der lærer at de skal slå deres børn kvinder der er i nogle tilfælde skal

til jobs hvis der er mænd på arbejdspladsen religiøse regler der sættes over samfundets love

det står nu klart for enhver måske også klarere end vi har set det tidligere at nogle omkring visse religiøse samfund misbruger vores frihedsrettigheder religionsfriheden ytringsfriheden til at undergrave selve det demokrati som

hvis der var en meget enkel nem løsning

var taget i brug for længst men i kampen mod antidemokratiske og ekstremistiske miljøer er der desværre nok ingen fingerknipsløsning vi har sat en stribe ting i gang for i fællesskab at styrke den forebyggende indsats

redskaber til at forebygge radikalisering blandt andet mulighed for at afsondre ekstremistiske indsatte i fængslerne vi har i satspuljeregi afsat ressourcer for at

der søger en vej ud af lukkede radikale miljøer en mulighed for det via et nyt exitcenter vi har skærpet pets muligheder vi har skærpet indsatsen mod syrienskrigere og lovforslaget om landsforræderi blev vedtaget i folketinget kort før jul så vi har gjort en del

men vi må jo også ærligt sige at vi ikke har gjort nok desværre ligger de nemme løsninger ikke lige for fordi vi står jo med noget her der er et rigtigt paradoks hvordan bekæmper man noget som er beskyttet af vores fundamentale samfundsværdier det er svært det rammer lige ned i kernen af vores demokrati lige ned i vores samfundssjæl det er et paradoks

at mange af de løsningsforslag der bringes op sådan umiddelbart støder ind i at det kan man ikke fordi der er nogle grundlæggende rettigheder og hvad gør vi så med dem der bruger de her grundlæggende rettigheder beskytter sig bag dem til i virkeligheden at søge at nedbryde vores samfundsmodel

jeg glæder mig over at folketingets politiske partier

absolut flest gennem de seneste uger har taget stærkt afstand fra de ytringer som vi har set afdækket omkring blandt andet grimhøjmoskeen mange har også tilkendegivet en betydelig vilje til at gribe fat om problemet forsøge at løse det og det vil jeg gerne kvittere for

for i mine øjne står vi med en udfordring her som er hinsides

almindelig partipolitik men som i virkeligheden handler om hvordan vi som slås fredeligt herinde beskytter os mod dem der helt grundlæggende vil demokratiet til livs

jeg har ikke svarene ikke på stående fod

men jeg vil gerne tilbyde at invitere

samlet virkningsfuldt gensvar hvor vi ikke bare råber vores afmagt ud fra tagene men gør noget der virker til et samarbejde med regeringen derfor vil jeg umiddelbart efter påske invitere partilederne til et møde i statsministeriet for at igangsætte et arbejde

inger støjberg og andre relevante ministre for at finde løsninger

løsninger der virker som respekterer demokratiet men som samtidig sætter hårdt ind over for dem som ikke respekterer vores love som siger fra over for dem som søger at begrænse vores frihed som tager et opgør

dem som grundlæggende ønsker et opgør med det frie samfund vi alle kender og elsker

en udfordring der favner bredt det handler om vores grundlæggende demokratiske værdier vores kultur vores historie om kommunernes rolle om uddannelse om tro og om mange mange andre ting derfor vil jeg gerne både invitere til og appellere til bredt samarbejde det vi står

er jo ikke et et nyt problem det eksisterede under den tidligere regering det eksisterede også under den

medmindre vi nu sammen finder nogle effektive gensvar

med denne invitation som jeg håber at partierne

at jeg skal bestemme hvordan regeringen tilrettelægger sit arbejde men jeg

selv sætter sig i spidsen for de forhandlinger og at

det vi har set åbenbare sig og som vi jo har vidst igennem en en tid så

statsministeren i dag gennemgår hvad det er vi har set via

synes jeg rigtig gode journalistik så tror man jo

verden tænk at vi i det danske folketing

to tusind og seksten skal forholde os til flerkoneri til systematisk vold mod børn og til overgreb

får trådt selv basale grundlæggende demokratiske rettigheder under fode men det findes det er ikke en lille del af danmark det har fået lov til at vokse sig større vi har parallelsamfund i danmark hvor

at de har en stærkere stemme end vores demokrati vores grundlov

derfor bliver vi nødt til

allerede nu kan diskutere konkrete forslag jeg tror det er rigtigt at vi har behov for en bred palet

vi ikke som en del af de forhandlinger skulle lade indgå at de unge kvinder og mænd der vil bryde med patriarkalske opdragelsesmønstre

med vold i hjemmet får flere og bedre muligheder for at bryde ud af et et undertrykkende

startende i kredsen af partiledere

vi må konstatere at hvis vi skal det her til livs skal vi ned i mange forskellige værktøjskasser og fru mette frederiksen antyder jo

håndterer de religiøse samfund på kan vi skærpe regelsættet der jeg har noteret mig forslaget om

der kun kan prædikes på et sprog som alle kan følge med i der er hele spørgsmålet

udlændingepolitik altså har vi de værktøjer der skal til for

der er en opgave for kommunerne så vi undgår en situation hvor vi

uddeler tilskud under fritidsloven og foreningsloven og

for så bagefter at se at det er penge der bliver bragt i spil i en bekæmpelse af vores

samfund der er helt klart også for nu at svare på spørgsmålet jo det man vel kan kalde et socialpolitisk gensvar

som følge af den etableres et nyt

der trækker så meget luft ned i lungerne at at de har mod til at vende ryggen til et

parallelsamfund og i stedet ønsker at gribe ud efter det her fantastiske

det kan bestemt også være en dimension i det hele taget vil jeg sige at min tilgang til det

arbejde vil være den at jeg ikke på forhånd udelukker nogen løsningsmodeller og jeg stiller mig omvendt heller ikke op her til en start og siger at jeg har patent på nogen løsninger

jeg tror at man er nødt til at anerkende at det her er svært fordi vi netop har

til at undergrave dem og hvordan bekæmper vi dem uden at gøre vold på de frihedsrettigheder og det demokrati som vi alle sammen

foreninger det er jo i sig selv absurd at hizb ut tahrir i københavn

udgyder deres holdninger imod vores demokrati og imod det samfund som som

dage siden diskuterede statsministeren og jeg et forslag fra

om netop at hindre hadprædikanter i at rejse fra land til land og bruge den

den ene dag i london den næste dag i københavn eller i aarhus

holdninger til mindretal eller i det hele taget at agere imod vores samfund hvor langt er regeringen kommet med

være helt åben om det som en potentiel følelse af afmagt er præcis det forhold at vi har skabt et demokrati med en række

og forsamlingsfrihed for nu bare at nævne to centrale værdier som man så kan dække sig bag

vil bekæmpe vores samfund det er jo lige præcis det der er dilemmaet det er derfor

i stedet for

løse men velmente forslag

arbejde sammen altså helt ned i materien om hvad skal der til hvad kan man hvor går grundlovens grænser er der mulighed for at udfordre udfordre grundloven har vi

sige samling nok i folketinget

man også godt tør gå til grænserne

har været rejst i debatten men det starter og slutter jo ved om vi har prædikanter i danske moskeer som kan få lov til

misbruge vores gæstfrihed vores åbenhed til at udgyde deres udemokratiske holdninger og værdier derfor tror jeg at det er vigtigt at vi i europa arbejder sammen for at hindre prædikanterne i at rejse fra land til land og dermed sætte i hvert fald en del af det værn vi har behov for at have op imod lige præcis de her meget formørkede radikaliserede tendenser derfor er spørgsmålet

hvor langt er man kommet med det her arbejde

teknikaliteter

så er der det andet spørgsmål som jeg desværre tror man kommer til at møde meget meget hurtigt nemlig

tilstrækkelig robust til at vi kan gøre det vi intuitivt gerne

jo præcis det dilemma jeg forsøger at tale om her når vi ser de her udsendelser tror jeg at enhver

tyr til nogle meget hurtige svar

det skal

mod det demokrati vi lever i med de regler der historisk er vedtaget og hvis vi skal vi skal løse det her på en effektiv måde hvor vi ikke bare konkurrerer i hvem

at vi er nødt til at sætte os stille og roligt ned med den samme indfaldsvinkel som må deles af alle demokratiske partier og se på kan vi gøre noget mere end det vi gør allerede i dag det er det jeg stiller mig til rådighed for det er det ministrene stiller sig til rådighed for herunder naturligvis også at give fuldstændig detaljerede svar på de spørgsmål der bliver stillet

af den overbevisning at udlændingeloven bruges godt nok i dag så er jeg ikke enig

igennem en periode på europæisk plan

set et mønster i at imamer rejser fra det ene land til det andet derfor mener jeg jo at der er behov for et europæisk system så vi kan hindre indrejsen hertil

til et teknisk spørgsmål men det er da i allerhøjeste grad et værdispørgsmål vil vi bruge vores lovgivning til det eller ej og har vi

jeg tror vi er nødsaget til at sætte ind rigtig rigtig mange forskellige steder men det

prædikes på en sådan måde i moskeerne som det vi har set blandt andet

afsløringer men som vi jo har vidst også inden er hindrende for en god integration og for den nødvendige sammenhængskraft i vores samfund jeg deler faktisk ikke statsministerens syn på afmagten jeg tror vi bliver nødt til

modsat gå tilbage i vores egen historie og se hvordan

vi tidligere har løst alvorlig samfundskriser og udfordringer

til et individuelt spørgsmål for kvinder at opnå ligestilling i danmark tværtimod vi har forenet os vi har ikke bedt hver enkelt ung kvinde om at tage kampen dengang der ikke var ligestilling i vores eget samfund vi har gjort det til en fælles sag

noget af det allervigtigste vi kan gøre over for vores unge med muslimsk baggrund er at stå bag dem side om side

vi havde også problemet i den tidligere tidligere regeringstid og min prognose er at medmindre vi nu altså virkelig prøver

diskutere med hinanden med den ambition at nå nogle fælles mål så har vi også problemet når der på et tidspunkt kommer en ny regering for det det er

vores demokrati der er

uden for landets grænser altså hele den aktuelle flygtningetilstrømning

integrere fremadrettet så der er jo ikke nogen enkel løsning og jeg har heller ikke en fornemmelse af at vi på den måde sådan kan lave det nationale kompromis der får alle udestående spørgsmål i relation til integration og udlændinge til at forsvinde eller alle snitflader i en standende socialpolitisk diskussion om hvad ressourceforbruget

på vores kvindecentre eller andet det har jeg ikke men jeg har en ambition om

ikke for at stikke hinanden noget i skoene eller

efter og give alting et serviceeftersyn er de regler vi har stramme nok kan de strammes yderligere uden at vi rammer en en grundlovsgrænse har vi mod til

at starte sager og tage en procesrisiko i nogle spørgsmål så kan vi flytte noget og det er egentlig det jeg

meget mere opdateret forståelse af hvad landsforræderspørgsmålet er som jo også har en sammenhæng med radikalisering og

på alle niveauer på en gang

de mennesker skal de kun have nedsat deres ydelse eller er der en vis forståelse for at at vi bliver nødt til at gøre mere hvis vi faktisk også gerne vil have at man både kan opretholde en ordentlig levestandard og at mennesker ikke skal sættes ud af deres bolig og

til arbejdsmarkedet så helt konkret hvad gør man på boligområdet når flere

noget mere social mobilitet

jo præcis det der er tanken

er det afgørende her er mennesker nede bagved og det tror jeg også fru mette frederiksen vil anerkende og

jeg også fået i hovedet at jeg nu taler om mennesker nede bagved men det er jo dem det handler om det handler jo om

at lave et system hvor det at arbejde frem for at lade være også det at arbejde lidt frem for at

kvinder skal acceptere vold fra

igen igen skræmt den danske befolkning jeg tror faktisk

at man blev endnu mere skræmt da man så også så opfølgningen fra de islamiske ledere der var samlet i søndags for at komme med en respons på det her en og tredive moskeer og islamiske organisationer var repræsenteret på et stormøde i islamisk kulturcenter i københavns nordvestkvarter søndag her nåede de frem til fem punkter som var deres gensvar

de fem punkter handlede alle sammen om at det var tv to der var de skyldige at det var

positivt integrationsarbejde

det illustrerer noget af den opgave

aktiv deltagelse i en møderække der forhåbentlig kan føre frem til noget handling for jeg tror de fleste danskere er dødtrætte af at politikere taler

når man hører integrationsministeren sige at grimhøjmoskeen

jævnes med jorden hvis det stod til hende eller hører andre politikere herinde sige det samme

om netop at lukke grimhøjmoskeen

savner handling derfor vil i

er for noget handling han forestiller sig en ting er at der kommer en møderække det er godt men hvad er det for

sådan at vi undgår det vi måske har set historisk nemlig at når sådan nogle ting

i offentligheden bliver retorikken hård jeg husker en tidligere sf formand som i ret direkte vendinger som jeg ikke vil gengive her i folketingssalen

fik sagt noget om hvad de mennesker skulle gøre hvor de skulle gå hen men hvis det bare bliver råbt

nytter det jo ikke det er jo derfor jeg

og min egen indfaldsvinkel til det her er at vi inden for rammerne af vores fundamentale demokratirettigheder skal gå så langt vi kan

inviterer til så jeg inviterer ikke til at arbejde hvor vi bare sætter os ned og har sådan den første rygmarvsfortolkning af hvor

min egen læsning af det her er at vi er fundamentalt

fundamentalt udfordret af nogle der misbruger de frihedsrettigheder som er skabt gennem generationer til at forsøge

bare sige jamen de frihedsrettigheder man dækker sig under står i så høj kurs at bare man siger dem højt

har man opnået beskyttelse vi er nødt til

indrejse og udrejse og det er i spørgsmålet

overhovedet at kunne kalde sig et religiøst forkyndende samfund kan vi skærpe regelsættet der altså

hvornår man giver dansk statsborgerskab og hvornår man måske også

hvilke konsekvenser noget skulle have for en

noteret mig at hun som integrationsminister nu

og når man undersøger opholdsgrundlaget

manden i to tusind fik dansk statsborgerskab bevilget af det her folketing imod dansk

hvis man for alvor skal gøre noget ved det her skal man

de her mennesker frygten for at de mister danmark som en sikker base som et sted hvor de kan udfolde deres

frataget igen hvis man begår sig udi det som blandt andet det

meget åbent sind for at gøre alt hvad vi kan for at bekæmpe den her ondskab med respekt med respekt for de fundamentale demokratirettigheder

samfund og det vil jo vise sig

de internationale konventioner så kan man fratage folk statsborgerskab hvis effekten er at de bliver statsløse kan man gøre det hvis de har dobbelt statsborgerskab

jo de ting der må der må udforskes

det jeg siger her i dag er at vi er nødt til samlet

angribe det her og med en spændstighed og et ambitionsniveau som er højere en det det

er nok det bedste jeg kan sige i dag og så glæder

hvis man i to tusind og fjorten har undersøgt et opholdsgrundlag og fundet frem til

kan gøre noget så vil man jo nok nå frem til det samme i to tusind og seksten

statsministeren siger om hvad grundlovens rammer

retsligt opgør om det men så længe folketinget ikke engang er indstillet på at tage

altså at den skal lukkes så kommer man jo ikke til det retslige opgør og så er

som oppositionsparti i to tusind og fjorten

og har den samme ambition og når frem til

kan levere så er der jo en udfordring og så og så er den udfordring jo at man har lovet mere end man kan holde for at sige det ligeud og så må man diskutere

levere det der er den politiske ambition og det

ikke det er mange her som ikke intuitivt netop når

der løsningsforslag når vi ser det vi ser hvorfor gør man ikke bare hvorfor smider man ikke folk ud hvorfor lukker man ikke og så videre og når man ikke gør det man intuitivt tænker

er det fordi vi har indrettet et samfund med et regelsæt der gør at det ikke umiddelbart er løsningen og så må vi jo diskutere

skal til for at vi kan få nogle løsningsmodeller på bordet som er mere effektive

det overordnede signal

spilleregler og afgrænset af den grundlov vi har er indstillet på at afsøge alle de løsninger der skal til for at det virker så det ikke bare bliver en konkurrence om

det lyder som om man bare har kunnet få uendeligt med ydelser

det som det her nye lovforslag handler om er jo at ydelserne sættes markant ned altså at regeringen

fra danskere som i forvejen har allermindst helt op til seksogtredivetusind kroner om året kan en enlig arbejdsløs mor med to børn miste det er mere end to tusind kroner om måneden og det sker jo få måneder efter at i i regeringen har givet skatterabatter til de danskere som har råd til at købe de allerstørste biler det sker samtidig med at regeringen planlægger endnu en gang at sænke topskatten

situation vælger i altså at kaste jer over de danskere som har mindst de mest udsatte dem som ikke kan finde et arbejde på det

krævende komplicerede arbejdsmarked for manges vedkommende mennesker som har

dem der rammes hårdest af det her er enlige forsørgere med børn og det er typisk enlige mødre der er tusindvis af børn som vil blive ramt af det her børneorganisationerne

og det ubehag og

som følger med ikke at kunne betale huslejen sidst på måneden

fædre og mødre med rynkede pander fordi de er bekymrede for ikke at kunne betale regningerne det er resultatet herre statsminister af den her lov som i vil gennemføre i den her uge med stemmer fra dansk folkeparti der lovede danskerne før valget at det ikke ville ske

skabe social mobilitet og om at sikre at mennesker der i øjeblikket er parkeret på kanten af vores arbejdsmarked kommer ind på vores arbejdsmarked til glæde for dem selv men også til glæde for deres børn

uenige om hvordan man gør det regeringens svar

er at vi vil lægge et loft over hvor meget man samlet set kan få i sociale ydelser sådan at der skabes et større incitament en større tilskyndelse og en større gevinst ved at tage arbejde også arbejde til en lav løn og også arbejde som måske

tænkt at man skulle have det kan være at man er uddannet sygeplejerske

så er det bedre at man får et rengøringsarbejde og kommer i gang og kvalificerer sig det er vores

i to tusind og femten altså sidste år

en del af dem bliver altså skabt på

at der kommer folk ind udefra og tager arbejdet samtidig med at vi har en stadig større gruppe der sidder passivt hen det

de mennesker der står op hver morgen

det er ikke med nogen ambition om at fastholde

som statsministeren siger at statsministeren bekymrer sig om

meget uenige om hvordan folk kommer i arbejde

er vi nu også det statsministerens egne tal viser

også med en samlet set mere beskeden økonomi end den man har i dag eller om man permanent skal være på de her ydelser og kontanthjælpsloftet

vi agter at vende tilbage til i i efteråret med

det formål at vi får mere bevægelse at vi får mere gang i tingene at folk er kortere tid på kontanthjælp end de er i dag

at alle deler den ambition men hvis man ikke vil sætte handling bag

jo ikke noget og jeg kan jo bare helt stilfærdigt konstatere at det samlede antal kontanthjælps og uddannelsesmodtagere

femten på trods af at beskæftigelsen er steget i de sidste to år så der bliver skabt flere arbejdspladser men den her gruppe er permanent

hvorfor skal de her voldsomme nedskæringer som kommer til at betyde fattigdom for rigtig mange børn i danmark ramme mennesker hvor sagsbehandlere i kommunen har vurderet

i stand til at arbejde tror statsministeren virkelig at man kan gøre syge mennesker raske

stilfærdigt for mig handler det

om rimelighed det handler om at den enlige mor der står op hver morgen cykler ned

supermarkedet for at sidde ved kassen hele dagen cykler hjem igen og samler børn

et udkomme af det

det skal være et udkomme der er større end det hun kunne få hvis ikke hun gjorde det

set mit politiske udgangspunkt kontanthjælpsloftet er i øvrigt designet på en måde også med hensyn til boligsikring og andet der gør at en lille forskel gør en stor forskel altså at man med relativt lidt beskæftigelse

flytte sig ud af blandt andet

nogle af de problemer man får hvis man har nul beskæftigelse i relation til til boligsikring det handler om

at anspore folk og motivere folk

et arbejde i en situation hvor beskæftigelsen

igen var det i en udmærket og synes jeg fordomsfri diskussion

med joachim b olsen at man havde debatten oppe at vende det er rigtig rigtig vigtigt at vi får de her ting sat på plads og rimelighed er faktisk det rigtige ord det var også det statsministeren brugte

når der bliver inviteret til sådan en diskussion så er vi også der hvor vi nu åbent diskuterer

det være problemet at der er nogle fundamentale regler

alt for ofte har man fald en fornemmelse af ender med at forhindre os i at gøre det som man intuitivt gerne vil gøre så nu har vi

den pågældende men det fremstod så i situationen ikke attraktivt måtte man forstå i forhold til det

udgangspunkt vil være at vi skal overholde landets

bundet af de internationale forpligtelser vi har påtaget os det er vores udgangspunkt og det er med det udgangspunkt at vi

man siger men jura er i min optik jo ikke på den måde en hundrede procent eksakt videnskab og jeg kan i hvert fald i mit eget korte politiske liv godt genkalde mig situationer hvor ting som har været bragt i forslag i første række blev mødt med at det er problematisk for eksempel i

til grundloven og at det så efter en nærmere analyse har vist sig at det

de regler vi har vedtaget i folketinget om

udskyde retten til familiesammenføring til tre år

ville procesrisikoen ved at sige tre år frem for nul år

været vurderet anderledes så vores indfaldsvinkel er at der

en kant der hedder grundlov og konventioner i det klare udgangspunkt og så må man prøve

at udfordre det skal jeg så stå her og

at der kan opstå et eller andet forslag som har så bred politisk opbakning at hvis man ligesom kan identificere at der er én klar konsekvens her altså at man må træffe

en proaktiv beslutning og at man så på forhånd afstår fra det det vil jeg ikke gøre for det

trossamfund er også en oplagt ting at tage fat i efter nogle af de ting som kom frem i de udsendelser som vi har set

de skattefinansierede integrationsprojekter hvis der er nogle af dem som bliver brugt som en form for skalkeskjul i forhold til de her imamers helt forfærdelige måde at agere på i det danske demokrati

der er vel også diskussionen om hvad reglerne er i forhold til at skulle stille lokaler til rådighed

faktisk allerede fra kriminalforsorgen og

for en type imamer som skal arbejde her hvad baggrunden er

laver en form for screening er det noget som vi

man skal prædike på et sprog vi alle forstår har jeg stor sympati for det giver det giver god mening kan man så bare uden videre sige at der

stiller det den engelske kirke den svenske kirke

gå lidt grundigere til værks

og jeg er ikke i stand til at give svarene her i dag

at vi har nået et omfang af trusler mod vores

at fordi der er et problem med den norske den engelske den tyske kirke hvad ved jeg så afstår vi

det er jo det arbejde vi skal have sat i gang og jeg

et andet element som rækker ud

statsborgerskab hvordan kan vi stramme op i forhold til det er der muligheder for og det er vel noget som har været

et no go indtil nu at fratage folk statsborgerskabet hvis de først har fået

side gerne vil tage op i de drøftelser som kommer og som jeg også håber

imod også selv om de skurrer i ørerne i forhold til

i mit liv og jeg er trods alt en og tres år har jeg en fornemmelse af at det der sker ude i europa og det der sker i verden kan

helt galt altså helt galt

stigende global ulighed jeg tænker på konflikter tæt på europas grænser i

putin og rusland og den måde han agerer på jeg tænker på det der sker i tyrkiet jeg tænker på en destabilisering af nordafrika og og mellemøsten og jeg tænker på massive flygtningestrømme

ser på et europa og et eu som

står vi med en klimakrise som jo

forstærker hinanden og gør hinanden værre det vi så ser

lokale løsninger på de her udfordringer og jeg er oprigtig bekymret for om det eu som vi kender i dag ikke eksisterer om nogle få år det er den bekymring jeg har og det er det trusselsbillede jeg ser at vi skal forholde os til som politikere også her i danmark

jeg lyst til at høre hvordan ser statsministeren på de her udfordringer hvad er det for et trusselsbillede

millioner af mennesker er hentet ud af fattigdom og ind i et bedre liv det er en verden

en klimaaftale i paris som er historisk derved at derved at ikke ikke kun industrilandene skal påtage sig en forpligtelse men at der erkendes et bredere globalt ansvar så det er blot for måske at nuancere billedet af at alting er ved at bryde sammen og det ikke holder vores

da helt enig i at ikke mindst europa

efter en

samme generation hvor vi i lettelse over berlinmurens fald tænkte at nu

bare for os alle sammen at nu voksede

vi har rakt hånden ud til rusland

handelsrelationer troet på vækst og demokrati og så er

og udfordringen fra immigrationsstrømme på grund af et arabisk forår som frøs til

jeg vælger nu at være håbefuld og fortrøstningsfuld altså jeg erkender fuldt ud

handler langsomt

men europa handler jeg opfatter en stigende realisme bare i den korte tid jeg selv har været statsminister her i anden

omgang fra de allerførste topmøder jeg sad

hvor der var sådan en lidt laissez faire holdning til den her flygtninge

blev der sagt til at der nu er en bred erkendelse af

små skridt men det er svært at

består af otte og tyve selvstændige lande som altså kollektivt skal nå en erkendelse dele en analyse og handle på den men jeg

gode kolleger rundtom i europa

det tegner det samme billede og noget af det som de blandt andet er dybt bekymret over er den populisme og den højrenationalisme som

vi ser vinde frem i rigtig rigtig mange lande der var valg

i weekenden og igen ser vi et højreparti få

forbavsende stor opbakning vi ser det i polen vi ser det i frankrig vi ser det i italien altså en enorm opbakning til nogle holdninger som man

jo næsten skal tilbage i historien for at se

tilsvarende lederen af det tyske højreparti

så sent som for et par uger siden at det skulle være i orden at skyde illegale immigranter hvis de krydsede grænsen til tyskland så hvad mener statsministeren man skal stille op i forhold til den form for politisk konsekvens

seriøsitet altså at stille folk fuldt til ansvar for det de foreslår

set præcis også i det lys at jeg for et øjeblik siden inviterede alle partierne til det arbejde

en hurtig mikrofon frem over bordet hvad vil du gøre jeg vil lukke og jeg vil smide ud

så kommer de der løsninger som er til at forstå følelsesmæssigt og intuitivt men som man i hvert fald er nødt til at tænke fuldt igennem i alle

konsekvenser altså hvor stiller det os hvis vi bare tyer til den lette løsning

har brug for at insistere på en større tyngde en større seriøsitet i den politiske armlægning

kommer som sædvanlig fra medlemmerne af alternativet og de er jo meget optaget af cop21 aftalen og hvordan

ambitionsniveauet og når i mål med det spørgsmålet er hvordan statsministeren vil sørge for at danmark og eu iværksætter de tiltag der skal til for at leve op til

meldinger der kom fra nasa så sent som i går

en klimamæssig nødsituation aldrig har klimatemperaturen været højere

debat forsvinder i nogle måske meget nære og meget påtrængende problemer men det er jo den helt grundlæggende diskussion og udfordring vi står over for

er en udfordring her mellem det at være et selvstændigt land danmark op imod

i eu som jo sådan set er det der er objekt for at påtage sig de her klimaforpligtelser som bagefter skal deles ud

ligger der i talende stund ikke nogen krystalklar køreplan for hvordan man i eu regi regi griber de her forpligtelser

den helt overordnede holdning at et eu der har presset på for at få en global klimaaftale jo også skal måles på evnen til

håbet om at vi rent faktisk kan tage vores egen skæbne

hænderne og gøre en forskel for kommende generationer

også i den ånd jeg vil besvare statsministerens invitation fordi det jeg hører er en efterlysning af reelle løsninger der kan gøre en forskel ude i virkelighedens verden og ikke symbolpolitik og christiansborgfnidder jeg ved ikke helt om jeg synes at diskussionen nødvendigvis har afspejlet det hele vejen igennem men det skal jeg ikke gøre mig til dommer over men jeg vil bare sige at hvis det er det det handler om

alle problemer i samfundet løses bedst med tre behandlinger i folketinget og en ny lovgivning

for demokratiet og mod de formørkede stemmer jeg tror vi skal finde veje til at understøtte dem

er som sagt ikke sikker på at det er love og paragraffer men måske noget af det fineste vi har i dansk tradition og historie nemlig folkeoplysning og uddannelse men lad os endelig

indføre et kontanthjælpsloft men der var også et andet løfte som statsministeren afgav i valgkampen

lidt i kampens hede men det tæller vel alligevel det var jo løftet om at

man ikke ville føre en politik der bragte børnefamilier under den fattigdomsgrænse som vi havde indført under sr regeringen

bare spørge statsministeren gælder det også i dag

den her regering på trods af at den har afskaffet fattigdomsgrænsen vil leve op til det løfte statsministeren gav til danmarks børn om at man ikke ville føre en politik der bragte folk ned under den daværende regerings fattigdomsgrænse

hvor der er noget der er håbefuldt

men jeg er ikke på jagt efter symbolpolitik jeg er på jagt efter noget der virker i relation

anerkender vi jo ikke den måde at opgøre fattigdom på som den tidligere regering excellerede i

en alt for firkantet måde at opgøre det på som også fanger mennesker ind som altså midlertidigt

folk der er et eller andet sted i deres uddannelsesforløb hvor det lige om lidt er sådan at håbet bliver bliver tændt

at vi ikke ville foreslå nogle takster der i sig selv bragte familier

nemlig at den politik man ville føre ikke ville bringe børnefamilier ned under den grænse som den daværende regering satte og jeg husker tydeligt hvordan ordene faldt

altså et ja nej spørgsmål hvorvidt det løfte i lighed med løftet om at indføre et kontanthjælpsloft står ved magt

synes jeg egentlig at man fortjener et ret klart svar på om også det løfte står ved magt

vil jeg også bare sige når man hører diskussionen i dag om

kan bruges til den kassedame som statsministeren omtalte tidligere bliver jo hverken rigere eller fattigere af at der indføres et kontanthjælpsloft

på kontanthjælp det er jo først når efteråret kommer og vi skal diskutere om vi kan finde veje til at lette skatten på arbejde at man for alvor kan gøre en forskel og der håber jeg sandelig at ambitionerne er større

ikke nemt altså det vil jo utvivlsomt nødvendiggøre at der

skal træffes nogle nogle vanskelige beslutninger fordi vi står i en situation hvor fundamentet under vores økonomi jo er skredet på nogle punkter og det er ikke nogen bebrejdelse mod den tidligere regering det er bare en konstatering at vi for eksempel nu må nedjustere

ni milliard kroner bare siden regeringsskiftet så det bidrag der var på mere end en procent af bnp er faldet

til til en bagatel og sådan kunne man nævne nogle andre udfordringer også

migrations og flygtningekrisen så der bliver klart brug for at vi

og fem og tyve perspektiv også får truffet beslutninger af en større sværhedsgrad hvis vi skal sikre ressourcer både til at udbygge velfærden

udbygge velstanden via skattelettelser

så fik jeg ikke svaret på det første spørgsmål og det undskylder jeg men det

bare sige at hvis ambitionerne ikke rækker videre end til kontanthjælpsloftet der skal finansiere skattelettelser

omtrent til ti kroner om ugen hvis det er beskæftigelsesfradraget

der for alvor ændrer verdens gang men det gør det for de tredivetusind berørte kontanthjælpsmodtagere som nu bliver ramt af kontanthjælpsloftet og derfor vil jeg blot sige at jeg håber at ambitionerne er større end det vi har set med kontanthjælpsloftet når det handler om

tilvejebringe provenu for skattelettelser til gengæld vil jeg sige

man skylder et svar til danmarks børn det nytter ikke noget at føre en politik der bringer børn i fattigdom

at det jeg sagde i i valgkampen var oppe imod mennesker der gerne ville tegne et helt fortegnet billede af hvad det var vi ville med det her

og som i øvrigt er til drøftelse i salen

at det er rimeligt på alle dimensioner også for at forfølge det der er vores formål nemlig at sikre en større social

ingen børn livslangt eller i hele deres barndom skal vokse op med forældre på kontanthjælp det

nu for ellers gentager vi fortidens synder vi kan jo se at udfordringerne ikke kun har været der her i forbindelse med de afsløringer tv to har lavet

noget vi har kendt til i rigtig mange år som statsministeren siger også i hans egen tidligere regeringsperiode det

fingerknips

op på vestegnen og jeg må indrømme at noget af det jeg har oplevet i ishøj hvor jeg har gået i gymnasiet

nu har vi unge kvinder der vokser op i danmark

deltage i udenomsting hvis der er drenge involveret

oplever at vi har to samfund i danmark det

acceptere at unge kvinder sættes under stærk social kontrol

moderate muslimer som findes i danmark som

symbolpolitikken og signalpolitikken der skal lægges på hylden

loft over antallet af tosprogede elever

andet også er et element her der handler om at hvis for mange mennesker med en anden etnicitet bor sammen så det sprog man

det var ikke ikke politisk korrekt og jeg måtte jo notere mig at den regering der kom efter min lavede om på kriterierne og udvandede dem mere jeg glæder mig så over at sf nu melder sig ind i den her debat for jeg betragter det forslag om folkeskolen

etnisk baggrund men det er en realistisk erkendelse af at hvis der er for mange

er muligheden for at blive opdraget med en dansk kultur mindre end hvis der var færre sammen gør man så det bedst

de nære boligmiljøer at sige til børnene i skal ikke længere have nogen nærhed til skolen i skal busses over

så det sociale netværk i bygger op med legekammerater og

et i kan tage med hjem i jeres fritidsliv

meget meget forbeholden over for altså

angrebet de bydele og de bysamfund som er blevet alt for homogene på en forkert måde

skoledistriktet vi skal prøve at sørge for har

multikulturel baggrund end end skolen der ligger i i skoledistriktet men det er jo en af de diskussioner vi kan få

helt afgørende jeg synes det er problematisk når hvert tredje barn i københavn bliver taget ud af folkeskolen og sendt i friskoler om det er muslimske friskoler eller traditionelle privatskoler eller maoistiske lilleskoler eller hvad det nu er

det optag rådmandsgades skole

af anden etnisk herkomst man ændrede det til

fru louise gade

til altså hvad er det for krav vi stiller

vi kan sikre os at børn der sendes på

unddrages information om hvad det er for grundlæggende værdier det her samfund

den diskussion er der jo

én løsning for jeg tror at vi skal være tilbageholdende med at

sidde her på christiansborg og for eksempel

at de løsninger der skal virke lokalt et

medejerskab men om jeg kan se et problem i at der er en kæmpe koncentration af børn med anden etnisk baggrund end dansk ja det kan jeg se et kæmpe

jeg har hørt forfærdelige fortællinger om friskolerne om alt fra fysisk afstraffelse

set obligatorisk i vores fælles skole og det mener jeg er en diskussion vi bliver nødt til at tage

man kan melde sine børn ud af vores fælles folkeskole for at sørge for at de kommer

barn altså som giver ens barn en rygsæk fyldt med værdier og viden der kan bruges til at begå sig i det

så oplever vi pludselig at nogle

bruger de muligheder til at fylde noget helt andet

det skal vi angribe men vi skal angribe det klogt for vi skal jo angribe det på en måde hvor vi ikke pludselig i forhold til alle velfungerende

det der gør det her

kontrol kontrol kontrol eller hvad det nu kunne være har en sværhedsgrad når man når man går mere praktisk til værks men men det er

det vil være sådan at de ministre som er relevante for den her debat deltager i den her

ud over den nuværende naturpakke det er vi ikke i tvivl om nok skal komme

i højere grad bruger vores sunde fornuft når det handler om vækst

med det lidt lettere at være spørger i dag

indledningen om at vores værdier er under pres

i stedet for at tale om det der er rigtig meget

statsministerens tilgang til det vi glæder os til forhandlingerne så tak for det

så muligt at tale om om noget helt andet nemlig skat det skal man

af de største samfundsmæssige udfordringer vi har i dag er jo nok at der er alt for få mennesker der sætter en ære i at klare sig selv det system er simpelt hen ikke langtidsholdbart

den vej vi er på vej ned ad vi tror på at vi kan skabe et endnu bedre danmark hvis vi fokuserer på at skabe tryghed for alle danskere og skabe muligheder for dem der har respekt for hårdt arbejde

kræver at der er færre der møder staten med krav og forventninger vi ønsker et opgør med at alle skal have hjælp fra staten

også at vi lader danskerne beholde flere af deres egne penge

synes jeg nemt spørgsmål til

vi har et skattetryk der i dag er årsag til at folk mangler motivation

ude i kommunerne eller hvor det nu måtte være hvis

et helt konkret sted hvor et regeringsskifte har betydet at der er noget mere at lave velfærd for

den anden del er så nogle målrettede skattelettelser

til efteråret så det er

den den tidligere regering men det efterlader stadig væk for mange mennesker efter min bedste hukommelse vel i størrelsesordenen cirka ethundrede og titusind som ikke har noget stort økonomisk incitament til

enig i at det er en del af svarene på de udfordringer

system med når det fungerer en god dialog mellem mellem skatteborgerne og

bare for at stemme violinen rigtigt så jeg

ikke er at omkalfatre det danske skattesystem det er det ikke det er med afsæt i genkendelighed

at danskerne har en fornemmelse af nogenlunde hvor de står

få lavet de justeringer der skal til for at gevinsten ved at arbejde i særlig grad for folk med små arbejdsindkomster

det er jeg i hvert fald for nærværende mere optaget af end en eller anden tanke

om at lave det hele meget meget enklere for det vil vise sig at i enkelheden ligger hele kompleksiteten

jo meget dansk at vi beskatter folk hele livet igennem og

betalt skat af i forvejen jeg så via dagspressen

boliger

i retning af at det vi dog ikke

arvebeskatning rummer nogle udfordringer ikke mindst

sammen har taget ansvaret for at få lavet en

hvor vi begynder at gøre gøre noget ved det

det kunne jeg principielt godt

det som jeg synes er det vigtigste lige nu og her på dette stadie i danmarkshistorien hvis ikke man kan gøre alt på en gang er at

som har en relativt lille arbejdsindkomst og som får lov til at beholde

for lidt af den sammenlignet med mennesker der er på passiv forsørgelse det

at vi også kan se at der er et problem lidt længere oppe i indkomstskalaen ikke mindst i forhold til de stillinger som er internationalt konkurrenceudsatte rækker pengene så til mere end det

møde

benny engelbrecht rune lund martin lidegaard josephine fock og jonas dahl

blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

betragter jeg tingets samtykke som givet

marts to tusind og seksten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra

peder hvelplund godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den niogtyvende marts to tusind og seksten i anledning af stine brix’ orlov

ønsker ordet da det ikke er tilfældet går vi til

tredive af dan jørgensen marcus knuth simon emil ammitzbøll og naser khader

ni og tyve af søren espersen og v en og tredive af johanne schmidt nielsen rasmus nordqvist sofie carsten nielsen og jacob mark bortfaldet

det tjoh de skærer i kontanthjælpsmodtagernes ydelser for så skal de jo nok komme i arbejde mener

at halvfjerds procent af alle dem som bliver ramt af kontanthjælpsloftet ikke er jobparate det vil sige

er klar til at tage et job de kan være syge de kan være handicappede eller på anden måde

af stand til at tage et arbejde men igen vi tager penge fra de syge så kommer de nok i gang

fra dansk folkeparti og venstre vi har været igennem et langt forløb i udvalgsbehandlingen og det står helt klart for alle der vil komme flere udsættelser og flere hjemløse der vil blive flere fattige familier og mange handicappede som vil blive ramt af dette lovforslag men spørger man ministeren om der kommer flere udsættelser

boligselskaberne og andre organisationer er overbeviste så vurderer ministeren

noget andet efter mange svar

altså på mavefornemmelser og vurderinger

jo ikke basere vores lovgivning på mavefornemmelser eller personlige vurderinger vi må altså have fakta på bordet klare beviser

ikke vil skabe flere hjemløse og ramme syge og handicappede

og dem der lokalpolitisk står over for udfordringerne nemlig kommunerne alle tror på at flere udsættelser

de vil efter mavefornemmelser end lytte til dem der ved noget lovforslaget vil betyde at et ægtepar

fordi der ifølge socialministeren er en del fordomme derude der gør at de

og fem og tyve timersreglen skal aflevere den enes kontanthjælp

en kvinde der er født med spastisk lammelse i højre halvdel af hjernen som ikke altid kan kende sine børn hvis hun møder dem på gaden og som har været i femten arbejdsprøvninger og fem og tyve år på kontanthjælp

må da gøre indtryk

såvel vore folketingsmedlemmer som vore regionsmedlemmer og byrådsmedlemmer rundt om

storkommuner arbejder hele tiden på at forbedre forholdene for ældre syge og handicappede

og for ændringsforslagene fra rød blok

årsmøde i 2015 der er handicappede som slet ikke oplever den hjælp i hverdagen de har behov for og den forståelse de burde møde

for disse mennesker på dfs hjemmeside står der at skattelettelser aldrig må gå ud over den sociale sikring af mennesker der uden skyld rammes af midlertidigt eller permanent ophør i beskæftigelsen kære dansk folkeparti hvordan hænger det sammen jeg er

alle de dfere som vi jo

sørgelige og tragiske eksempler man ser i medierne

som vil blive ramt men mit ønske mit opråb til

gør det de sagde i valgkampen vi har kun brug for en enkelt dfer én dfer så undgår vi det her lovforslag så jeg vil meget meget håbe på at de her

stemmer for det som vælgerne troede df

ønske at sagen henvises til fornyet udvalgsbehandling da der stadig væk er en masse ting vi gerne vil have

fra kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen jeg tænker på tusindvis af langtidssyge mennesker der har andre alvorlige problemer end at de mangler et job mennesker med kroniske lidelser og handicap alle dem som kommunerne har vurderet som ikke jobparate men desværre har

støtte disse ændringsforslag og så

jeg vil gerne med formandens tilladelse citere en

som de svages beskyttere i foråret to tusind og

kristian thulesen dahl håndfaste garantier om ikke

ydelserne men det er jo netop hvad der sker der skæres drastisk

boligstøtten især for enlige forsørgere der risikerer at miste helt op til seksogtredivetusind kroner om året svarende til cirka en tredjedel af deres nuværende rådighedsbeløb der skæres ned på folks kontanthjælp i forbindelse med to hundrede og fem og tyve timersreglen enten tusind eller en tusind fem hundrede kroner om måneden

risikerer at miste hele den ene parts kontanthjælp det vil sige ethundrede og toogtredstusind kroner om året

de vælgere vælgere som den vælger jeg citerede for lidt siden

løfte sløret for hvad han svarer og hvis han ikke selv er til rådighed hvad der er noget der tyder på at

vil dfs ordfører så løfte sløret for det

mod de ændringsforslag som enhedslisten og socialdemokraterne har stillet forligspartierne og ministeren siger at kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen indføres for at flere kontanthjælpsmodtagere skal komme i arbejde det er i hvert fald den remse vi hele tiden får læst

men hvorfor i alverden skal reglerne så ramme mennesker der af kommunerne allerede er vurderet som ikke jobparate

nogen logik i der ligner det jo lovforslaget som sådan for der er helt grundlæggende ikke nogen logik i påstanden om at de arbejdsløse og de syge kommer i arbejde fordi vi tager nogle penge fra dem men lige her er det da totalt selvmodsigende begrundelsen for

at flere skal i arbejde men kommunerne har jo allerede slået fast at disse mennesker ikke kan arbejde hvorfor skal de så straffes det har vi spurgt om mange gange vi har ikke fået svar endnu måske kan vi få det i dag socialdemokraterne har lige

at lovforslaget går tilbage til udvalget det er vi helt enige i

om konsekvenserne af det her lovforslag så sent som i dag har boligselskabernes landsforening påpeget at kontanthjælpsmodtagere i almene boliger i hovedstadsområdet mister langt mere end i de gennemsnitsberegninger som ministeren har udsendt og

inden lovforslaget bliver vedtaget det gør sikkert ikke indtryk på de borgerlige partiers ordførere de har ligesom besluttet sig for at nu skal arbejdsløse og syge mennesker med handicap betale for at folk i deres egen lønklasse kan få endnu flere skattelettelser

og det har jeg så stillet en række spørgsmål om som også vil blive taget op i de videre møder vi har i dag om det her lovforslag

når konsekvenserne begynder at melde sig og når vi desværre vil få bekræftet boligselskabernes og og kommunernes og mange flere organisationers advarsler om at det her lovforslag

til flere udsættelser flere fattige flere hjemløse

det kan være der er en anden fra regeringen

de radikales leder morten østergaard mindede os jo her tidligere på dagen om statsministerens løfte fra valgkampen hvor statsministeren sagde jeg kommer aldrig til at føre en politik der sender børn

den fattigdomsgrænse som den daværende regering

at det rent faktisk sker at der rent faktisk er børn i familier som kommer under den her fattigdomsgrænse vil man så hjælpe statsministeren med at leve op til valgløftet

har gjort det nødvendigt at indkalde til syv samråd en høring

sandsynligvis lange behandlinger i folketinget

den rammer en meget stor gruppe af de udsatte fattige og syge mennesker vi har i danmark man sagsbehandler ethundrede og halvtredstusind mennesker og sætter tredivetusind mennesker ned i kontanthjælp og hvorfor for at skabe syv hundrede jobs heldigvis er det foreløbig lykkedes centrum venstre partierne at få undtaget enkelte af de mest udsatte grupper med handicap fra kontanthjælpsloftet

det arbejde skal de to store oppositionspartier socialdemokratiet og enhedslisten roses for at

vi synes også at man skal anerkende at regeringen og dansk folkeparti har rykket sig lidt vi anerkender dem for at reducere den skade de forvolder med den her lovgivning men vi er langtfra i mål der er mange flere mennesker der skal undtages fordi de ikke har en jordisk chance for at finde arbejde

har fem og halvfjerds procent af kontanthjælpsmodtagerne andre problemer og udfordringer end arbejdsløshed det betyder at de har andre problemer de skal have løst før de kan tage et job og det betyder igen at de ikke er direkte modtagelige over for økonomisk pres eller økonomiske incitamenter som det hedder de bliver bare fattigere med kontanthjælpsloftet deres børn bliver bare fattigere

mennesker kommer til at ende i fattigdom forarmelse

der ikke er modtagelige over for økonomisk pres fra det moderne kontanthjælpsloft så har vi de sidste fem og tyve procent af kontanthjælpsmodtagerne som godt kan gå direkte i

for de vil jo gerne arbejde i to tusind og

en procent det viser en gang for alle at folk gerne

inden for folks geografiske og faglige råderum

allermindst jage mennesker rundt efter jobs der ikke findes fordi vi tror at arbejdsløsheden er de arbejdsløses skyld så lad os fortsætte den proces indtil vi har fritaget alle de mennesker som kontanthjælpsloftet ikke virker på for så er der ikke nogen tilbage i målgruppen

bare have bedt om hjælp i beskæftigelsesudvalget til at formidle syv hundrede jobs fra starten

vi gerne hjælpe med at formidle arbejdspladser og vi vil endnu hellere være med til at skabe nye grønne og socialt bæredygtige jobs

alternativet er det moderne kontanthjælpsloft blevet et monument over den negative kultur der er i vores

hvor vi ophæver menneskers personlige frihed og styrer vores medmennesker med kontrol og tvang vi er blevet bekræftet i at beskæftigelsesområdet er skruet totalt forkert

sammen fra starten vi er det land i verden hvor mennesker har mest tillid til hinanden vi har tillid til politiet og retsvæsenet regeringen og det offentlige vi er verdensmestre i tillid alligevel har vi et stort område i vores samfund hvor hundredtusinder af mennesker er styret af mistillid tvang og kontrol eller såkaldte økonomiske incitamenter det er det område vi kalder arbejdsløshed det har været sådan længe og mange tror næsten at det skal være sådan men vi er nødt til at tænke nyt arbejdsløshed kan ramme alle befolkningsgrupper og det er vel fælles for alle mennesker uanset om de stemmer

at få frataget ansvaret for deres eget liv bare fordi de er blevet ledige så mens vi kæmper side om side med de andre centrum venstre partier mod kontanthjælpsloftets sociale følger arbejder vi også på at bygge fremtidens beskæftigelsessystem baseret på tillid motivation og frihed vi vil gøre det muligt at mennesker kan beholde ansvaret for deres eget liv ved at give mennesker lov til at sige nej til tilbud der ikke er relevante for deres vej ind i samfundet tilbud der ikke er relevante for menneskers vej ind på arbejdsmarkedet når vi giver den ret tilbage til mennesker frigiver vi milliarder af kroner

i dag bruger til at kontrollere hinanden og nogle af dem skal vi bruge til at gøre tilbud om jobkvalificering praktik personlig udvikling kurser coaching så gode at mennesker takker ja selv om de ikke er tvunget til det

at undtage alle de målgrupper som loftet ikke giver mening i forhold til det

sige dem alle samtidig bygger vi et system der hedder kontanthjælp uden modkrav der skal give de ledige ansvaret

hvor en lang række mennesker på tværs af fag og overbevisning undersøger hvordan tillid og ikke kontrol og tvang kan blive en central ressource i vores kontanthjælpssystem vi må bygge et beskæftigelsessystem i danmark der er båret

er i stand til at indrette sig efter en ny virkelighed men hovedparten af de berørte er netop ikke i stand til at flytte sig ud til et job for dem er der kun en fremtid med fattigdom apati mismod og isolation se det passer jo fint ind i den fornærede borgerlige sjæl at man ikke kan bære at mennesker går derhjemme med penge fra det offentlige men når man tænker på at dansk folkeparti i forskellige sammenhænge

at vise sig som et parti der skulle være borgerligt på en lidt anden måde ja så må vi sige

reaktionær måde hvor det går ud på at gokke de mennesker oven i hovedet som er på bunden af samfundet og på kanten

har brug for arbejdskraft er uddannelse det er medicinen

mærke hvis spørgsmålet skulle være hvordan får vi flere folk ud på arbejdsmarkedet og hvordan får virksomhederne den fornødne kvalificerede arbejdskraft men også den medicin ønsker regeringen så i andre sammenhænge at gøre det sværere at komme i nærheden af

forringer uddannelserne svaret er at det at gøre folk fattigere ikke bringer dem tættere på arbejdsmarkedet

den vej kan hjælpe folk i arbejde det er den eneste farbare vej

hvad man mener i venstre man har jo ondt dybt ind i den fornærede borgerlige sjæl når mennesker kan gå derhjemme på offentlig forsørgelse uden

ude at arbejde uanset at der kan være hundrede gode forklaringer på

så det undrer mig ikke at det hænger sammen og at det er stringent der hvor vi har modsætningen er jo

det kommer til stykket herinde er med til at forringe vilkårene for de her

det man i regeringsgrundlaget kalder jobreform i

som derfor hænger sammen med jobreform

det er jo en sammenhæng som vi også i finansudvalget løbende har interesseret os for

den forbindelse er der også en række spørgsmål vi har stillet i finansudvalget som også har relevans i forhold til denne lovbehandling konkret har jeg i finansudvalget stillet seks spørgsmål et til beskæftigelsesministeren og fem til finansministeren der alle handler om effekterne af jobreform i

spørgsmål som det er helt naturligt at stille spørgsmål om effekterne var netop også det som vi hørte tidligere i spørgetimen til statsministeren

og som statsministeren mente at man sagtens kunne diskutere imidlertid er det svært at diskutere noget når man ikke får svar på de pågældende spørgsmål og derfor synes jeg at det er meget beklageligt at vi i dag kan konstatere at beskæftigelsesministeren og finansministeren i nu fire måneder fire måneder ikke har været i stand til at besvare seks spørgsmål som alle handler om effekterne af kontanthjælpsloftet vi står med andre ord ved andenbehandlingen af l en hundrede og tretten uden at have fået væsentlige svar på relevante spørgsmål jeg er klar over at de her spørgsmål er stillet længe før

men jeg havde da heller ikke i min vildeste fantasi forestillet mig at man på et almindelig del spørgsmål skulle vente

tid det i sig selv har ført til at jeg på vegne af socialdemokratiet har klaget til folketingets formand og til præsidiet over denne behandling imidlertid har jeg naturligvis også via udvalgssekretariatet forespurgt hvornår

fem og halvfjerds seks og halvfjerds syv og halvfjerds otte og halvfjerds og ni og halvfjerds og hertil har man oplyst at der

mindst vil gå en uge en uge før

vi kan få svar jeg håber naturligvis ikke at det er korrekt

og derfor kan vi af indlysende årsager ikke få hans svar her men jeg må bede

redegøre for om vi i udvalget og i folketinget kan forvente at få svar på disse relevante spørgsmål inden folketinget skal tredjebehandle lovforslaget jeg synes at det er fuldstændig urimeligt over for folketinget hvis det ikke er muligt

beskæftigelsesministeren om at komme herop og redegøre for om det vil være tilfældet og jeg kan allerede nu tilkendegive at hvis vi ikke kan få en klar tilkendegivelse

at vi får svar på disse spørgsmål inden lovforslaget tredjebehandles så bliver vi selvfølgelig omgående nødt til at indkalde både beskæftigelsesministeren

har fået svar efter fire måneders ventetid

jeg gået på talerstolen for at bede ministrene om at komme herop og redegøre for om vi får de svar inden tredjebehandlingen og jeg kan så stille det modspørgsmål til herre joachim b olsen mener herre joachim b olsen at det er rimeligt at folketinget ikke får svar på disse spørgsmål jeg går ud fra at herre joachim b olsen

jeg var i folketinget sidste gang var at der gik mere end

den nuværende formand for socialdemokratiet som minister kunne svare

også har muligheden for selv at gå herop og give til kende hvad det egentlig er konservative mener om det her forslag herunder også at redegøre for om konservative vil støtte en udsættelse af forslaget indtil vi har fået svar på disse

så er det herre peter hummelgaard thomsen

besvaret og vi har fået oplyst fra ministerierne at man altså ikke har i sinde at besvare spørgsmålene

at tredjebehandlingen af dette lovforslag

er da pinligt det vil jeg give herre christian langballe fuldstændig ret i at der så er nogle ordførere

som man ikke stillede i første omgang hvor den socialdemokratiske ordfører var heroppe

jo helt fair og det er også derfor den socialdemokratiske ordfører om lidt vil gå på talerstolen i anden runde og give

det fordi dansk folkeparti ikke ved en

er det derfor dansk folkeparti stemmer for noget de ikke ved noget

fuldstændig ligeglade

når de rammer de her mennesker ligesom de var i nullerne og ligesom de er nu og til at sige så

tænker dansk folkeparti

en anden

men det er bestemt det jeg mener

med venstre og hvad skete der så

fattigdomsydelser så faldt fattigdommen igen

på nær venstre på nær ministerens

gamle arbejdsgiver dansk arbejdsgiverforening siger

udsættelser alle siger at der kommer flere hjemløse vi stiller spørgsmål

ved ikke hvor mange spørgsmål der er kommet fra dansk folkeparti i den her sag men det er nok ikke mange

at enten

så rørte man lidt ved en minusvækst

til kommunerne og nu skærer man så i de her

handicappede syge psykisk syge

hver eneste dag vi hører dem i radioen jeg er nødt til at sige til mine kære venner i dansk folkeparti der sidder så mange mennesker derude som ønsker et svar fra dansk folkeparti som tænker hvor er det parti vi stemte på hvad er det de mener vi kunne se det i valgkampen men det var så åbenbart dengang hvor kunne jeg godt tænke mig at

kom herop så vi også kunne stille nogle spørgsmål

en sygdom som hedder politikerlede for det er lige præcis

krystalklart at vi ikke er med

ligger i de her reformer

bliver sat i en meget vanskelig situation tusinder af mennesker bliver sat i en vanskelig situation fordi man skønner at syv hundrede

mennesker vil komme i gang og fordi man trækker sådan nogle eksempler frem jeg har ondt af alle de her mennesker som virkelig

mig positivt fordi dengang der var den sag om

kontanthjælp gik han ud og sagde at det burde hun nok ikke have været så der viste joachim b olsen sig også fra sin gode side

statsminister fra to tusind og ni til

det ikke kunne svare sig at arbejde så jeg vil sige

rummeligt nok dem tager man så penge fra selv om de gerne vil og kan men de har ikke noget arbejde

sikker på at de har det rigtig skidt når de hører historien om lonnie jeg snakkede om før jeg ved godt at den her side ikke deler

den sympati for andre mennesker som mine venner på havnen har men det er jo

for at give de her mennesker en chance i stedet for at tage penge fra dem og det virker det virker meget bedre end at gøre

det virker bedre at interessere sig for mennesker og fjerne de barrierer menneskerne har i stedet for at gøre

de skal være og så skal vi have den kontanthjælpsreform

hvorfor skal det gå ud over dem det er det jeg simpelt hen ikke forstår og det er det jeg igen og igen prøver at få dansk folkeparti og venstre og liberal alliance og

det er derfor jeg står her og det er det ønske jeg har og det er derfor jeg ønsker især dansk

det er som egentlig er årsagen til at man har lavet det her lovforslag

ministeren nævne det eksempel som spørgeren

ministeren nævne at man vil have flere i gang jeg er bare nødt til sige det er der så mange

men det er jo notorisk forkert kontanthjælpen for en enlig forsørger er på trettentusinde og syvhundrede og nioghalvfjerds kroner før skat

hvis du er over tredive år

indregner børneydelser som også mennesker i arbejde får fordi du indregner boligsikring og

fordi du indregner friplads

at det er penge man får i hånden nej

som ikke har skyggen af en chance for at komme i arbejde selv om man

vil sige næsten sekstentusind mennesker man sætter i en forfærdelig situation

de har altså ikke ret meget i forvejen og dem giver man bare endnu mindre jeg tror altså ikke at der er ret mange af dem

eller herre joachim b olsen der kan leve for det som de er nødt til at leve for efter

det kan godt være at i ikke kan komme i gang men det er vi sådan set lidt ligeglade med vi tager penge fra jer alligevel

sekstentusind aktivitetsparate de her handicappede hvorfor interesserer man sig ikke for

her side dansk

venstre og liberal alliance

hvorfor spørger de ikke om de handicappede om alle de mennesker som især dansk folkeparti rent faktisk burde interessere sig for

hvorfor interesserer man sig

er

er sådan set det man kalder en forebyggelse set fra især dansk folkepartis side så hvis man gik efter efter de gamle fattigdomsgrænser ja så var der nogle

kan godt blive ved med at køre i de der syttentusinde hvis det er det der interesserer især dansk folkeparti det er fint det har bare ikke min store interesse min store interesse er de mennesker som dansk folkeparti nu

derfor ville vi hellere gøre det frem for at skære i ydelserne jeg

kom fra herre kristian thulesen dahl under valgkampen

der sidder derude nu og følger den her debat og er så triste over at de

ikke et sygt menneske i gang ved at gøre vedkommende fattig man får ikke et sygt menneske rask ved at gøre ham fattig man får et sygt menneske rask ved at gøre ham rask

får ham på arbejde ved at gøre ham rask man får ham

på arbejde ved at gøre ham fattig

om en enlig med to børn som har syttentusinde og firehundrede kroner til forbrug efter skat er fattig

så skal vi nok få en saglig debat det ønsker jeg men det er

en vurdering det er nogle mavefornemmelser men der er ikke nogen svar jeg undrer mig over at dansk folkeparti køber det her jeg synes det er forkasteligt og

så

syttentusinde og firehundrede kroner det er de ord der bliver brugt i spørgsmålene

facebookside

fra så vi kan se sammenhængen men det fremgår klart

standardhusleje i to tusind og femten priser det er overskriften så det er ikke rådighedsbeløbet

trækkes x antal tusinde kroner

er vel bare det lille faktum vi skal have på

med den der går på arbejde hver dag uden at have ret meget ud af det det er jo ikke rimeligt at der så er en kontanthjælpsmodtager der kan få så og så meget

heller ikke passer man glemmer lige

jo også har ret til børnetilskud børnecheck friplads i daginstitution som måske er gradueret i forhold til indkomsten ja der sker nogle gradueringer

at fremstille det fuldstændig løsrevet som man gør her

at det er et slaraffenland at være på kontanthjælp i det her land

specielt

at være på kontanthjælp i det her land jeg tror vi

at en enlig med et barn mister tredivetusinde og nihundrede kroner om året i rådighedsbeløb der taler vi om rådighedsbeløb en enlig med to børn mister seksogtredivetusinde og trehundrede kroner om året

af den pågældendes rådighedsbeløb

barn mister syv tusind syv hundrede kroner

forringe disse familiers muligheder for at betale deres husleje så enkelt er det

så vil jeg sådan set gerne bede om

at der omsider måske kunne være en borgerlig ordfører der kom herop

at begrunde hvorfor vi er utilfredse med det her lovforslag vi har stillet nogle ændringsforslag det er jo

vi har begrundet ændringsforslagene

åbenlyst er i strid

vil de bruge folketingets tid

og give indtryk af at det er et slaraffenland at være på kontanthjælp det synes jeg helt ærligt er for dårligt men det er jo godt at

en forespørgselsdebat og der ser jeg virkelig frem til

en enlig mor på kontanthjælp

trehundrede kroner udbetalt

leje en bolig for købe mad for og hvad der nu er

det her loft vil hun have syttentusinde og firehundrede kroner

en enlig mor med to børn som arbejder til den

hundrede kroner for syv og tredive timers arbejde man får

hundrede kroner ud af at arbejde syv og tredive timer i et lavtlønsjob

at arbejdsgiverne gør hvad de kan for at holde lønningerne nede

det er fuldstændig urimeligt at vi herinde siger

stort set det samme hvis du er på kontanthjælp det skader børnene i sidste ende for det fastholder familier i kontanthjælpssystemet og vi ved at der er en social arv i det

ud og få en højere indkomst især på den lange bane

de mennesker der befinder sig på den mindsteløn på syttentusinde

som man tager udgangspunkt i for at komme frem til det her resultat

en stor gruppe men de findes

diskutere på den bane det har vi fået svar på

er besparelsen ved lovforslag ud på skattelettelser

de lavtlønnede en skattelettelse på seksten kroner om måneden

de ramt af de her regler så der er jo ingen rimelighed i

jakob engel schmidts parti er en del af og som betyder at i de kommende år mens den skattereform bliver indfaset

kommer til at mangle

hvilken købekraft den pågældende dagpengemodtager mister

kontanthjælp steget og

den socioøkonomiske problematik

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to

for stemte tre og halvtreds imod stemte otte og halvtreds

herefter er ændringsforslag nummer fem stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

er afsluttet for stemte fire og halvtreds imod stemte syv og halvtreds

der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal tiltrådt af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer seks af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet herefter betragter jeg ændringsforslag nummer syv otte ni og to og tyve stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet de er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer ti af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer seksten til en og tyve stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer elleve

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tolv af et mindretal

afstemningen er sluttet for stemte fire og halvtreds imod stemte syv og halvtreds

herefter betragter jeg ændringsforslag nummer tretten stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fjorten tiltrådt af et flertal

de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre og tyve af et mindretal

der kan stemmes

afstemningen er afsluttet for stemte tre og halvtreds imod stemte fem og halvtreds

herefter er ændringsforslag nummer fem og tyve og to og tredive stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire og tyve tiltrådt af et flertal

om ændringsforslag nummer syv og tyve og otte og tyve tiltrådt af et flertal

og tyve til en og tredive tiltrådt af udvalget eller om ændringsforslag nummer tre og tredive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

er en ordfører der gerne vil udtale sig

ikke rigtigt altså kontanthjælpsloftet betyder at man skærer på ydelser til mennesker som i forvejen har meget lidt at leve af

fortsætter i det her lovforslag

handler om at udvide kredsen af mennesker som får såkaldt integrationsydelse ordet integrationsydelse er mindst lige så misvisende

kommer til at ske med det her lovforslag er at langt flere flygtninge i danmark

nedskæringer på deres livsgrundlag det skaber man ikke integration ved tværtimod isolerer man mennesker

isolere mennesker og sørge for at de sidder så

at de måske kan betale huslejen men at de i hvert fald ikke kan deltage i noget som helst socialt liv er ualmindelig dumt hvis man ønsker god integration i danmark et argument for det her lovforslag kunne være at skræmme flygtninge væk altså at flygtninge skulle sige nej vi gider i hvert fald ikke til danmark

men det argument giver jo ingen mening for

det her lovforslag handler ikke om dem der kommer men om dem der allerede bor her

et andet argument kunne så være

mange mennesker regner man med kommer i arbejde

nedskæringer som man altså udsætter

at den ikke kan måles regeringens svar

har man ikke målt på man er altså villig til at sende i tusindvis af mennesker

vel vidende at det formål at skræmme flygtninge

der allerede bor her

at man ikke engang selv tør måle den

med det her lovforslag én ting og det er fattigdom

er det fattigdom

et problem for de mennesker det går ud over

at man risikerer sociale problemer som følge af fattigdom er ikke sjovt

rent faktisk at få integrationen til at fungere

tohundredetusind sager for at identificere de enogtyvetusind sager man

som i forvejen har så vanvittig travlt og som i forvejen har alt alt for mange sager på deres borde

for deres arbejde skal altså nu til manuelt at gennemgå tohundredetusind sager for at finde ud af hvem

tage pengene fra en tredje

den helt åbenlyse mangel på billige boliger i

boligforeninger være ude at sige

de regneeksempler som regeringen har lagt frem er fuldstændig urealistiske så lave huslejer er der ikke i de større byer vi har hørt adskillige borgmestre sige

hvor de her mennesker kan bo når de har så lidt at leve for

at finde et sted at bo til flygtningene hvordan skal de gøre det hvis man lader flygtninge få så lav en ydelse at der ikke er nogen boliger at

at regeringen vælger at overhøre alle børneorganisationer som så tydeligt siger at

medføre at flere børn kommer til at vokse op i fattigdom i danmark og at det er dårligt for integrationen at man vælger at

arbejde med at få nyankomne flygtninge godt i gang i det danske samfund at man overhører borgmestrene når de siger

boliger der kan betales for så lave

så kravler ind i højrefløjens hoveder og tænker

folk kommer i arbejde hvis man gør dem fattige

kan vi ikke regne på hold da fast

er et voldsomt tilbageskridt for integrationen i danmark det kommer til at gå ud over flygtningene det kommer til at gå ud over flygtningenes børn det kommer til at gå ud over hele

vi har kæmpet for at det fortsat skal være muligt at arbejde uden for centrene og heldigvis er det lykkedes og vi har budt aktivt ind med ideer i den debat der foregår lige nu i forbindelse med trepartsforhandlingerne

derfor går vi selvfølgelig også fordomsfrit til ethvert forslag der har til hensigt

skabe flere arbejdspladser til flygtninge

er det netop hensigten med det her lovforslag problemet er bare at de erfaringer vi har de eksperter der udtaler sig og alle data vi kan kigge på viser noget andet de viser at beskæftigelseseffekten hvis den

er der er ganske ganske lille det vi derimod ved er at den negative effekt på integrationen i danmark vil være stor

være stor i forhold til børnefamilier vi ved at børn der rammes af fattigdom som meget vel kan blive effekten af det her lovforslag

for at deltage i fritidsaktiviteter

hele taget være svært at få en hverdag til at fungere i mange af de her børnefamilier derfor er vi

meget negative effekter desværre har regeringen ikke ønsket ønsket

diskutere de ting desværre har vi ikke været indkaldt til forhandlinger om netop de ting vi har fra starten af sagt at

der var gældende men den løsning der ligger nu kan socialdemokraterne ikke støtte

vedbliver nemlig at være mig en gåde

uanset hvordan jeg vender og drejer det

kan jeg ikke få den såkaldte integrationsydelses samlede integrationsregnskab til at gå i plus jeg er bekendt med at integrationsydelsen forudses at have en positiv beskæftigelseseffekt og jeg kan af ministerens svar på min kollega ulla sandbæks spørgsmål

forstå at man fra ministeriets side ikke har fundet det relevant at se på om denne forestående udvidelse af målgruppen for integrationsydelsen i sig selv får flere i arbejde så jeg må således tage til takke med en samlet beskæftigelseseffekt for både

to og så det her lovforslag

er fire hundrede helårspersoner når effekten er fuldt indfaset fire hundrede holdt op mod de enogtyvetusind mennesker i to tusind og seksten som forventes at komme på en ydelse der svarer til en halvering af kontanthjælpen så må denne effekt siges at være marginal og langtfra tilstrækkelig dette særlig set i lyset af at utallige organisationer og fagpersoner på området igen og igen advarer mod integrationsydelsens integrationshæmmende konsekvenser idet den efterlader tusindvis af mennesker i relativ fattigdom hvordan vurderer ministeren på denne baggrund proportionerne mellem jobeffekten af integrationsydelsen på den ene side og konsekvenserne for den enkelte modtager

at det samlede integrationsregnskab går i plus fattigdom får ikke flere i arbejde

bred enighed om at et vigtigt skridt på vejen til en succesfuld integration netop går gennem tilknytning til arbejdsmarkedet og arbejdsfællesskaberne derfor synes jeg

enighed om målet til at finde ordentlige og socialt og økonomisk bæredygtige veje til at få folk i arbejde en yderligere marginalisering af i forvejen udsatte grupper bør aldrig være svaret jeg synes at vores politiske ambitionsniveau skal være langt højere den virkelighed regeringen tegner

flygtninge og andre marginaliserede gruppers manglende motivation til at tage et arbejde skygger for en debat og en realisering af de egentlige løsninger

de kommunale jobcentre og dansk flygtningehjælp beretter om at flygtninge generelt er yderst motiverede

til at blive selvforsørgende og en del af det danske arbejdsmarked i stedet angives begrænsede sprogkundskaber bureaukratiske barrierer og mangel på job som årsager til at målgruppen har svært ved at etablere en tilknytning til arbejdsmarkedet som jeg ser det tegner der sig dermed både

integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet en ærgerlig og ubegrundet tendens hvor den enkelte tildeles ansvaret for egen ledighed til trods for at pilen peger på en blanding af strukturelle forhold særlige barrierer for målgruppen

mangeårig forfejlet politik hvordan mener ministeren at de forskellige barrierer

er mellem målgruppen og arbejdsmarkedet bør vægtes og hvordan mener ministeren at de eventuelt bør imødegås lige i øjeblikket kører der trepartsforhandlinger og jeg ser frem til at der kommer et resultat som forhåbentlig er brugbart

at få flygtninge i arbejde ved en fokuseret indsats som ikke handler om at sætte en integrationsydelse

ikke kun kræver noget af den enkelte men i allerhøjeste grad også kalder på en seriøs og helhedsorienteret indsats fra vores side jeg synes det er

at vi er samlet her i dag for endnu en gang at diskutere fornuften i at gøre folk fattige når vi i stedet kunne drøfte hvordan vi bedst muligt investerer i vores medmennesker og samtidig sikrer at der skabes meningsfulde jobs til alle i fremtiden både

integrationens men også

integrationsydelsen

regeringen siger at de skal i job

også fremsat en lang række konkrete forslag men regeringen har modsat medvirket til at forhindre flygtninge i at flytte ud og komme i gang venstre ville ikke forhandle

den tidligere regering fremlagde for

den tilgang synes regeringen så nu at

i gang med at revidere med arbejdet i

samtidig

at få flere flygtninge i arbejde vi skal prøve noget nyt men med indførelsen

kommer i arbejde det hænger på ingen måde sammen

man gør noget andet

egentlig er en marginaliseringsydelse eller måske mere korrekt en fattigdomsydelse

kom fra

netop fattigdom

formand for venstre været meget klar egentlig så klar

jeg tog det som udtryk for at det var venstres holdning statsministeren sagde

jeg kommer aldrig til at føre en politik der sender børn ned under den grænse

man rent faktisk mener men det var det åbenbart ikke

tydeligt og det synes jeg bare at vi alle sammen

at beholde deres nuværende bolig

alvoren i hvad det rent faktisk er vi behandler i dag det vil altså sige at kommunerne fra første juli skal ud og finde cirka titusind betalelige boliger så kan man jo spørge sig selv hvor mange der tror det er videre realistisk oveni kommer der så de mennesker der bliver flyttet på grund af kontanthjælpsloftet som vi jo for få minutter siden

hen regeringen skylder nogle gode svar på hvor de boliger som der er i de kommende måneder vil opstå mangel på skal komme fra det går også ud over den partipolitiske diskussion for det

også om anstændighed det handler også om at vi

nødt til at levere nogle svar

regeringen skylder nogle helt grundlæggende svar på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

men det handler altså om lovforslag nummer l en hundrede og nitten og helt grundlæggende

vil jeg sige at det er vigtigt at vi kan

handler på nettet og når vi kommunikerer med det offentlige

nogle rettelser og så åbner

danske borgere og virksomheder med den her forordning kan bruge nemid

tjenester på andre eu landes digitale løsninger men det er

elektroniske identifikationsmidler og tillidstjenester

det det her lovforslag handler om og derfor

er en ordentlig digital sikkerhed og at de regler der skal sikre sikkerheden

opdaterede og sørger for at vi både som borgere og virksomheder og offentlige myndigheder kan gøre brug af digitaliseringen på en tryg og ordentlig måde og som også

men det skal jo naturligvis også være sikkert og vi skal have tillid til

behandles fortroligt derfor skal vi have et godt tilsyn med vores tillidstjenester som det hedder og vi skal også have nogle klare sanktioner hvis det ansvar ikke forvaltes ordentligt så i venstre synes vi at det er et rigtig fornuftigt lovforslag som

vi også har en fornuftig og ordentlig sikkerhed

digitale verden og det er der bestemt brug for for at høste alle fordelene

med forslaget vi kan godt læse at man ønsker at forbedre sikkerheden omkring elektroniske signaturer og gensidig anerkendelse af elektronisk identifikation og

det er nøgletiltag nøgletiltag fra eu og så videre

vil føre til en svækkelse af de danske standarder på området om der vil være tale om en maksimumlovgivning maksimumlovgivning der kan lægge hindringer i vejen for at at danmark går

frem til om der er nogle særlige områder hvor det kan være

man også udvider den her lovgivning til at regulere en bredere gruppe af elektroniske tillidstjenester

samt elektroniske identiteter og dokumenter så selv om

må vi i enhedslisten ærligt sige at der er en hel række spørgsmål som vi skal bede om svar på før

det her lovforslag altså vi skal simpelt hen have konkret på bordet

konsekvenserne for danske brugere

fire million kroner i forhold til den implementering der vil være

i forhold til det perspektiv vi taler om her

ikke nogen risiko for os sige at det

være overensstemmelse mellem det retslige grundlag og de faktiske muligheder der er for at sende

fra borgeren eller fra erhvervslivet til myndighederne det har der ikke været tidligere og det er der berettiget rejst kritik af og det er så det man nu

man gør det vel at mærke på en måde hvor man ikke forringer for eksempel handicappedes tilgængelighed og man

gør det på en måde der sikrer en

skal tillade at man kan sende ind og altså

alt sammen er fornuftigt og derfor vil jeg meddele at vi kan støtte forslaget jeg skal

overbringe den samme besked fra det radikale venstre altså at de også

det skal vi selvfølgelig have rettet op på konstateringen fra ombudsmanden

uoverensstemmelse mellem de størrelser

mails og elektronisk kommunikation som man har mulighed for at sende og hvad man egentlig så

det ville med andre ord betyde at man ville risikere at stå i en situation hvor man som afsender af elektronisk post ville risikere at ens mails forsvandt ud i ingenting ved nu at få gjort klart hvad det er for nogle størrelser man kan

så vidt jeg har forstået faktisk ikke rigtig er opstået endnu og det er

set fint nok men vi sørger for at der bliver nogle klare rammer

hvor store mails man kan sende

giver borgerne oplysninger om hvor store mails og elektroniske overførsler man kan modtage

ombudsmanden det giver rigtig god mening at vi får rettet op på det så vi kan naturligvis støtte lovforslaget

over femten år posten digitalt tilfredsheden er høj og myndighederne sender mere og mere digitalt

fremsat på baggrund af en udtalelse af anden maj to tusind og femten fra folketingets ombudsmand om modtagelseskapaciteten i løsningen i udtalelsen konstaterede ombudsmanden at der ikke er fuld overensstemmelse mellem det retlige grundlag og de faktiske muligheder som borgere og virksomheder har for at sende digital post til myndighederne konkret drejer det sig om at der i

post løsning og i myndighedernes bagvedliggende systemer er tekniske begrænsninger

hvor store og hvor mange filer en enkelt meddelelse kan indeholde jeg kan oplyse at digitaliseringsstyrelsen ikke har kendskab til borgere eller virksomheder der har mistet rettigheder ved ikke

kunne sende en stor meddelelse

når det er sagt skal der naturligvis sikres sammenhæng mellem lovgrundlaget og de faktiske muligheder i løsningen med lovforslaget sikres der mulighed for at finansministeren kan fastsætte nærmere regler for størrelsen og antallet af filer der kan sendes per meddelelse til og fra

dermed bliver det muligt at bringe overensstemmelse mellem lovgrundlaget og de faktiske muligheder der er i digital post løsningen for at sende og modtage post til og fra offentlige afsendere det bliver samtidig muligt løbende at tage højde for udviklingen i de teknologiske muligheder jeg skal naturligvis beredvilligt svare på alle spørgsmål under

i dag råder danmark allerede over nogle højt industrialiserede havområder og der er intet der tyder på at denne industrialisering vil aftage i fremtiden

til for eksempel opstilling af havvindmølleparker derudover er bølgeenergi olieudvinding havdambrug også aktiviteter som kræver plads på havet ligesom mere traditionelt fiskeri og skibstrafik

intentionen om at skabe klare retningslinjer og koordinering for anvendelse af det maritime rum hilser socialdemokratiet derfor velkommen at dette arbejde ligeledes kan bidrage til at øge de maritime vækstmuligheder ser vi også positivt på men ikke desto mindre

på havet ikke ske på bekostning af miljøet derfor ser vi også gerne at den grønne profil i lovforslaget bliver skærpet så det tydeligt fremgår at regeringen arbejder for at forbedre det danske havmiljø regeringen bør derfor i

grad lade sig inspirere af eu direktivets artikel fem der netop understreger at et af målene ved den fysiske maritime planlægning er bevarelse beskyttelse og forbedring af miljøet herunder modstandsdygtighed over for konsekvenserne af klimaforandringerne den balance savner vi i formålsparagraffen for regeringens lovforslag hvor vi mener at balancen tipper og bliver for ensidigt fokuseret på vækst vi kan samtidig konstatere at den samme bekymring er rejst i en række af høringssvarene og vi bakker altså som udgangspunkt op om forslaget men forventer at regeringen vil tage bekymringen

så skulle jeg hilse fra de radikale og sige at de ligeledes bakker op om lovforslaget men har samme bekymringer og ønsker hvad angår en bedre balance mellem miljø og vækst

giver jo en risiko for at det kommer til at karambolere med de maritime veje for fiskere skibe krydstogtskibe og meget andet godt og derfor er der jo også en risiko for at der kan komme interessekonflikter mellem fredede områder og olieudvinding

og vi skal på den måde

og benytte havet på en og samme tid planloven er altså den der foregår på land det er jo et af de temaer vi diskuterer meget i øjeblikket i forbindelse med regeringens udspil vækst og udvikling i hele danmark der er set i lyset af udviklingen også brug for en planlov for havet og jeg må sige at

bliver noget mere fremskridtsvenlig

vækstorienteret end den aktuelle er på land lovforslaget

parlamentets og rådets direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning og direktivet pålægger medlemslandene at lovgive om brugen

det er særlig relevant for os i danmark vi har jo relativt meget hav omkring os og det er også

af stor betydning fordi vi er et land hvor vi ynder

hylde det blå danmark det maritime erhverv som bidrager voldsomt til vores eksport til vækst

positiv tilgang til det og og behovet for at få sikret et regelgrundlag er også til stede derfor kan

instrument til at styre hvor i landet vi gerne har set udvikling

vores byer hvor vi gerne har set naturen få plads så vil planlægning til havs også være nyttigt i forhold til at tilgodese de forskellige og modsatrettede interesser

meget sårbare havnatur vi synes det er oplagt at en sådan havplanlov

udgangspunkt i havnaturens præmisser da et sundt havmiljø jo er udgangspunktet for at mange andre aktiviteter på havet kan trives og udvikles det gælder ikke mindst vores fiskerierhverv

læse ned i lovforslaget og kunne konstatere at det

i tilstrækkelig grad er tilfældet lovforslaget har ikke havmiljøet som det centrale udgangspunkt for planlægningen og som vi læser det lukker det op for

komme til at stå over hensynet til miljø og natur man vælger også med lovforslaget at give erhvervs og vækstministeren mulighed for uden som vi opfatter det nødvendigvis at inddrage relevante ministre at træffe beslutning om tiltag der kan have relativt store konsekvenser for miljø og natur og det ser vi

havmiljøet svagere i lovens formål end

således kun om om bæredygtig vækst udvikling og udnyttelse og ikke om de miljømæssige aspekter økosystembaseret tilgang eller bevarelse beskyttelse og

af miljøet det fremgår godt nok senere som noget der skal tages hensyn til i planlægningen men vi opfatter

kunne have sikret at lovens formål svarer til

af interesser også på havet er jo et konfliktfyldt

jo et af de få steder hvor der har været trawlforbud siden

nitten trediverne og det er et af de områder der på den baggrund har

udvikle sig rigtig positivt med en havbundsflora og fauna og fiskebestande som er betydelig bedre end mange andre steder i de danske farvande

for eksempel blevet givet tilladelser til sandsugning for at forsyne københavns byggeprojekter med sand

lov skal håndtere

er behov for at balancere de her ting

at naturhensyn bør skrives ind som

natur ikke tromles af nogle erhvervsinteresser lader man for eksempel hensynet til den her råstofudvinding altså

tilfælde sandsugning i øresund vinde over naturhensyn risikerer man jo

mange år ud i fremtiden at vigtige gyde og opvækstområder for vores fisk og dermed også vigtige fiskepladser for det lokale fiskerierhverv man ødelægger et naturgrundlag der er afgørende for både turisme og fritidsliv for noget sand der måske

marginalt yderligere omkostning vi synes også der ligger en bekymrende

jeg netop har sagt vi synes også det er lidt besynderligt at man med lovforslaget

vækstministeren mulighed for at fastsætte regler for hvornår en afgørelse kan påklages og hvornår

stor beføjelse til til ministeren

er også påtalt af mange af høringsparterne i den offentlige høring der har været gennemført men men desværre afvises den bekymring

tilhængere af en havplanlov men vi ser nogle problemer i det her lovforslag

men vi håber selvfølgelig vi har også hørt andre ordførere annoncere nogle ændringsforslag

under udvalgsarbejdet udvalgsarbejdet vil kunne

kan være rigtig mange gode grunde til også at tale vækst når man taler om de maritime områder men først og

var udgangspunktet har vi hæftet

ser vi som uheldigt i og med at miljøet står nederst så vi glæder os til i udvalgsarbejdet at komme ind og se på de ændringsforslag der forhåbentlig kan bringe det her tilbage i en retning hvor hvor det måske passer bedre

at det ligger i miljø og fødevareministeriet eller energi forsynings og klimaministeriet

vækstministeriet det er jo måske petitesser

som regeringen har på miljøområdet og de ambitioner som vi har selv om vi egentlig skilter med at de er lige høje

meget meget forskellige derfor er vi

måske næsten at gå i lidt små sko når vi kigger de her ting igennem

at væksten skal komme forrest når vi lægger vores havmiljøplan derimod tror vi at naturen skal komme forrest inden

vare på det det hele starter med altså vores natur

så har vi ikke i sinde at tale om økonomisk vækst båret af vores havmiljø

i forbindelse med afgørelser i henhold til loven der fastlægges i selve loven det samme gælder involveringen af interessenterne i processen frem til vedtagelsen af en havplan senest i to tusind og en og tyve her bør loven også fastsætte nogle minimumskrav til hvordan og hvornår interessenterne involveres planlægningen af arealanvendelsen på land er allerede overflyttet til erhvervs

og nu skal planlægningen af arealanvendelsen til havs også foregå

at hensynet til naturgrundlaget fritidslivet og miljøet altid er med inde over de enkelte beslutninger og planer

med de synspunkter der i øvrigt er kommet fra miljøministeren men det er en anden anden sag som vi ikke

diskutere lige nu med de ord vil jeg gerne

sf støtter gennemførelsen af eu direktivet således at det kan træde i kraft i tide og at vi i udvalgsarbejdet vil arbejde for de ændringer af loven som jeg allerede har nævnt i min ordførertale netop at man

såvel som at vi har en planlov herhjemme

også vigtigt at man tager hånd om og er lidt forudseende med hensyn til udviklingen til havs

vi trygge ved at ministeren frem til to tusind og en og tyve

sætter sig i spidsen for at at vi får lavet nogle fornuftige ordninger

så vel som at vi har en fysisk planlov herhjemme

er samtidig også en mulighed for at

godt på vores miljø de to ting er ikke i modstrid

der er ordførere der gerne vil få det til at fremstå som om

og derfor synes jeg også det er vigtigt at understrege det allerede her i starten af min

gennemføres eu direktivet

maritim fysisk planlægning jo på den måde som det også fremgår af forslaget nemlig at havplanlægningen har til formål at

øget sikkerhed for investeringer i de maritime sektorer og bedre mulighed for en bæredygtig udvikling på havet

er en overordnet ramme og

meningen at havplanen skal være med til at skabe en større forudsigelighed åbenhed og ikke mindst klare regler for brugerne af havet

også kunne bidrage til at sætte skub i udviklingen af vedvarende energikilder sikre beskyttede havområder og fremme investeringer i for eksempel olie gas sand og andre naturforekomster på havbunden på en fornuftig måde interessen for de danske

været inde på og man må også forvente at denne interesse vil blive forstærket i løbet af de kommende år forslaget skal derfor også medvirke til at åbne nye muligheder for vækst for danske virksomheder samtidig med at vi naturligvis sikrer både naturen og havmiljøet på den bedst mulige måde

nogen tvivl om at det bliver et spændende forløb frem mod marts to tusind og en og tyve og det er også rigtigt som

ikke i forhold til at få den overordnede ramme på plads hvor vi

det som er vigtigt for mig at sige

er at den første danske havplan

spørgsmålstegn ved hvordan og hvorledes det her nu kommer til at ske der synes jeg det er vigtigt at forberedelsen af planen kommer til at ske i forståelse med og også under inddragelse af alle relevante interessegrupper berørte myndigheder og brugere af havet

den bekymring nogle i dag har udtrykt fra talerstolen og

skal være en fuldstændig åben og transparent proces når man har læst høringssvarene

mange forskellige ting generelt er der jo en opbakning til forslaget men det er klart at

også gerne sige til enhedslisten at det er sådan som

processen kommer til at være under skyldig

høres i den her forbindelse regeringen har absolut

hensigt at der er ting der ikke må diskuteres eller ting der ikke må blive spurgt ind til

skal være en konkurrent til de havrelaterede sektorpolitikker der findes den skal tværtimod være helhedsorienteret og et styringsredskab som kan bidrage til og ikke mindst også koordinere

det handler bestemt også om at vi er i stand til at prøve at forudse hvad det er vi får behov for i fremtiden

bedst på en måde der netop sikrer at de havrelaterede myndigheder nu sammen skaber en fælles og fremtidsorienteret planlægning for havet med fokus på både benyttelse og beskyttelse og derfor håber jeg

der kommer en god og konstruktiv debat og

vigtigt for mig at understrege

er sådan at det ene hensyn står over det andet og det er jo er den bekymring som nogle

har rejst men med det vil jeg

ikke mindst vores fiskerierhverv så der er jo selvfølgelig

været igennem omkring gyllegate og gylleloven og den anden planlov som diskuteres kommer det nok ikke bag på nogen at vi fra oppositionens side

være lidt bekymrede for om de her miljøhensyn kommer til at veje tungt nok

nogle ændringsforslag som kan skabe den tryghed

samarbejdende regering der altid rækker hånden ud selv

til enhedslisten så hvis der er ting der kan præciseres og ting der kan gøres bedre skal man da ikke afskære sig

det vil vi gerne men men jeg tror at vi bliver nødt til at

mere i dybden i de bekymringer som er rejst

ikke bekymringer som som jeg deler

vide hvad der ligger bag nogle af de ting der står i

vi nu førstebehandler her men men jeg tror at vi vil kunne finde hinanden på en lang række punkter om det så er nok i forhold til enhedslisten

et både og jeg tror også at man bliver nødt til at sænke paraderne en smule fra enhedslistens side

få en en sikkerhed og vished for

også er det som er meningen skal ske når vi så omsætter omsætter den her lov til den første havplan som jo bliver lavet igennem en bekendtgørelse i den forbindelse vil jeg også gerne sige til ordføreren at der lægger jeg selv afgørende vægt på og det kan jeg så sige i dag det kan godt være at jeg ikke er minister på det tidspunkt det kan

det er en som kommer fra den fløj som

være en lang og åben transparent proces i den forbindelse sådan at der netop kommer en god høringsperiode det er

er et godt produkt et sikkert produkt sådan skal det være derfor er det også rigtig godt at vi får et lovforslag til behandling her i dag om kliniske forsøg i forbindelse med lægemidler det er sådan at udviklingen af lægemidler

fordi man skal vide lige nøjagtig hvilken virkning og hvilke bivirkninger det vil have på mennesker og derfor laver man kliniske forsøg det er utrolig vigtigt for fremtidens behandling af mennesker og det gælder uanset om det er fysiske sygdomme psykiske sygdomme smitsomme sygdomme eller sygdomme man kan vaccinere imod

får det afprøvet godt sikkert og veldokumenteret på mennesker

derfor er det her et godt lovforslag og vi støtter det fra socialdemokratisk side det der jo ligger i lovforslaget er

der blev truffet i eu i to tusind og fjorten

i dansk lovgivning og vi skal have lavet en dansk ramme for hvordan det er vi skal administrere

også får den organisatoriske ramme på plads det der er det overordnede formål med forordningen

besluttet i eu regi er at man skal sikre

forsøgspersonernes rettigheder

de kliniske forsøg er afgørende for lægemiddelindustrien

jeg har været inde på og derfor skal man også være sikker på at der bliver opsamlet de data som netop kan give grundlaget for

det der ligger i i forordningen og det synes vi fra socialdemokratisk side ser rigtig godt ud det er der jo allerede også truffet en beslutning om

den måde hvorpå det er tænkt at det skal implementeres og organiseres her i danmark

roser de her ændringer der er lagt op til som værende overskuelige

der indbygges en smidighed i rammerne og procedurerne i forbindelse med kliniske forsøg med lægemidler og det er

understøtte dermed vil jeg ikke give udtryk for andet end det jeg har sagt

eller for den enkelte patient

etisk mener vi at det er forkert at foretage forsøg på patienter som ikke selv har

tilkendegive hvorvidt de vil deltage og går vi ind og kigger specifikt i forslaget er der en del som vi ikke kan støtte

forsøg med lægemidler på mennesker

som patient selv kunne samtykke for at være med i forsøget i § fire der omhandler forsøg på

mellem fem og femten år så vidt muligt skal høres

der kan fastsætte nærmere regler om indholdet af deltagerinformation

og kvalifikationer hos den person som giver den mundtlige information og modtager det informerede samtykke fra forsøgspersonen og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om samtykke og deltagelse i forsøg for personer som kan være udsat for et særligt pres for deltagelse i et klinisk forsøg med lægemidler det vil sige

blankocheck til den sundhedsminister der nu sidder der på

siddende sundhedsminister

det vigtigt at man fortsætter den udvikling det mener vi stadig væk

finde ud af hvordan borgeren eller patienten kan give samtykke det

debatterer rigtig meget også når vi taler sundhedsdata hvordan kan vi sikre at vi på en nem måde

eller ej derfor synes jeg jo at

specificeres det at samtykke ved den forenklede metode kan opnås for lavinterventionsforsøg efter at patienten er informeret som beskrevet i forsøgsprotokollen og at informationsmetoden skal være beskrevet i forsøgsprotokollen

mulighed for at en kort mundtlig information fra lægen dokumenteres i lægejournalen og så er patienten

jeg måske når ministeren kommer herop hvordan og hvor man kan tilkendegive at man har indvendinger mod at deltage i akutforsøg hvor kan man gøre det i dag kan vi gøre det

i vores journal kan vi sikre at vi hvis vi ikke vil være med til forsøg

det der er vigtigt er at vi selv kan tage stilling

lægemidlers effekt samt mindske bivirkninger og til gavn for de patienter

et behandlingsbehov det er helt centralt at såfremt vi skal styrke udviklingen af nye lægemidler og bedre behandling som hurtigst muligt kan komme patienterne til gode

skal vi have blik for at forbedre tilpasse og smidiggøre rammerne for hvordan kliniske forsøg ikke bare godkendes men også følges op når det så er sagt er det vigtigt for mig at understrege at det for os i venstre er afgørende at vi altid har et skarpt fokus rettet mod forsøgspersonerne således at rettigheder sikkerhed værdighed og velbefindende beskyttes som der står i lovforslaget overordnet set reguleres kliniske forsøg i en eu forordning som i danmark er udmøntet i to lovgivninger komitéloven og lægemiddelloven lovforslaget her samler lægemiddelloven og komitéloven i en enkelt lov

vil fremadrettet udgøre en ny regulering af kliniske forsøg med lægemidler på mennesker og dyr det er væsentligt når vi udvikler eller videreudvikler behandlingsmetoder

skal foregå på en tryg og ordentlig måde så man både tilgodeser forsøgspersonernes rettigheder og samtidig sikrer at man opnår valide forsøgsdata den nye forordning vil sikre ens godkendelse gennemførelse og overvågning af forsøg

lægemidler i hele eu ligesom forsøgspersoners rettigheder sikres forsøgskvaliteten styrkes og antallet af lægemiddelforsøg kan øges med bedre rammer

for at gøre systemet i danmark mere smidigt foreslås det at de tolv regionale komiteer som i dag behandler lægemiddelansøgninger samles til færre men mere specialiserede komiteer med speciale i lægemiddelforsøg

de videnskabsetiske komiteer skal også koordinere ansøgninger

på forsøg og det betyder at der i fremtiden stilles nye krav til informationsudveksling om for eksempel grundlag for validering af ansøgningerne

som indgiver ansøgning om tilladelse til at udføre kliniske

hvad skal man sige de mennesker som deltager

der er det afgørende at de bliver beskyttet informeret samtykke er en selvfølge forud for deltagelse i kliniske forsøg

grupper har vi en særlig forpligtelse til at passe på og beskytte med forordningen fastsættes der skærpede krav til forsøg med personer som ikke selv kan afgive samtykke så både personer uden handleevne mindreårige og gravide mødes med særlige

at der blandt andet sker en forbedring af rammerne for både patienter og lægemiddelindustrien men også at der oprettes en fælles eu portal for ansøgninger det her it værktøj skal sikre udveksling af data om kliniske lægemiddelforsøg i hele eu og vil forventeligt være færdigt i to tusind og

bruger systemet det kan være private virksomheder hospitaler og forskningsinstitutioner

hilse fra det konservative folkeparti og sige at de også stemmer

efterhånden fem seks år siden og det vedrører muligheden for at lave forsøg på patienter som er bevidstløse

kontroversielt for det er klart at når man er bevidstløs kan man

ikke give et samtykke til at indgå i et forsøg

sådan at man faktisk godt kan lave forsøg på bevidstløse men at man skal spørge en læge som ikke er involveret i forsøget

skal give samtykke og så skal man efterfølgende selv give et samtykke

her forslag er at kravet om at der skal være en forsøgsværge bliver

vi ikke støtte fra enhedslistens side vi synes i forvejen det er højst kontroversielt at man kan udføre forsøg på patienter der ikke kan give et samtykke fordi de er bevidstløse og at fjerne yderligere krav for at man

vi ikke ikke tilhængere af

i lovforslaget som fortjener

det det jeg synes det er nemlig en voldsom

centralisering af det system vi har

stilling til etikken i forsøg det er jo sådan i dag at vi har videnskabsetiske komiteer hvor der både sidder almindelige repræsentanter for borgere og patienter det vi kalder lægmedlemmer og så sidder der sundhedsfolk de sidder regionalt og det vi kommer til at se med det her lovforslag er at mange beslutninger flyttes ind centralt

videnskabsetiske komiteer

og der vil være mulighed for at formanden som skal være en sundhedsfaglig person kan træffe beslutninger uden at høre videnskabsetiske komité hvis tidsfristerne kræver

at tidsfristerne er temmelig stramme jeg vil

det er sjældent jeg ser lovforslag som regulerer tidsfrister så detaljeret som det her vi er nede på fem dage til det ene syv dage til det andet tolv dage til det tredje og seks og tyve dage i alt og så videre tænk hvis borgere havde samme rettigheder rundtomkring for eksempel i forhold til at få behandlet en

det var en parentes men det betyder jo at den her magt som formanden har til at kunne træffe beslutninger hvis tidsfristen kræver det jo faktisk kan blive aktuel og vi risikerer at man må træffe beslutninger om hvilke videnskabelige forsøg vi vil godkende i danmark uden at

synes jeg det er et lovforslag og en

som i alt for høj grad tager hensyn

tager hensyn til borgerperspektivet den proces der er enormt vigtig for at diskutere om et

til forsøgspersonerne balancen er simpelt hen

det skyldes måske at det som man ønsker med det her

nemmere at lave videnskabelige forsøg men også set fra

at fremstå attraktiv så bundlinjen er at

forsøgspersoners rettigheder og sikkerhed hovedformålet med forordningen er at sikre forsøgspersoners rettigheder og derfor støtter liberal alliance forslaget et yderligere mål er at højne kvaliteten i forsøg samt øge antallet af forsøg nye procedurer skal give kortere tidsfrister og

udgangspunktet er at forsøgspersoner altid skal give et forudgående samtykke forud for deltagelse i forskningsprojekter og det er et meget vigtigt punkt for liberal alliance

fyldt femten år skal vedkommende også selv give samtykke og det skal respekteres hvis personen ikke selv ønsker at deltage

at forsøgspersoner mellem fem og femten år

og hvis det vurderes at de er i stand

skal denne holdning respekteres for personer under værgemål skal samtykke gives af værgen er personen under værgemål i stand til at danne sig en mening skal der tages hensyn til et udtrykkeligt ønske fra den pågældende vedrørende personer uden handleevne

og af en såkaldt forsøgsværge som er en læge der skal varetage forsøgspersonens interesser men som skal være uafhængig af forsøget både økonomisk og fagligt

ved akutte tilfælde såsom hjerteanfald eller slagtilfælde kan der udføres akutte lægemiddelforsøg uden forudgående samtykke hvis en række krav er opfyldt blandt andet at det ikke er muligt at indhente forudgående samtykke at forsøget kan give forsøgspersonen en direkte klinisk fordel at forsøget medfører en minimal risiko og byrde i forhold til standardbehandlingen og at forsøgspersonen ikke tidligere har fremført indvendinger imod at deltage i det kliniske forsøg bestemmelserne vedrørende akutte tilfælde

i det videre udvalgsarbejde jeg håber at ministeren vil være åben over for en mere præcis formulering

at udenlandske medicinalfirmaer får mulighed for at slå direkte op i patientjournalerne er ikke noget vi er særlig glade for og som høringssvaret fra institut for menneskerettigheder da også påpeger så bør der være en særskilt tilladelse

har dog også den positive side at det giver medicinalfirmaerne bedre muligheder for at forbedre deres produkter med direkte udgangspunkt i patientdata

en svær balance og vi vil opfordre til at der holdes skarpt øje med hvordan denne adgang bliver implementeret og ikke mindst brugt sammensætningen af de etiske komiteer så vi helst var en smule anderledes meget gerne med et ulige antal og et smalt overtal af lægmænd men her er der så også det positive aspekt

linje fra ministeriets side i forhold til at tilpasse lovforslaget efter de indkomne høringssvar og den linje regner vi med fortsætter

desuden vil vi også opfordre til at

holder skarpt øje med om forholdet mellem tidsfristerne og de ressourcer der i danmark afsættes til komiteerne for at de kan arbejde hurtigt og effektivt er hensigtsmæssigt men alt i alt er vi positive over for forslaget dog med de opmærksomhedspunkter jeg har nævnt her

står i den pågældende situation helt overordnet set

vil jeg sige at vi grundlæggende bakker op om at der bliver skabt nogle klare retningslinjer i forhold til kliniske forsøg men når jeg alligevel har en anelse forbehold skyldes det som både enhedslistens ordfører og dansk folkepartis ordfører tidligere var inde på

borgerens inddragelse og hvornår

skal ske når det er sagt

set også må anerkende at der er nogle situationer hvor det må være vanskeligt

pårørende hvis de overhovedet kan nå at komme til stede men ikke mindst også for lægen at foretage en konkret vurdering af om man skal begive sig ud i noget ja næsten eksperimenterende fordi situationen

en række etiske diskussioner og nogle etiske forhold som vi også er nødt til at forholde os til og derfor tror

længere diskussion i udvalget hvor vi netop får set på

borgernes rettigheder bedst muligt samtidig med at vi selvfølgelig også skal sikre at vi får underbygget den kliniske forskning så vi i sidste ende sikrer at flere danskere flere borgere i det hele taget får mulighed for at få den bedst mulige behandling

er en række spørgsmål som forhåbentlig vil blive besvaret

også i en bred drøftelse mellem partierne

lægger op til at støtte lovforslaget men vi har en række spørgsmål som vi

synes alligevel at debatten her i dag viser hele folketingets interesse for at vi sammen finder de bedst mulige løsninger for kliniske forsøg med lægemidler det er vigtigt og det er det af mange

udvikle nye og bedre lægemidler

skal være med til at vise om et lægemiddel virker og om der er den nødvendige sikkerhed og kvalitet og først når den videnskabelige dokumentation er i orden må et lægemiddel være på markedet en sidegevinst ved det er så at kliniske forsøg er med til at

fremme væksten og sikre gode arbejdspladser i medicinalindustrien også her i danmark vi skal derfor også være glade for at der kommer en ny forordning med en udbygget og en fælles regulering af forsøg i hele eu reglerne i lovforslaget skal sørge for at den her forordning kan fungere i danmark både forordningen og lovforslaget bygger på centrale principper i den nugældende regulering det gælder især videreførelse af en række kvalitetsstandarder om god klinisk praksis men det gælder også det generelle princip om at forsøg kun må gennemføres hvis forsøgspersonernes rettigheder og sikkerhed beskyttes samtykke til deltagelse er helt afgørende i den her sammenhæng som vi har drøftet i debatten her i dag

justere sagsgangene mellem lægemiddelstyrelsen og komitésystemet jeg har stor tiltro til at den foreslåede organisering af komitésystemet vil sikre den funktionsdygtighed etableringen af selvstændige komiteer specialiseret i lægemiddelforsøg må nødvendigvis fremme en kvalificeret sagsbehandling en sagsbehandling der konkret kan målrettes specifikke lægemiddelaspekter samtidig

forventer jeg at centraliseringen af opgavevaretagelsen vil fremme samarbejdet imellem lægemiddelkomiteerne og lægemiddelstyrelsen både i forhold til vurderingen af ansøgninger inden for snævre tidsfrister og i den løbende overvågning af og kontrol med de enkelte forsøg kravene til samtykke også i akutte situationer er overvejende indeholdt i forordningen jeg er dog samtidig også tilfreds med at krav til et stedfortrædende samtykke er overladt til national lovgivning det giver os mulighed for

udarbejde regler som netop passer til danske synspunkter i de følsomme situationer hvor en forsøgsperson ikke selv kan give samtykke det er mit indtryk at

er tilfredshed med de foreslåede krav til stedfortrædende samtykke for de forskellige grupper af forsøgspersoner især i høringen har der været en så positiv indstilling til det nye forsøgsværgebegreb at det ønskes indført snarest det har jeg naturligvis imødekommet med en foreslået

jeg har også imødekommet en række andre ønsker

adgang til patientjournaler der foreslås i komitéloven og lægemiddelloven også træder i kraft den første juli i år der er alene tale om præciseringer og justeringer i forhold til de nugældende regler om adgang til data som led i kontrol det er kun godt at få de regler klargjort hurtigst muligt så kunne

gennemgå den nye regulering som vi får med forordningen og lovforslaget

er endeligt klar til brug

der både på eu niveau og nationalt udvikles nogle store it systemer til udveksling af data imellem landene de forventes klar senest i to tusind og atten og når forordningen

skal den nye lov om kliniske forsøg sættes i kraft på samme tid men selv om loven først træder i kraft om nogle år

ser jeg det som en stor fordel at forslaget vedtages i denne samling det giver mulighed for at vi kan gå i gang med nu at iværksætte den foreslåede omorganisering af hele komitésystemet så er komiteerne helt parate når den samlede regulering også er på plads og indtil indtil da har vi jo heldigvis både komitéloven og lægemiddelloven

lovforslaget jeg kunne høre at der allerede var varsling om en række opfølgende spørgsmål som led i den videre

til rådighed i forhold til at få besvaret og så ser jeg i øvrigt frem til et fortsat godt samarbejde

at den pågældende forsøgsperson tidligere har fremført indvendinger mod at deltage i de kliniske forsøg

kan forsøgspersonen ikke deltage i

forsøget det fremgår direkte af

har kommissionen nedsat en ad hoc ekspertgruppe som blandt andet skal undersøge de fortolkningsmæssige spørgsmål af

hvor der fra dansk side deltager repræsentanter fra lægemiddelstyrelsen og den nationale videnskabsetiske

og behandling af høj kvalitet hvis de bliver syge det må hverken være pengepungens tykkelse eller ens postnummer der afgør hvilken behandling man kan modtage vi vil aldrig acceptere en opdeling i et a og et b hold og vi vil altid bekæmpe ulighed vi vil til enhver tid kæmpe for at danskerne får mest mulig sundhed for pengene derfor er vi imod overbehandling og overbetaling af privathospitaler forslaget vi skal behandle i dag indeholder tre dele for det første at udredningspatienter

en diagnose på en eventuel sygdom bliver omfattet af det udvidede frie sygehusvalg når regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan udrede dem inden for en måned for det andet at patienter der er henvist og udredt får ret til at søge behandling andre steder hvis ikke regionen kan tilbyde dem behandling inden for en måned og for det tredje

ikke ender som et tomrum hvor patienten bliver efterladt alene som flere høringssvar gør opmærksom på med hensyn til behandlingsgarantien deler vi intentionen om at patienterne skal hurtigt i behandling ventetiderne var som jeg også sagde tidligere et centralt fokuspunkt under den tidligere regering det skal det fortsat være og derfor er det vigtigt at al tilgængelig kapacitet offentlig som privat inddrages til gavn for patienterne som jeg redegjorde

under vores regering og vi noterer os med tilfredshed at regeringen nu i sit høringsnotat har valgt at lytte mere til konkurrencestyrelsen end til privathospitalerne når det kommer til regionernes mulighed for også fremadrettet at få forhandlet fornuftige priser og på den baggrund ser vi ikke nogen umiddelbar fare for at de gyldne haner igen vil løbe som de gjorde det i nullerne og derfor kan vi også støtte denne del af forslaget vi agter dog løbende i tæt samarbejde med patientforeninger de faglige organisationer og regionerne at holde et vågent øje med konsekvenserne af forslaget for det er vigtigt at forslaget ikke fører til

overbehandling eller personaleflugt fra det offentlige som det vi så i nullerne derudover må forslaget ikke lægge sten i vejen for sammenhængende patientforløb eller føre til nedprioritering af de patientgrupper der henvises til udredning og behandling i primærsektoren og det kan eksempelvis

de privatpraktiserende speciallæger derfor vil vi også arbejde for at man efter et par år får en grundig evaluering af effekterne og konsekvenserne af det her lovforslag socialdemokraterne støtter

vælges af patienten efter tredive dage ved behandling og også efter udredning jeg synes ikke at der i ordførerens tale heller er noget som helst argument for

er at socialdemokraterne skifter

regionsrådsformand i region hovedstaden og ulla astman i nordjylland

er til skade for de svageste patienter og er ringe udnyttelse af sundhedskronerne

en helt anden situation i forholdet omkring privathospitaler

bede det offentlige om at gøre brug af privat kapacitet det var jo sådan tilbage i nullerne som jeg også skitserede i min ordførertale at der var en favorisering en overbetaling det er der ikke i dag og derfor er regionerne i en situation hvor de er blevet meget dygtige til at lave udbud og forhandlinger med de private hospitaler og klinikker

til en absolut ordentlig pris og det er udgangspunktet for at vi som socialdemokrater

er både geografisk ulighed social ulighed og ulighed mellem patientgrupper derfor hejser vi flaget og derfor siger jeg i min ordførertale at vi vil holde meget meget nøje øje med regeringen

trækkes fra de offentlige til de private hospitaler og så forværres problemerne

som også enhedslisten var inde på for et øjeblik siden

en helt forkert måde at bruge vores skattekroner og vores sundhedspersonale på i en tid hvor vi blandt andet diskuterer om vi har råd til ny og dyr medicin jeg må indrømme at jeg synes det er en påfaldende

har praktiseret længe meget meget gode udbudsaftaler med privathospitalerne som gør at pengene ikke fosser ud men at vi i meget høj grad får noget for pengene og det vi får er at der er mulighed for

pludseligt må jeg sige

jeg har svært ved at forstå at det er en meget velovervejet beslutning

for et øjeblik siden hvis det var meget velovervejet kunne der jo også være mulighed for at andre uden for christiansborg som også er medlemmer

støtter regeringens politik et spørgsmål her til en start

en lægefaglig vurdering ind over for hvem der skulle behandles først og hurtigst og hvem der kunne vente længere tid situationen er en anden i dag der er mange ting der har forandret sig og derfor er vores holdning nu som den er og med hensyn til patientrettigheder skal jeg blot nævne at dem der indførte udredningsretten og gav patienterne en ret her var den socialdemokratisk ledede regering det følger den borgerlige regering med venstre som regeringsparti nu op på og det er vi kun rigtig glade for

bliver sambehandlet som vi også gjorde i to tusind og elleve netop for at sige at det for patienterne drejer sig om at få fundet ud af om de fejler noget men det drejer sig også om

hvis de lavede noget makværk frem for bare at kunne sende patienterne regningen til det offentlige så jeg vil sige at jeg er rigtig glad for at venstre i deres

oplæg her sambehandler udredning og jeg er helt enig i at det

op til de krav vi havde da vi havde en socialdemokratisk ledet regering

ordføreren som det blev citeret før selv har været inde på

for et lille halvt år siden udtalte at man risikerer at nøglepersonale trækkes fra de offentlige til de private hospitaler

der er sket siden da når den bekymring som ordførerens

risikerer lige præcis at tilgodese de private hospitaler på bekostning af

en stor geografisk ulighed allerede

er det også vores vurdering at der ikke

yderligere forskydning i negativ retning her fordi

er et incitament til at speciallægerne rejser fra det offentlige til det private fordi regionerne er blevet rigtig dygtige til og erfarne i

mens

skal stikke hinanden blår i øjnene

som ikke kan få den rigtige hjælp

diagnoser som man henviser

ind under udredningsretten

med den udredningsret

et skridt i den rigtige retning men vi bliver også nødt til at sige at der altså skal mere til end det

socialdemokratiets ordfører talte om at vi skulle uligheden til livs og det har vi også diskuteret rimelig mange gange herinde men spørgsmålet er

i diagnoser i hvor du bliver behandlet her gælder det om at hvis du bliver behandlet på et sygehus

du få en ret og en garanti

kan du ikke få en udredningsret selv om der faktisk findes allergologer der har tid til at tage sig af nogle af de her patienter

i regionens aftaler det

aftaler med enten private klinikker speciallæger eller hvad det nu kan være men nogle regioner har lavet aftaler

hvilken region man bor i så vi

på den ulighed som eksisterer uanset om vi

jeg godt kunne tænke mig at vi også kiggede på speciallæger

har privat praksis

de lange ventelister folk er sygemeldt i lang tid

og samfundet utrolig mange penge

der fortæller at han har to patienter dagligt

tage flere ind men regionen vil ikke betale for det

en sag jeg vil bringe videre til ministeren når vi nu skal behandle

hvad man fejler

er offentligt eller privat det handler om at vi skal give borgerne den bedste behandling

skiulykke

var skattefritaget men min betaler jeg fuldt

gik faktisk lynende hurtigt rigtig godt

opereret var jeg faktisk herinde og stille spørgsmål til ministeren

fået en henvisning og så siger sekretæren

jeg tænkte okay det er det almindelige borgere gør hver dag

at loftet var nået den her knækgrænse

det hele taget blev kigget på knæet

jeg måske mistet mit arbejde så en gang imellem

man har et arbejde det kan også være fru madsen der skal op på tredje sal der

behandling skyldes det at vi mangler speciallæger det gælder især i børne og ungepsykiatrien

hvis der ikke er nogen læger der kan kigge på en er det sådan set fløjtende ligegyldigt at der eksisterer en garanti

torsten bjørn jacobsen

er at for at man skal leve op til den

mens de sværeste patienter bliver skubbet bagest i køen derfor mener han at det kan være fint nok med skåltaler som han siger

konsekvensen af garantien er

er jo sket rigtig meget i børnepsykiatrien

kortere ventelister og der er flere der kommer under behandling men det er ikke godt nok

skal stikke hinanden blår i øjnene og tro at det her er løsningen på alt vi bliver nødt til

det så vi tidligere og jeg har svært ved at

og det vil den også være fremadrettet vi har i finansloven for to tusind og seksten prioriteret sundhed og ældreområdet med tre milliard kr og det er et markant løft i regeringsgrundlaget er det tydeligt tilkendegivet at en styrkelse af danske patienters rettigheder har høj prioritet

desto mindre det som lovforslaget i dag handler om med lovforslaget her som

styrker vi danske patienters grundlæggende rettigheder det betyder helt konkret at danske patienter nu kan se frem til

reel ret til hurtig udredning inden for en måned det er altså en ret for patienten til udvidet frit sygehusvalg når regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde udredning inden for en måned det er sund fornuft

for os er det ikke afgørende om man bliver udredt eller behandlet på et offentligt eller privat sygehus venstres klare holdning er at alle danskere skal have ret til hurtig behandling og udredning uanset om man er fysisk eller psykisk syg desværre forringede den tidligere regering sr regeringen vk regeringens behandlingsgaranti på tredive dage og i stedet fik danskerne en såkaldt differentieret garanti der i praksis betød at nogle patienter kunne blive behandlet inden for rammerne af frit sygehusvalg inden for tredive dage mens retten til frit sygehusvalg for andre patienter først træder i kraft efter en ventetid på mere end tres dage den differentierede garanti er i bund og grund et udtryk for en bureaukratisk tankegang

sætter systemet før mennesket og ikke omvendt

vk regeringens behandlingsgaranti viste derimod sit værd sidst venstre var i regering faldt den gennemsnitlige ventetid for alle opererede fra halvfems dage i to tusind og et til to og halvtreds dage i september to tusind og elleve

men skal vi for alvor sikre at vi sætter mennesket før systemet så er det også væsentligt at man som patient kender sine rettigheder og får den rigtige information den tidligere regerings udredningsret

rettighed fordi man reelt ikke er sikret mulighed for at gå hen hvor ventetiden er kortest og dermed vælge køen fra vi vi har alt for ofte hørt at informationsniveauet kan variere fra region til region og

brancheforeningen for privathospitaler og klinikker og dansk erhverv stiller sig positive

at der udarbejdes retvisende informationsmateriale til patienter således at man som patient kan foretage et sygehusvalg på et oplyst grundlag som nævnt indledningsvis skal behandlingsgarantien og retten til udredning ses som en del af et større samlet løft

patientrettigheder klart

ses i lyset af det her samlede løft er de også i sig selv udtryk for en grundlæggende indstilling til hvordan vi vægter forholdet mellem system og individ hvor den tidligere regering svækkede patientrettighederne og dermed

styrker vi nu patientrettighederne og den enkeltes muligheder i mødet med sundhedsvæsenet fordi

der

det er jo det som er formålet med det her lovforslag nøjagtig som det var tilbage i nullerne for det er jo ikke rigtigt som venstres ordfører fremhæver at det her handler om at sikre en rettighed til patienterne

de største grupper af patienter får intet som helst ud af det her lovforslag tværtimod så risikerer de en ringere behandling når konkurrencen om de få som har relativt ukomplicerede lidelser sætter ind mellem det private og det offentlige

jo konsekvenserne vi kender dem fra tidligere

et stort skræmmebillede af at nu er vi ved at skovle penge over

til de private hospitaler og at patienterne kommer i klemme er jo

reelt indhold i de rettigheder vi ønsker at give i dag i modsætning

medicinske patienter som vi kender så godt der er i dag

kommer ikke på privathospital men det er fra de områder ressourcerne risikerer at forsvinde når konkurrencen sætter ind

brug for vores sundhedsvæsen som betaler prisen for at de private hospitaler kan få et mere stabilt flow

i kombination med overbetaling og med skattefritagelse for private sundhedsforsikringer som et vigtigt redskab for daværende sundhedsminister lars løkke rasmussen til at bane vejen for

der bliver udstedt i det her lovforslag kommer i realiteten kun et mindretal af patienterne til gavn langt de fleste patienter risikerer derimod at få en ringere udredning eller behandling

skåret ind til benet er det først og fremmest de forholdsvis standardiserede enkle procedurer

som behandles privat privathospitalerne kan sige nej

konceptet her om et standardiseret forløb egner sig jo ikke til den svært kronisk syge eller til vanskelige kræftoperationer eller patienter som er svære at udrede

bliver sendt rundt i systemet

ikke aktuel for de omkring fem og halvfjerds procent

er årsagen til at der er ventetid det er jo dybt beklageligt men løsningen er

at øge konkurrencen mellem det offentlige og det private løsningen er jo at vi får flere speciallæger

få store konsekvenser for de grupper som ikke er omfattet af garantierne om at kunne tage på privathospital vi så tidligere at ressourcerne blev flyttet til de patientgrupper hvor der er konkurrence mellem det offentlige og det private og dermed er der en meget stor sandsynlighed for at ressourcerne på samme måde vil flytte

er i ortopædkirurgien eller har andre mindre alvorlige lidelser

øge uligheden i sundhed og ikke mindske den som flere taler om det er det samme som

nemlig at for hans speciales vedkommende

vil taberne være de sindslidende sindslidende med de sværeste lidelser det er fint med skåltaler men realiteterne er bare således

er at vi svækker sammenhængen i sundhedsvæsenets patientforløb i stedet for at lægge op til nogle

en enkelt røntgenundersøgelse eller en enkelt undersøgelse af noget andet en enkelt operation dér så har vi jo virkelig brug for at samle de enheder

kan arbejde sammen mange af os har allerede besøgt nogle af de steder hvor man er rigtig dygtig til det for eksempel diagnostisk center i silkeborg

eksempelvis billeddiagnostikken de medicinske specialer

kirurgien onkologien osv er samlet kan arbejde tæt sammen og ikke er opbrudt i en masse forskellige forløb der er brug for sammenhæng og samarbejde ikke at vi opsplitter forløbene yderligere

lægeforeningen sygeplejerskerne og foa er imod lovforslaget

vi bør lytte til de rigtig dygtige medarbejdere som vi har i sundhedsvæsenet som fortæller os at det her ikke er til gavn men til skade for de patienter som har det største behov

det også en holdning vi delte med socialdemokraterne men det kan vi altså forstå at det ikke længere er i hvert fald ikke de socialdemokrater

i hovedstaden og ulla astman i nordjylland

et rigtig godt og præcist debatindlæg i dagens politiken hvor de skriver at de her patientrettigheder

bruger vores sundhedskroner forkert derfor mener jeg at socialdemokraterne her på christiansborg ligesom

der er behov for en stærk stemme som advokerer for at vi satser på det offentlige sundhedsvæsen til at løse de her problemer og den opgave skal vi i hvert fald nok

det offentlige for at holde på dem fordi man

det betyder at overbelægningen på de medicinske afdelinger stiger det betyder at ventetiden i psykiatrien bliver længere det betyder at tilbuddet til

de akutte patienter bliver ringere

så det vi burde gøre i stedet for er jo at bruge pengene på at investere i vores offentlige sundhedsvæsen så kapaciteten blev større og så man kunne udnytte den bedst muligt

til det andet spørgsmål hvordan det hænger sammen

til formanden for dansk psykiatrisk selskab som jeg synes siger det godt han siger at når man lægger garantier ind over sådan

vil der ske det at man vil tage de nemme psykiatriske patienter for at leve op til garantien for det bliver man punket for at gøre og det flytter jo ressourcer fra de svageste patienter til de nemme patienter

konsekvenser når man lægger et pres på et system der er presset derfor er det man skal gøre jo at sikre at der er nogle flere midler selvfølgelig også at der kommer nogle flere uddannede speciallæger

som regionsrådene har indgået aftale med eller samarbejder med

til at vælge et privat alternativ når det offentlige ikke kan tilbyde udredning eller behandling inden for tredive dage det betyder kortere ventetid ikke kun for dem som har råd til selv at betale et privat alternativ og det vil altså sige at vi får mindre ulighed ved det her forslag for liberal alliance er det meget positivt at patienterne kommer tættere på et frit valg

er i dag men et frit valg fungerer kun hvis der er noget at vælge imellem og man kender til valgmulighederne

når private sygehuse klinikker med videre skal godkendes til at indgå en aftale men at det foregår på lige vilkår ligeledes er det meget vigtigt at patienterne får kendskab til deres rettigheder og muligheder

information om retten til at vælge samt hvilke steder man kan vælge mellem og ikke mindst information om de forskellige steder er vigtig informationen kan være om geografisk placering ventetid og faglig ekspertise eller andre vigtige faktorer informationen skal være let tilgængelig og letforståelig mange patienter har ikke selv overskud til at tilegne sig viden om rettigheder og muligheder

at oplyse patienterne om deres valgmuligheder

og man ved hvad man kan vælge et

må man så vidt muligt undgå at forløbet deles op på flere forskellige aktører men i visse tilfælde kan det give en hurtigere behandling at dele forløbet op og den mulighed vil patienterne have med denne aftale liberal alliance ser meget gerne at regionerne udarbejder en kapacitetsoversigt og lægger en realistisk plan for deres egen mulighed for at tilbyde de efterspurgte efterspurgte ydelser

man proaktivt planlægger brugen af de private sygehuse og klinikker i stedet for kun at bruge dem som nødløsninger og vente til sidste øjeblik med at inddrage de private den planlægning

og lavere priser og bedre udnyttelse af kapaciteterne samt give de private bedre muligheder for at levere den efterspurgte service

end dem som baserer sig på et privat lande som tyskland frankrig og schweiz som har

her i danmark tværtimod har de væsentlig højere

hvis man omsatte det til en dansk sammenhæng altså til den danske befolknings størrelse svare til omkostninger der var tyve til tredive milliard kroner større så hvorfor er liberal alliance

varme tilhængere af privat sundhed når erfaringerne viser

tilfredshed blandt borgerne borgerne betaler ikke

det samme budget

udtaler de alle sammen at de kan

operationer på den samme tid i

alle analyser viser at det private er mere effektivt end det offentlige jeg ville rigtig gerne se det hvis fru stine brix har en eneste analyse der kan vise at det

på men vi er meget kritiske over for det udvidede frie sygehusvalg hvis ventetiden for behandlingen er over den skarpe grænse på en måned med forslaget fjerner man altså den differentierede ret til behandling der i praksis giver de offentlige sygehuse en mulighed for at lave en fagligt funderet prioritering af opgaverne det presser også det offentlige

sygehusvæsen på nogle områder hvor de ikke har mulighed for at

blandt andet på grund af mangel på specialistlæger vi kunne også ønske at processerne med udredning og behandling ikke blev så hårdt opdelt som det er tilfældet med forslaget her men

bedre integreret når det var nødvendigt men den helt store knast for os er altså fjernelsen af den differentierede ret til behandling som fratager sygehusene muligheden for at prioritere klogt med egne ressourcer naturligvis under hensyntagen til fagligheden

ikke støtte forslaget og jeg skal hilse fra de radikales ordfører og sige at de heller ikke

behandlingsgarantien men lad det nu

jeg synes

når man har læst lovforslaget og også hørt ordførerne fra venstre og en række af de borgerlige partier

at der er en række ting som vi måske nok kan blive enige om nemlig at vi

hvordan vi kan gøre tingene bedre

ikke vi er enige om hvad det er for en behandling der i givet fald skal

ventetider der stadig væk er for lange på både udredning og behandling på sygehusene jeg også enig i at vi

mere alvorligt end som så men jeg tror

set at der hvor vi går helt galt af hinanden er i forhold til midlet jeg synes det er uacceptabelt at det skal være privathospitalerne som skal løse kapacitetsproblemer i det offentlige det overrasker mig

set ikke at det er en venstreregering der foreslår at man nu skal være curlingforældre for privathospitalerne det har vi set tidligere men jeg er overrasket over at andre også er hoppet med på ideen og jeg synes der er flere grunde til at det er en dårlig idé for det første risikerer vi at udhule den sammenhæng som

er i vores alle sammens fælles sundhedsvæsen og det nytter simpelt hen ikke at de penge vi betaler til at skabe et velfungerende system skal gå til private aktører

vi så resultaterne op igennem nullerne og vi så hvordan rigsrevisionen jo

også anfægtede det og konkluderede at det havde kostet statskassen et ganske ganske markant millionbeløb hvis ikke et milliardbeløb

set taler for sig selv og det gør også at vi er nødt til at have nogle forbehold i forhold til

vi benytter os af private aktører

flere og flere af de dyrt uddannede læger vi

igen tager vi penge fra det offentlige og forringer de offentlige ydelser og som danske regioner også gør opmærksom på i høringssvarene kommer der altså ikke flere speciallæger af at vi i større og større omfang lader dem bijobbe på privathospitalerne endsige lader dem fastansætte på privathospitalerne for det må jo i sidste ende være den udvikling vi kommer til at se nej tværtimod

betyde at dem der har mere end uld i lommerne kommer først og lettest til behandlingerne ja jeg begriber

skal styrke patientrettighederne fordi

med at blive taberne i det her spil er dem der ikke har råd til den sundhedsforsikring vi sikkert også inden længe

historien med privathospitalerne vi så det under den nuværende statsminister der selv sad som sundhedsminister i privathospitalernes gyldne æra jeg tror den daværende vicestatsminister kaldte det de gyldne haner og man må også sige at statsministeren jo

der skete både med overbetaling til privathospitalerne men ikke mindst også med det udvidede frie sygehusvalg

lægeforeningen og foa som jo også påpeger at det er en dårlig idé at fjerne den differentiering i

i sidste ende om at vi skal sikre at dem med de mest alvorlige sygdomme bliver behandlet hurtigst muligt men det betyder også at vi er nødt til at prioritere også i en tid med smalle og få midler

de mest alvorlige sygdomme bliver behandlet først og det vil alt andet lige betyde at dem med mindre alvorlige sygdomme kan komme til at vente længere den prioritering mener

med åbne øjne i stedet for at stikke folk blår i øjnene og sige at alle kan behandles lige hurtigt det kan ikke lade sig gøre og det vidner høringssvarene

problemer forbundet med opdelingen mellem udredning og behandling hvor fordelingen af ansvaret skal ligge er ikke helt klarlagt og det forventer jeg også at ministeren kommer til at svare på måske ikke senere i dag men så i den videre udvalgsbehandling jeg kan godt være bekymret for hvad det er for en ansvarsfordeling man lægger op til

kommer til at få det ændrer selvfølgelig ikke på at patienterne har krav på nogle bedre rettigheder krav på hurtig udredning og krav på god behandling og hvordan sikrer vi så

alt i alt

som er endnu et forsøg på tømme de offentlige kasser og kaste pengene efter de private

endnu et forslag på den lange glidebane vil jeg kalde det som bidrager til en større ulighed i samfundet og derfor er løsningen heller ikke at fortsætte ud ad det spor men at gå den anden

op til fra den nuværende regerings side

de kapacitetsudfordringer vi alt andet lige må erkende

om at investere men det handler også om at investere klogt

vælge et privat alternativ

måske nok skal behandles men jeg har svært ved at se argumentet for at

langt mere skal se på hvordan vi behandler netop de komplicerede sygdomme dem som har en livstruende sygdom dem som har en alvorlig sygdom

jeg hellere være med til at prioritere så det handler jo grundlæggende

jeg erkender bare blankt at vi ikke kan alting og derfor tror jeg også

det ansvar på os og sige at vi er nødt til at lave en prioritering i den prioritering

for mig at se helt afgørende at vi skal behandle det mest alvorlige først og det gør man ikke ved at indføre en behandlingsgaranti på en måned

og det betyder at der vil være nogle i det offentlige regi som kommer til at vente længere og det vil alt andet lige

mens de hurtige nemt kan ordnes på privathospitalet men det betyder øget ulighed i vores sundhedsvæsen og det synes jeg

de sidste mange år men når så uheldet er ude eller der

behandlingsgaranti sikrer vi at man

inden for tredive dage og hvis ikke det kan leveres har man ret til at vælge et privat

i høringsfasen at man også har ret til en revideret udredningsplan

at muliggøre det videre behandlingsforløb

at der er nogle

sygdomme som er meget og nogle der er mindre alvorlige jo jo

det anerkender jeg men det som kan virke mindre alvorligt fra det offentliges

kan det have store konsekvenser og så vil jeg sige at de livstruende sygdomme jo ikke bare er indbefattet af almindelig behandlingsgaranti

til ministeren i forhold til at sikre at den skriftlige information der kommer angående de her patientrettigheder er klar og nemt tilgængelig

forstå hvad det egentlig var der stod i de her

en interesse i at patienterne benyttede sig af de rettigheder

meget meget svært tilgængeligt jeg er ikke sikker på det ond vilje det kan også være sådan

bureaukratsprog som bare er svært forståeligt

hvilke rettigheder de har og hvem de skal kontakte for

anden type jeg ved fra region hovedstaden at har man indstillet

fødselsforberedelsen for en række kvinder fordi man havde meget sygdom det kan du så få i naboregionen selv inden for en region som hovedstaden er der store

svært ved at nå det så kan man komme til hillerød og føde på sansefødestuen hvor der er meget meget god tid og meget gode vilkår så på

vi borgerlige nærmest er forlovet med samtlige privathospitaler og jeg

privathospitalerne udgør en vigtig ekstra hjælp til det offentlige problemet

er at privathospitalerne når det er sidste udvej

der er kommet i løbet af debatten jeg noterer mig som

lovforslagets formål fra alle høringsparter ikke mindst

i morges måtte konstatere

opbakning der er her i folketinget til regeringens

har ændret sig her tænker jeg naturligvis på den

område det glæder mig naturligvis på patienternes vegne at socialdemokratiet nu også stiller sig på patienternes side

tilbage til men først lidt om lovforslaget vi behandler i dag vi ønsker et stærkt offentligt sundhedsvæsen det er derfor at vi fra regeringens side sammen med de blå partier vi har indgået finanslov med i år løfter sundheds og ældreområdet med tre

når man bliver syg skal man selvfølgelig hurtigt have at vide hvad det er man fejler en hurtig udredning er forudsætningen for at man som syg kan få behandling i tide og hurtigt kan komme tilbage til hverdagen med familie og med arbejde

alle patienter mulighed for at vælge kortere ventetid til udredning og behandling vi vil kort sagt styrke patienternes rettigheder det gælder uanset om der er tale om en fysisk eller en psykisk sygdom og uanset hvor i landet man er bosiddende vi ønsker udvidet frit valg til udredning og vi ønsker udvidet frit valg til behandling ved en ventetid på en måned og ikke på to måneder baggrunden er jo at vi desværre har set at regionerne ikke har levet op til deres forpligtelser til at udrede henviste patienter inden for tredive dage hvor det fagligt er muligt det er faktisk kun cirka seks ud ti patienter der bliver udredt inden for fristen så alt for mange venter altså stadig væk alt for lang tid på at blive udredt

er meget store forskelle i ventetiderne på tværs af landet

i retten til at klage til styrelsen for patientsikkerhed

det er ikke en rettighed som er god nok for patienten patienten skal også have retten til at kunne fravælge lange ventetider hvis der er mulighed for at kunne få den hurtige behandling et andet sted det skal ikke være sådan at hvis man har ressourcerne til

købe sig til hurtig udredning og behandling

uden unødig ventetid det skal være uanset pengepung og ressourcer i øvrigt man skal hverken kunne købe sig eller tale sig frem i køen

jeg selvfølgelig helt klar over at der kan være fuldstændig legitime grunde til at ikke alle patienter

det kan for eksempel være fordi det ikke er fagligt muligt eller fordi en patient selv har valgt at man ønsker at blive udredt på et bestemt sygehus og derfor aktivt selv vælger at vente længere til gengæld synes jeg

al mulig grund til at hjælpe de patienter som fortsat venter ikke fordi de selv har valgt det men på grund af kapacitetsmæssige årsager og give dem en ret til at vælge ventetiden fra hvis der står ledig kapacitet et andet sted det er det vi fra regeringens side ønsker med det lovforslag

barberet mere end fem uger af ventetiden dengang den tidligere sr regering fik så på en god dag nedbragt ventetiderne med fem dage så kan man jo selv

træde ud af de lange køer i det offentlige sundhedsvæsen og få den korte ventetid og komme hurtigere i behandling det var det vi tog et opgør med da vi i sin tid indførte behandlingsgarantien behandlingsretten det udvidede frie sygehusvalg

at indføre den såkaldte differentierede ret

at i hvert fald dele af den tidligere regering

flere kom til at

tale deres sag over for lægen så lægen

forstå at der var tale om noget hastende det ønsker regeringen ikke og jeg forstår så nu at det ønsker socialdemokratiet heller ikke længere

derfor vil regeringen også afskaffe den differentierede behandlingsret og afløse den med en reel ret til udvidet frit sygehusvalg for alle patienter uanset om

lider af en fysisk eller en psykisk sygdom hvis der er mere end en måneds ventetid på behandling målet er ikke at flere patienter vælger det offentlige fra målet er at flere patienter bliver behandlet hurtigere og at vi inden for rammerne af et stærkt offentligt sundhedsvæsen sikrer den bedste behandling hurtigst muligt og at vi får mest mulig sundhed for pengene jeg synes vi skylder at give patienterne patienterne den lige adgang til at kunne vælge ventetiden fra hvis regionerne ikke inden for en måned kan tilbyde behandling

nemlig at vi nu styrker patientinformationen der vil jeg sige tak for de gode kommentarer også fra den konservative ordfører hertil jeg har tidligere hørt fra rigtig mange borgere og det fremgår også af evalueringen af udredningsretten fra december to tusind og femten at der er behov for bedre og mere ensartet information til patienterne omkring deres rettigheder det er også tilkendegivet fra forskellig side i høringssvarene som patient skal man naturligvis informeres klart og tydeligt

er for nogle rettigheder man har og derfor bliver der også med lovforslaget som noget nyt fastsat en hjemmel til at

kan fastsætte krav til den information som bliver givet til patienterne regionerne repræsentanter for patienterne og de private sygehuse vil blive inddraget i det arbejde og målet er at patienterne får samme informationer om deres rettigheder uanset hvilket offentligt sygehus

henvist til og at informationerne bliver præsenteret på en let og forståelig måde for patienterne

jeg er meget tilfreds med at der er så bred opbakning til forslagets enkelte dele

alt det som vi behandler i lovforslaget i dag er det samme som jeg fremsatte forslag om og ændringsforslag til dengang vi behandlede den tidligere regerings forringelser af behandlingsgarantien og en såkaldt udredningsret som altså alene var retten til at kunne klage til styrelsen for patientsikkerhed

vi ændringsforslag om at indføre en reel ret til hurtig udredning med et udvidet frit sygehusvalg og at fastholde en styrket behandlingsgaranti med ret til hurtig behandling inden for tredive dage det blev stemt ned

kommet i opposition og i dag meddeler man så at man stemmer for det her forslag som man altså sidst

den socialdemokratiske ordfører så sent som i

to tusind og femten udtalte

jyllands posten altså for tre måneder siden om lovforslaget fra regeringen og jeg citerer her kan man tydeligt mærke at vi har fået en venstreregering

ikke til gavn for patienterne citat slut det er tre måneder siden men i dag

vi så forstå at verden er en anden i hvert fald hos

som løber fra alt det de tidligere har sagt

er godt ikke for tilliden til det politiske løfte men for patienterne at vi nu er flere i folketingssalen til at bakke op om at styrke deres rettigheder uanset

har en fysisk eller psykisk lidelse så tak for den kovending og dermed for den brede opbakning i folketingssalen til det her lovforslag en opbakning som jeg ikke havde forventet ville være så bred men en ny dag nye muligheder så tak for den brede

jeg ser naturligvis frem til de videre drøftelser og stiller mig til rådighed for

dengang venstre kom med sit sundhedsudspil da man var i opposition hvor det her var et af elementerne i det man ville indføre at man havde skrevet af ordret fra brancheforeningens notat dengang så bare lige for en god ordens skyld

partistøtte fra privathospitalerne eller brancheforeningen på det

til venstre i henhold til partistøttereglerne jeg synes jo vi skulle bruge tiden i dag på at diskutere det der er indholdet i lovforslaget

rart at der er nogle der nu løfter sundhedsvæsenet og giver patienterne nogle bedre rettigheder og hellere vil diskutere partistøtteregler men jeg er fuldstændig og helt tryg ved at det her for os handler om patienterne uanset hvor meget enhedslisten gerne vil gøre det her til et spørgsmål om brug af privathospitaler jeg bemærkede også at ordføreren for enhedslisten på et tidligere svar sagde til en anden ordfører at det her lovforslag

så kunne jeg jo stille modspørgsmålet

har jo medført at der aldrig nogen sinde har valfartet så mange patienter til privathospitalerne så det spørgsmål kunne jeg jo stille til til enhedslisten men det gør jeg ikke hvorfor fordi jeg

diskutere indholdet af det her lovforslag

og tryg ved at enhedslistens ordfører kan slå op på internettet

kunne have spurgt om noget andet her i min anden bemærkning hvis

nej eller ja til det spørgsmål

nå at spørge til noget andet for det jo rigtigt som ministeren var inde på at socialdemokraterne har skiftet holdning i hvert fald herinde på christiansborg men man kan jo læse i politiken i dag at det ikke gælder regionsrådsformændene og de stiller en række meget relevante spørgsmål som jeg egentlig gerne vil

egentlig ønsker med det her lovforslag er at andre patienter bliver skubbet til side i forhold til behandling af de patienter der har mindre skavanker for eksempel nyrepatienten der skal have opereret en shunt ind eller

lagt sin tarm tilbage er det virkelig det man vil

det der kan blive konsekvensen når man ikke kan prioritere de patienter som har det største behov først så hvorfor er det så vigtigt for venstre at gå tilbage til noget som vi kunne se havde de konsekvenser

mere optaget af at patienterne bliver behandlet end jeg er optaget af på hvilken matrikel de pågældende patienter bliver behandlet hvis ellers de pågældende

kan leve op til de krav vi stiller til kvaliteten og til at få mest mulig sundhed for pengene

en hurtig behandling det mente vi da vi havde regeringsansvaret det mente vi da vi var i opposition og det mener vi pudsigt nok også når vi er i regering

som man også gjorde i opposition det kan jeg godt forstå

været vant til at situationen har været en noget

ikke mindst socialdemokraterne ved roret

udredningsretten og behandlingsretten hvorfor fordi man ved mistanke om kræft

udredningsliste på tredive dage eller en behandlingsliste

at man skal have akut behandling som kræftpatient

forbedre det er derfor vi nu også har igangsat hele arbejdet med en ny kræftplan iv som skal styrke hele kræftområdet og geare os til de udfordringer vi ved vi vil møde fremadrettet på kræftområdet så at sige

prioriteret mellem syge og knap så syge patienter er ganske enkelt ikke korrekt

hver evig eneste dag ude på hver evig eneste afdeling og så lad os

gå og bilde hinanden ind som politikere at den læge der sidder og opererer hængende

øjenlåg som jeg tror at sfs ordfører

den samme læge som sidder og behandler en patient som eksempelvis lider af skizofreni det håber

behandlingen afhængigt af om man bliver behandlet på et sygehus eller

almen praksis lægeforeningen påpeger jo også selv at det strider mod tankegangen om at lade patienterne behandle

så i sig selv

hvis de skulle omfattes ville det jo kræve en omfattende og meget indgribende styring fra regionernes side og i øvrigt jo også

større kontrol af privatpraktiserende speciallægers

kapacitet men som jeg nævnte i min foregående besvarelse

intet til hinder for at privatpraktiserende speciallæger kan aftale ydelser under det udvidede frie sygehusvalg det vi er optaget af regeringens side er at udnytte kapaciteten bedst muligt og på tværs

også at gøre noget ved at sikre at vi får en

nogle konkrete forslag til hvordan vi kan sikre en bedre fordeling også af landets speciallæger på tværs

det enkelte menneske og en indsats sammen med det

og derfor mener jeg stadig at selve tanken og selve ideen med reformen er den rigtige nu har reformen så kørt et stykke tid og opstarten har været svær og for mange

vanskelig nogle kommuner har gjort det

hvor en udviklingshæmmet som stort set ikke kan klare sig selv

vurderes om vedkommende er egnet til førtidspension eller om vedkommende skal i job

jo fuldstændig tudetosset samtidig hører vi politikere jo også hele tiden at aktørerne i dette tilfælde jobcentrene ikke kan følge med

denne proces foreslår regeringen og forligsparterne som

mere enkel og bedre og

det at undtage de mennesker

man tydeligt kan se ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension dette vil for dem betyde at man hurtigere kan lave en udviklingsplan for at få dem tættere på arbejdsmarkedet de andre som skal undtages er dem hvor det er helt formålsløst at udvikle arbejdsevnen det giver de mennesker en hurtig afklaring og dermed en større ro på deres tilværelse både dansk socialrådgiverforening og kl har i deres høringssvar ytret sig positivt om en forenkling hvor ressourcerne i stedet for kan bruges til andre mennesker og styrke den borgervendte indsats

pengene altså bliver i systemet i en undersøgelse fra fra employ fra

femten skønner man at disse sager udgør et sted mellem

hundrede sager ud af de alt cirka seks tusind tilkendelser af førtidspension så det er ikke en helt

lille og ubetydelig del jeg skal ikke

skjul på at socialdemokraterne følger denne

nøje med det præcise formål at det vi ønsker med reformerne gerne skulle give positive resultater det betyder også at vi

er klar over at alt ikke går som det skal med de her reformer

vi følger det ganske nøje det ser vi jo løbende i pressen at det ikke gør vi har folk som besøger os i udvalget og diverse mails fra bekymrede borgere derfor er det også godt at ministeren har fulgt et ønske fra dansk handicap

som ønsker en ny praksisundersøgelse som skal sikre at afgørelserne uden forelæggelse

er korrekte med disse ord

til borgernes møde med systemet og den behandling de får undervejs fordi det jo netop er fuldstændig afgørende for et godt resultat og en god vej fra passiv forsørgelse

hvor kommunen vurderer at det er utvivlsomt at borgeren

af førtidspension

kommunen vurderer at personen er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser at det er helt åbenbart formålsløst

at forsøge at udvikle arbejdsevnen

ud fra det skøn man laver i kommunen at her er

kan vi godt støtte lovforslaget vi synes det er udmærket at man ser på at fjerne nogle unødvendige sagsgange i i kommunerne

den samlede sagsbehandlingstid bliver jo i dag

de proceskrav vi har sat op og det er til ugunst ugunst for for borgeren så

vi finder samlet set at det her lovforslag

lægger op til at smidiggøre den proces der er

det nu ligge det her lovforslag løser i hvert fald ikke

de store problemer som den reform har skabt vi kan godt se en fordel i at hvis der er tale om det man kalder en glat sag altså en sag hvor kommunen ikke er i tvivl om

og tildeler borgeren den førtidspension

men vi kan ikke støtte den anden del af lovforslaget som siger at hvis kommunen ikke er i tvivl om at vedkommende ikke skal have førtidspension så kan man springe rehabiliteringsteamet over jeg er helt med på at en masse borgere oplever det her rehabiliteringsteam som noget forfærdeligt noget der forlænger sagsbehandlingen og at de også bliver mødt med nedladenhed og

mistillid når de vover

hvor mange mange borgere også oplever afslag

burde være givet en førtidspension jeg tror bare ikke at kritikken af rehabiliteringsteamet så skal føre til at vi bliver glade for at kommunen slipper for

indbringe sager når kommunen ikke er i tvivl om at afvise førtidspension

halvdårlig praksis som de team

kan være bedre end kommunens enøjede

om det overhovedet er nogen ulejlighed værd at spørge rehabiliteringsteamet man kan jo have et lillebitte håb om at der i det team skulle sidde nogle behjertede mennesker der har bedre forstand på borgerens situation end kommunen har så vi

vi stemme imod

der én positiv ting i det her lovforslag en

der er tale om

førtidspensionen hvorfor kunne man ikke udvide den praksis

når der skal tages stilling til førtidspension

men jeg synes det er rart at se at der er et enkelt punkt hvor man gerne fra det offentliges side

uhyggelig mange eksempler som vi får underretning om fra borgerne der skriver til os

kommunerne er fløjtende ligeglade med hvad speciallægerne erklærer på trods af en klar udtalelse fra speciallæger om at her er ikke nogen restarbejdsevne at udvikle så ser kommunerne bort fra det og nægter førtidspension så kunne forligsmagerne ikke tage og lade sig inspirere en lille smule af den bemærkning i lovforslaget

dem som virkelig har brug for en førtidspension kan få den hurtigt og ubureaukratisk

man også kan få afvist nogle af de ansøgninger som er

er som udgangspunkt en god idé da vi gerne

er for tiden i tusindvis af danskere på ressourceforløb mange af dem er glade for deres forløb og antallet af førtidspensioner er også faldet markant problemet er at ressourceforløbene for en stor gruppe udsatte og syge danskeres vedkommende er blevet til en langvarig parkering på kontanthjælp med arbejdsprøvninger

derfor har der været rigtig meget medieomtale af ressourceforløb hvor danskere på uværdig og uretfærdig vis er blevet anbragt i arbejdsprøvninger på hele eller halve timer om ugen i nogle tilfælde med en seng som de kunne lægge sig i når de trængte til en pause fra at folde kuverter ressourceforløbene er på den måde blevet

der burde have haft en førtidspension men som det er billigere at beholde på kontanthjælp

en førtidspension beløber sig til mere end tusind personer der er store grupper på de sociale medier der deler erfaringer om hvordan man skal klare ressourceforløbet når man bare bliver dårligere borgere der støtter hinanden mens deres tilstand forværres i diverse arbejdsprøvninger og borgere der hjælper hinanden med at klage over deres situation og med at håndtere de afslag der ofte følger

ressourceforløbene har så meget bevågenhed at vi i efteråret var nødt til

et samråd om emnet til landstingssalen fordi antallet af tilhørere var så stort

en hundrede og fem og fyrre vil fritage dem for deres lidelser i arbejdsprøvningen på ressourceforløbet det skulle så være den del altså anden del

hvis det er åbenlyst formålsløst

man ikke undtaget fra ressourceforløb via det her lovforslag

et samråd på christiansborg jeg tror at dem der bliver undtaget

der er så syge eller svage at de ikke vil kunne tage de to gange tyve minutters arbejdsprøvning om ugen med seng

positive over for at undtage mennesker der er så dårlige fra den helt groteske situation

til at sige at nu er problemet løst med hensyn til at forhindre at mennesker der burde få en førtidspension bliver parkeret på ressourceforløb der skal meget mere omfattende tiltag til

den slagside som ressourceforløbene har

og det vil vi i alternativet fortsætte med at arbejde for

også lidt i tvivl om hvordan man helt konkret bestemmer hvem der er for svage til et ressourceforløb da alle dem der bliver indstillet til

jo før er indstillet til førtidspension angående forslagets anden del om at mennesker der ikke helt entydigt er indstillet til

undtagelser i det kommende lovarbejde til slut skal jeg dog sige at vi i alternativet er glade for den afbureaukratisering

erkendt at reformer først bliver til virkelighed når de implementeres og at man skal følge dem til dørs det har aldrig været meningen med førtidspensionsreformen at terminalt syge mennesker skulle fremlægge deres sager flere gange for at få tilkendt førtidspension men vi må også

at vi nu ændrer loven så det ikke fortsætter de to sagstyper der undtages fra

lyttet både til de involverede mennesker altså de borgere som har følt at de er kommet i klemme i systemet

sagsbehandlere der påpeger at det er en unødig bureaukratisk

byrde at forelægge sager hvor der ikke er nogen tvivl så vi bakker op om

det her lovforslag jeg synes det på mange måder er udtryk for sund fornuft og et folketing der helt bredt formår både at lytte og og arbejde sammen for hele tiden at forbedre lovgivningen så ros til ministeren

opstået tvivl om hvorvidt døende patienter skal undtages

plage døende mennesker med

det bliver opklaret

det bliver slået fast at vi hverken skal genere borgere eller sagsbehandlere

gå i gang med helt åbenlyst formålsløse sager

syge og sårbare borgere får en anstændig behandling i alle kommuner ressourceforløb

er godt tænkt men nogle steder bliver de ført ud i livet på en gennemført håbløs måde det her lovforslag støtter sf men det kan ikke stå alene hvis

gennemgå lovforslaget det er gennemgået på glimrende vis men sige lidt om

vil jeg gøre opmærksom på at

vi i de åbenlyse tilkendelsessager

således at vi sikrer en systematisk lægefaglig vurdering

større områder dog er det sådan at kommunen ikke behøver at indhente denne lægefaglige udtalelse fra sundhedskoordinatoren hvis borgeren er terminalt

at lovforslaget giver mulighed for at spare ressourcer i rehabiliteringsteamet i sager om førtidspension hvor der reelt ikke er behov for en tværfaglig vurdering forslaget betyder samtidig en enklere sagsbehandling for borgere og dermed også en kortere sagsbehandlingstid for de borgere der utvivlsomt ikke opfylder betingelserne for

giver forslaget desuden kommunerne mulighed for hurtigt at tage stilling til hvad der i stedet skal være den rette indsats samlet set er der tale om en afbureaukratisering af den kommunale sagsbehandling der kommer alle til gode

i forligskredsen samtidig enige om at følge udviklingen i kommunernes sagsbehandling så vi sikrer at førtidspensionen tilkendes efter hensigten afslutningsvis er det vigtigt for mig at understrege at vi med dette lovforslag ikke ændrer på kriterierne for førtidspension førtidspension er den allersidste udvej og vi skal aldrig henvise borgere til varig passiv forsørgelse som førtidspensionister hvis der er chance for at de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet

i mange år over for nogle af de mest udsatte mennesker der i forvejen har det rigtig svært

næsten til at forudse at regeringen og partierne bag lovforslaget ville gøre alt for at

en diskussion om de store konsekvenser som dette lovforslag vil få for tusindvis af mennesker den bekymring er så blevet bekræftet vi er jo slet ikke kommet til bunds i den her sag her er lige et par af de centrale spørgsmål jeg har samlet

hvor er de billige boliger som kontanthjælpsmodtagere skal flytte ind i når de bliver sat ud af deres lejlighed fordi de ikke kan betale huslejen på grund af kontanthjælpsloftet hvordan skal dette forslag undgå at føre til øget fattigdom det var sådan det gik i nullerne da vi havde en udgave af kontanthjælpsloftet og timereglen som ikke var nær så hård som den der indføres nu vi får hele tiden at vide at det er rimeligt at tage tusindvis af kroner årligt fra nogle af dem der har mindst det er et rimeligt økonomisk grundlag de mennesker får hedder det det er rimeligt over for de mange der går på arbejde hver dag uden at få ret meget ud af det hvad er det for en rimelighedsopfattelse der ligger i det

til det det er bare nogle af de spørgsmål

blæser i vinden i vinden og jeg håber at vi kan komme det

ikke en mærkbar forskel mellem at være på kontanthjælp og være i arbejde samtidig er der i dag en gruppe kontanthjælpsmodtagere der reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet de seneste tal viser at det drejer sig om cirka hver fjerde jobparate kontanthjælpsmodtager det er også baggrunden for at vi nu indfører et loft over de samlede ydelser som man kan modtage i kontanthjælpssystemet og samtidig stiller vi krav om at kontanthjælpsmodtagere der kan arbejde skal opfylde et arbejdskrav på to hundrede og fem og tyve timer inden for sammenlagt en år de to hundrede og fem og tyve timer svarer til sådan cirka fem seks timers arbejde om ugen

halv måneds fuldtidsbeskæftigelse kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen skal sikre at flere kontanthjælpsmodtagere bliver en del af det arbejdende fællesskab loftet over de samlede ydelser skal samtidig ses i sammenhæng med jobreformens anden fase hvor regeringen ønsker at lette skatten for personer der er i beskæftigelse det vil yderligere øge gevinsten ved og dermed incitamentet til at arbejde lovforslaget er udtryk for en rimelig balance mellem incitament til at arbejde og et rimeligt midlertidigt forsørgelsesgrundlag men det er klart at det selvfølgelig indebærer at man som kontanthjælpsmodtager må prioritere sine udgifter i lighed med hvad der gælder for borgere i beskæftigelse det er endvidere min og regeringens klare opfattelse

skal bryde den sociale arv og understøtte at næste generation får en uddannelse og får fodfæste på arbejdsmarkedet så er det bedste

i arbejde det har været afgørende for regeringen og aftalepartierne at der med lovforslaget skabes den rette balance mellem et rimeligt forsørgelsesniveau for alle på den ene side og et reelt incitament til at arbejde på den anden side

kontanthjælpsloftet gælder som udgangspunkt for alle personer der modtager integrationsydelse uddannelseshjælp eller kontanthjælp men for hovedparten af de modtagere af kontanthjælp der berøres af kontanthjælpsloftet vil den samlede ydelsesreduktion være på under to tusind

halvtreds kroner per måned konkret betyder kontanthjælpsloftet at et typisk kontanthjælpsægtepar med tre børn fortsat vil have cirka femtentusind kroner til rådighed om måneden når skat og husleje er betalt eller cirka firehundrede og

kroner i samlede offentlige ydelser før skat når der tages udgangspunkt i familietypeberegningerne

samtidig med at reglerne gør det muligt for den enkelte helt eller delvis at undgå reduktion i særlig støtte eller boligstøtte ved at arbejde nogle få timer om ugen når man samtidig tager i betragtning at kontanthjælp er en midlertidig ydelse og at personer der slet ikke kan arbejde ikke skal være i kontanthjælpssystemet så skal vi selvfølgelig have ydelsesniveauer der understøtter at det kan betale sig at arbejde vi har i lovforslaget og ændringsforslaget undtaget forskellige grupper af handicappede fra kontanthjælpsloftet

personer som er stærkt bevægelseshæmmede og som er visiteret til en egnet bolig af kommunen her vil boligstøtten ikke indgå i loftet det gælder uanset om det er kontanthjælpsmodtageren selv eller et husstandsmedlem

har vi med ændringsforslaget blandt andet på baggrund af kls høringssvar valgt at undtage særlig støtte og boligstøtte fra at indgå i loftet for kontanthjælpsmodtagere der på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er visiteret til og har fået anvist en handicapegnet bolig af kommunen

både særlig støtte og boligstøtte fra loftet til stærkt bevægelseshæmmede personer og personer der modtager døgnhjælp efter serviceloven og som selv har fundet en egnet bolig det vil sige i de situationer hvor boligen ikke

der er vurderet aktivitetsparate for eksempel på grund af handicap misbrug psykiske lidelser

at der med de ændrede regler ikke stilles krav om at borgeren med det samme kommer i fuldtidsbeskæftigelse eller deltidsbeskæftigelse med et højt timetal der stilles alene krav om to hundrede og fem og tyve timers arbejde

betyder at man med fem seks timers arbejde om ugen vil kunne opfylde kravet det vil sige at småjobs af kortere varighed

de økonomiske incitamenter skal selvfølgelig ikke stå alene

alt hvad vi kan for samtidig at understøtte borgerne i at komme i job for et job er den bedste vej til en tryg og stabil tilværelse for den enkelte familie

her mener jeg ikke at vi må opgive ambitionen om et job og den forøgede livskvalitet det bærer med sig for den gruppe af kontanthjælpsmodtagere der ikke aktuelt er jobparate her er det netop jobcentrenes opgave at medvirke til at borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet eller deltager i uddannelse kommunen har pligt til at hjælpe og understøtte ledige med at komme ind på arbejdsmarkedet via et individuelt kontaktforløb og en aktiv indsats det individuelle kontaktforløb betyder at der jævnligt skal være samtaler mellem jobcentret og den ledige samtalerne skal sikre at der følges op på de iværksatte indsatser jobsøgning og så videre skal drøftes

næste skridt mod beskæftigelse

den aktive indsats skal tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov og kan for eksempel bestå af løntilskud eller virksomhedspraktik eksisterende viden peger på at virksomhedsrettede indsatser har den bedste beskæftigelseseffekt også for de udsatte målgrupper det var blandt andet en central konklusion i det udvalgsarbejde carsten koch gennemførte for den tidligere regering derfor vil vi gerne understøtte kommunernes arbejde med at få udsatte kontanthjælpsmodtagere i gang ude på virksomhederne i slutningen af

femten blev der derfor iværksat et forsøg under navnet

på rigtige arbejdspladser fra dag et og hvor målet er ordinær beskæftigelse i så mange timer som muligt derudover er der med satspuljen for

seksten afsat otte og halvfjerds

million kroner til særligt tilrettelagte virksomhedsforløb der skal fremme at jobcentrene får de udsatte ledige i en virksomhedsrettet indsats på ordinære arbejdspladser som kan gøre dem klar til et ordinært job aktivitetsparate

en koordinerende sagsbehandler som skal sikre at indsatsen bliver koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger der er derfor fokus på at hjælpe personer til hurtigst muligt at opnå varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse eller ordinær uddannelse som det også fremgår af bemærkningerne til lovforslaget skal kommunerne helt konkret være ekstra opmærksomme på at vejlede og hjælpe personer der modtager kontanthjælp når de nærmer sig ydelsesreduktionen som følge af to hundrede og fem og tyve timersreglen

en virksomhedskonsulent med særligt branchekendskab og viden om jobmulighederne på det lokale arbejdsmarked borgere med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne hører ikke til

er således også vigtigt for mig endnu en gang at slå fast at borgere som

for eksempel på grund af sygdom slet ikke skal være i kontanthjælpssystemet her har kommunerne pligt til at sørge for

også af lovforslaget at beskæftigelsesministeriet vil iværksætte en evaluering

som skal belyse i hvilket omfang udsatte kontanthjælpsmodtagere får afklaret deres arbejdsevne og forsørgelsesgrundlag

til mulighederne for at skaffe sig et job mener jeg faktisk at vi har et velfungerende og dynamisk arbejdsmarked hvor der løbende skabes mange job aktuelt nævner en række arbejdsgivere endda at de har svært ved at få besat ledige stillinger på jobnetdk lå der i januar i år syvogtyvetusinde

var attentusinde og ethundrede og treogtyve nyopslåede stillinger de opslåede stillinger på jobnet udgør samtidig kun en del af de stillinger der var ledige i januar rigtig mange ledige stillinger i danmark besættes for eksempel via netværk og uformelle kanaler der var i perioden fra fjerde kvartal fjorten til tredje kvartal

knap syvhundrede og seksoghalvfjerdstusind jobåbninger i danmark det understreger at der er job at få det skal samtidig ses i lyset af at der i oktober

femten var knap ethundrede

fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere der arbejdede i danmark jeg kan oplyse at et nyt kontanthjælpsloft en to hundrede og fem og tyve timersregel og så videre efter regeringens ændringsforslag på lang sigt samlet set skønnes at styrke de offentlige finanser med i størrelsesordenen fem hundrede og otte og tredive million kroner efter skat og tilbageløb og inklusive adfærdsmæssige konsekvenser

forventes forslaget at indebære en styrkelse af beskæftigelsen med i størrelsesordenen syv hundrede årsværk eller fuldtidspersoner det er min opfattelse at vi med loftet over kontanthjælpen og to hundrede og fem og tyve timersreglen bringer kontanthjælpssystemet i den rigtige retning det er helt afgørende at der altid er et incitament til at arbejde og at vi sikrer at modtagere af kontanthjælp reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet de ændringer vi foretager er udtryk for en rimelig balance hvor alle fortsat er sikret et rimeligt forsørgelsesgrundlag desuden er der fortsat en række muligheder for at yde supplerende hjælp til den enkelte efter en individuel og konkret vurdering både reglerne om

og fem og tyve timersreglen indeholder de nødvendige undtagelser sådan at vi sikrer at for eksempel handicappede der har nødvendige højere udgifter til en bolig ikke rammes uhensigtsmæssigt og sådan at personer der aktuelt ikke kan arbejde ikke mister deres hjælp

og tre og tredive kroner om måneden en enlig med to børn har et rådighedsbeløb på

og enoghalvfems kroner et ægtepar med ét barn har et rådighedsbeløb på trettentusinde

femhundrede og halvtreds kroner per måned læs selv svaret og se de voldsomme reduktioner i rådighedsbeløbet der ligger bag de tal hvis de borgerlige

som de selv eller deres kollegaer har gjort sig skyldig i

i hovedstadsområdet er huslejerne væsentlig højere end ministerens forudsætninger ifølge boligselskabernes landsforening giver det et rådighedsbeløb til et par

sekshundrede og ni kroner om måneden så er det i hvert fald slået fast hvor står vi så i debatten om det her lovforslag efter dagens afstemninger kan vi konstatere at den borgerlige blok står samlet om en helt igennem kynisk holdning til arbejdsløse og til mennesker der af forskellige grunde ikke er i stand til at arbejde

man tror ikke selv på at forslaget har nogen nævneværdig beskæftigelsesmæssig effekt de kan ikke anvise hvordan disse mennesker skal kunne fastholde deres lejlighed når boligsikringen og den særlige boligstøtte bliver skåret drastisk ned eller helt forsvinder de kan ikke forklare hvordan man vil sikre at kommunerne undtager de mennesker fra kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen som ikke kan arbejde de kan ikke forklare hvordan man vil sikre at dem der rent faktisk ikke kan arbejde får et ressourceforløb eller en førtidspension de kan heller ikke forklare hvordan det skulle forbedre den sociale mobilitet at gøre tusindvis af mennesker fattige når alle erfaringer viser at så lave ydelser som der lægges op til her blot fastholder mennesker i fattigdom

fremturer de alligevel de ved godt den er gal de ved godt de kaster tusindvis af mennesker ud i en meget svær situation og for manges vedkommende ud i fattigdom det er jo bare så kynisk som det overhovedet kan blive

jo nødt til at spørge os selv jamen hvad er så formålet med det her lovforslag hvad er den egentlige dagsorden det ene formål fremgår jo klart af forligsteksten

som kan kastes ind i forhandlingerne om skattelettelser til efteråret ifølge regeringsgrundlaget skal pengene bruges til at lette topskatten det vil sige skatten for de ti procent rigeste der i forvejen er blevet forgyldt gennem de sidste fjorten år af skattestop og utallige andre skattelettelser det andet formål er pakket lidt mere ind når regeringen og forligspartierne løber tør for argumenter får vi at vide

bare rimeligt det er et rimeligt leveniveau kontanthjælpsmodtagerne får selv om man skærer mellem tyve procent og tredive procent af deres rådighedsbeløb

lige tilføjet det er skam også af respekt for naboen i lejligheden på den anden side i opgangen som hver morgen står op og går på arbejde

ikke har ret meget ud af det men når man skraber alle fraserne af

der er rimeligt et skøn foretaget af mennesker der selv tjener mellem fem og seks gange så meget som de kontanthjælpsmodtagere hvis liv de nu er i færd med

selvfølgelig ikke tværtimod den dag lagerarbejderen selv bliver arbejdsløs

ramt af de samme ondskabsfulde regler respekten for lagerarbejderen består med andre ord i

det helt store slagnummer fra beskæftigelsesministeren er at lovforslaget gennemføres i respekt for arbejdsmarkedets parter og deres overenskomstforhandlinger underforstået at nu skal det offentlige jo ikke overbyde de mindstelønninger der aftales ved overenskomstforhandlingerne men lo vil meget have sig frabedt den form for respekt for de ved hvad den fører til tilbage står at dette lovforslag gennemføres af respekt for dansk arbejdsgiverforening den eneste høringspart der roser lovforslaget bortset fra at

man sænker de sociale ydelser mindstelønnen falder med ned så bliver forskellene mindre hvorefter de med fornyet styrke råber op om at nu skal det kunne betale sig at arbejde det er en dødsspiral for lønmodtagerne og jeg er rigtig glad for at alle partier i oppositionen

så vil jeg med formandens tilladelse læse oppositionens forslag til vedtagelse op

alternativet radikale og socialistisk folkeparti

af en indførelse af kontanthjælpsloftet og en to hundrede og fem og tyve timersregel er meget omfattende regeringen forventer selv at cirka tredivetusind vil blive berørt heriblandt især enlige forsørgere hvoraf langt hovedparten er kvinder og i alt cirka fireogtredivetusinde og femhundrede

at denne lovgivning vil føre til flere fattige flere udsættelser flere hjemløse folketinget konstaterer at regeringen ikke selv forventer at forslaget vil føre til nogen mærkbar forøgelse af beskæftigelsen samtidig

at tusindvis af mennesker i danmark får mindre at leve for herunder mange tusind som ikke kan arbejde trods regeringens ændringsforslag vil handicappede stadig væk blive ramt og ikke mindst børnefamilier vil stå for skud folketinget opfordrer på den baggrund regeringen til at undlade at indføre et kontanthjælpsloft og en to hundrede og fem og tyve timersregel

det vil få den stik modsatte virkning af det man står og siger så vil jeg sige at

er forfærdeligt så ømskindet ordføreren pludselig er altså hvis man tror

at det er en stor indlysende sandhed man kommer med med det her lovforslag så kan man jo bare stole på det

er det sådan især i politik at de reelle formål er noget andet

hvis vi tager det konkrete lovforslag er den ene del af det jo en tilståelsessag det indgår i aftalen som ligger bag det her at der skal afleveres fem hundrede million kroner fra nogle af de fattigste mennesker i

til skattelettelser i forhandlinger med en regering der klart siger at der skal lettes i topskatten så den del behøver vi vel ikke at diskutere så meget

af ministerens udsagn om og den minister bakker ordføreren

i respekt for dansk arbejdsgiverforening så siger ministeren nej det er arbejdsmarkedets parter men lo har altså frabedt sig

før boligudgifter have syttentusinde og firehundrede kroner til rådighed i dag har vedkommende tyvetusinde og trehundrede kroner til rådighed

gennemsnitsberegninger men sådan er det ude i den virkelige verden i går var jeg ude i den virkelige verden

nittentusinde og firehundrede kroner udbetalt hun viste mig selv sit budget

at vi manipulerer

i hele den her debat og de tal som fremgår af ministerens svar på spørgsmål nummer tre og tres

bekræfte at han er enig med beskæftigelsesministeren i den opgørelse af rådighedsbeløbene som står i svaret på spørgsmål nummer tre og tres og hvoraf jeg nævnte de vigtigste beløb

det som virkelige mennesker i den virkelige verden lever af det er det beløb de får udbetalt efter skat efter modregning

er der så hvad går der så ind på kontoen så kan man sidde billigt

alene sammen med dansk folkeparti gennemførte nogle uhørte stramninger og udhulinger af det sociale sikkerhedsnet i det her land gennem forringelser af efterlønsordningen dagpengereformen reformen af førtidspension fleksjob

og en kontanthjælpsreform oven i de første af reformerne

den virkning og det vil vi se i de kommende år

på kontanthjælp fordi man har lukket døren til dagpengeretten fordi man har lukket døren til efterlønnen fordi man har lukket døren til førtidspensionen et eller andet skal de mennesker da for pokker have at leve af bortset fra dem der bliver kastet helt ud i selvforsørgelse og så havner de på kontanthjælp

det

i forhold til hvor mange penge

i forhold til antallet af kroner og øre der kommer ind på bankbogen hver eneste måned for dem der nu

skåret ned om de bliver sendt af sted med gode intentioner eller dårlige intentioner

jeg godt man kunne blive lidt forvirret over i den debat der

spørgsmål til herre finn sørensen egentlig synes enhedslisten og herre finn sørensen at det er rimeligt

arbejde mener herre finn sørensen ikke at det er rimeligt

der er en væsentlig grund til at man står op klokken syv eller otte om morgenen arbejder syv og tredive timer plus pause henter sine børn kommer hjem samtidig med at man afleverer op mod fyrre til halvtreds procent i skat for at vi kan have et velfærdssystem skal disse mennesker ikke honoreres i forhold til de mennesker som

forsøgt at få opklaret vil jeg sige jeg har spurgt beskæftigelsesministeren fordi han kom med en eller anden udtalelse om at der var kontanthjælpsmodtagere der ligefrem ville sætte penge til hvis de tog et lavtlønsarbejde

beskriver men jeg synes ikke at det er rimeligt over for den lavtlønnede at der er arbejdsgivere der spiser mennesker af med så lave lønninger og jeg synes ikke

skal den lavtlønnede rammes af de ondskabsfulde regler som man her

og alle hans kollegaer ikke nok forholde sig til det den lavtlønnede der går på arbejde hver dag smører måske oven i købet leverpostejmadder hvorfor har vi ikke fået den bliver jo ikke bedre stillet af

i første omgang lykkedes at stikke en kæp i hjulet på dansk folkepartis attentat på disse mennesker med forslaget om at forringe boligydelsen for pensionister som vi blev præsenteret for sidst på året

at det kommer tilbage igen i en eller anden uhyggelig form men så skal jeg nok når det sker

reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet

i gang med men vi kan som sådan ikke sætte spørgsmålstegn ved

det rigtigt at det er et problem hvis der er nogle mænd der nægter deres koner at tage et arbejde men nu

står man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet hvis kommunen vurderer at man kan arbejde

får man frataget kontanthjælpen det er ikke nødvendigt at lave det her lovforslag

så med at to tredjedele af de enlige forsørgere der bliver ramt enormt hårdt af det her er af etnisk dansk

faktor vi skal have med ind i debatten eller interesserer

det korrekt at de er overrepræsenteret og det gælder jo ikke kun de ægtepar vi taler

to tilgange til det spørgsmål

at straffe de mennesker ved at tage kontanthjælpen fra dem den anden er at spørge sig selv om

samfund gør et

forkert siden det forholder sig sådan måske er vi rigtig dårlige til at hjælpe de mennesker ind som en del af vores samfund

at vi spænder ben for os selv hvis vi ellers overhovedet har den hensigt

på lige fod med lønudviklingen så de kan indhente det

de har opnået siden

afskaffet den helt igennem uretfærdige og asociale forringelse af overførselsindkomsternes regulering som blev indført med skattereformen i to tusind og tolv det er de to første skridt vi ville tage på det her område hvis vi kunne få lov til at bestemme men desværre desværre står vi jo nogenlunde alene i folketinget

fireogtredivetusinde og femhundrede børn

har forstand på det dem der har med det her at gøre til daglig socialrådgiverne

boligforeningerne og alle de andre mener at det kommer til

igen men det mener dansk folkeparti bestemt ikke og det mener ministeren heller ikke

vil man ikke lytte til for man ved bedre ministeren siger jo også at fattigdom ikke er et ord man har fokus på

de stiller ingen spørgsmål jeg vil sige at udsættelser kommer der også flere af der var flere udsættelser i

ifølge de samme kilder som

og venstre ikke lytter til ifølge ministeren er der også halvfjerds procent aktivitetsparate der bliver berørt altså mennesker som er syge mennesker som ikke bare lige kan komme i gang er det et stort antal jeg hørte

det er så cirka nittentusind ud af femogtyvetusind mennesker der bliver berørt nittentusind mennesker som stort set ikke har mulighed for at komme i gang og som får det rigtig rigtig svært men det lytter man så heller ikke til

lige her til aften hvor der ikke er så mange

har lyst til at diskutere med os og føre en ordentlig debat det er

finde ud af hvad der var op og ned på det

klar til at tage og nu vil man så skære

de svagestes ydelser jeg er bare nødt til at sige til dansk folkeparti dansk folkeparti er igen blevet taget ved næsen af regeringen men det sker

efterhånden lidt tit hvad er

vi kan forvente af dansk folkeparti

han ikke ville skære ydelserne men så gør det alligevel så kan

jeg er bare nødt til at sige til

som virkelig tror på dansk folkeparti

er det man gør lyt til de mennesker som i medierne viser hvor svært det er og hvor hårdt det bliver prøv dog

bliver simpelt hen hårdt jeg mener at prisen er for høj jeg mener at resultatet er

herre finn sørensen ikke skulle lægge forkerte intentioner i munden på dansk folkeparti

at df har gode eller dårlige eller nærmere skjulte intentioner for jeg kan ikke rigtig få øje på intentionerne jeg tror de er ret ligeglade med

marlene harpsøes følelser

økonomiske incitamenter

men det gør folkeparti ikke for så drejer det sig kun om fem tusind mennesker og så kan man ikke få seksten kroner til skattelettelser på den måde er dansk folkeparti jo sådan et eller

et spørgsmål som jeg tror ordføreren godt har gættet kommer

er så enige om at kritisere det her lovforslag for alle dets skadelige virkninger hvorfor kan vi så ikke også blive enige om at love alle de mennesker der bliver ramt og alle dem der bliver ramt fremover at så snart vi får flertallet så snart vi får magten hvad vi får efter næste valg

at gå på arbejde og når den

år ved regeringsmagten for så havde vi mulighed for at rette op på det så herre hans andersen kan være fuldstændig tryg det har vi gjort noget ved jeg håber så bare ikke

kender dem alle alle de mennesker som har det svært som ikke har skyggen af chance for at komme i arbejde og som den her side åbenbart er

ikke har særlig meget ud af det til gengæld er der så fire partier på den borgerlige fløj som gerne vil have at det kan betale sig at gå på arbejde

indflydelse på lønningerne fordi det er arbejdsmarkedets parter der tager sig af det så må vi vi selvfølgelig kigge på de høje kontanthjælpssatser og de ydelser der

folk på kontanthjælp så vil herre leif lahn jensen dog ikke være med til at gøre socialdemokraterne til et arbejderparti igen ved at stemme ja til dette

så der er en mærkbar

at jeg hele tiden går efter dansk folkeparti og hvad de mener

de bliver fornærmede når vi begynder at snakke om hvilke intentioner de har det hørte vi før

at gætte os til hvad de mener så bliver dansk folkeparti fornærmede som sådan nogle små børn der lige pludselig

regne ud at det de bare gerne vil er at tage fra de svageste og så give dem

hvis det skulle ske at ordførerens parti kom til magten igen så vil han rulle det her tilbage det synes jeg godt lige

skal vi også hele tiden gøre noget ved kommunerne har ikke gjort det godt nok ikke alle og det interesserer jeg mig også meget for og det skal man også gøre når man laver reformer men man skal også turde indrømme

til at indrømme i dag der må man så sige at selv om man igen og igen siger giv mig dog et svar giv mig dog et svar så virker det jo alligevel

økonomisk incitament

økonomiske incitamenter der gav det mening

hvis man skulle tro socialdemokraterne kunne man bruge pengene på selskabsskattelettelser men der var et økonomisk incitament det valgte ordførerens parti at holde fast i hvordan kan det være hvis jeg skal spørge ind til det at økonomiske incitamenter virker over for unge danskere men at ordføreren ikke tror det virker over for de firs procent af gifte par af ikkevestlig baggrund som er på den ordning som

kæmpestor forskel på det vi gjorde dengang

der fik sig en uddannelse og kom på kontanthjælp og nu kan vi se at det

syv hundrede og i nullerne gav det ingenting

var meget mere effektiv fordi vi jo sådan set gjorde

vi mener i dansk folkeparti at det ikke er et mål i sig selv at være på kontanthjælp

i arbejde og at man kan forsørge sig selv og sin familie og vi er optaget af at den pågældende målgruppe skal i uddannelse og job det kan kontanthjælpsloftet bidrage til

det afgørende at det skal kunne betale sig at arbejde det vil vi gerne holde fast i de personer som er de svageste indgår i ressourceforløb og de er ikke omfattet af loftet hvilket også er vigtigt for os i dansk folkeparti at pointere ligeledes har vi valgt at undtage personer fra kontanthjælpsloftet såfremt de bor i en særlig bolig anvist af kommunen og derfor får en særlig høj boligstøtte ligeledes undtages personer fra kontanthjælpsloftet hvis de selv har fundet en egnet bolig

også får en særlig høj boligstøtte på denne baggrund ud over kontanthjælpsloftet indfører vi samtidig et skærpet krav om at man som kontanthjælpsmodtager selvfølgelig skal stå

til rådighed for arbejdsmarkedet det betyder at man skal have været i arbejde i minimum to hundrede og fem og tyve timer på et år for at få udbetalt den fulde kontanthjælp det vil øge incitamentet til at tage et arbejde frem for at være på kontanthjælp personer med en så begrænset arbejdsevne at kommunen ud fra et skøn vurderer at de pågældende ikke vil kunne arbejde to hundrede og fem og tyve timer inden for et år på det ordinære arbejdsmarked omfattes ikke af dette skærpede krav

i neon for enhver at der

og det håber jeg man også vedkende sig her i folketingssalen i dag for nogle

kunne læse i fyens stiftstidende i søndags

at personer nægter at sidde i en kasse i fakta fordi

røre ved en medisterpølse

i nogle af moskeerne

arbejde og de følgende tal taler for sig selv antallet af ægtefæller hvor begge er på kontanthjælp er steget gevaldigt efter at socialdemokraterne afskaffede kontanthjælpsloftet ser man endvidere på denne gruppe af kontanthjælpsmodtagere som er ægtefæller

altså fire og firs procent ser man på ægtefæller hvor det er den ene som modtager kontanthjælp

danske samfund er blevet lukket

og skælder

men men men erkend dog at i har fejlet stå ved det

at leve i årevis på offentlig forsørgelse

i dansk folkepartis støtte til det her lovforslag

straffer man tredivetusind mennesker økonomisk hårdt man bringer tusindvis af familier i fare for at blive sat ud af deres bolig

frem for at tage et ordinært arbejde

også med en vis respekt for de mennesker der

og knokler og knokler og får

og toogtredstusind kroner fra et ægtepar fordi de ikke lever op til to hundrede og fem og tyve timersreglen hvordan bliver den lavtlønnede lønmodtager stillet bedre af det

fru marlene harpsøe op til at det skyldes at man fjernede kontanthjælpsloftet

så må jeg igen spørge hvorfor er effekten så ikke større end det helt optimistiske tal på kun seks

den høring vi var til sammen som blev holdt for

det økonomiske råd torben tranæs han var der for rockwool fonden og vi ved at det økonomiske råd også

i deres årsrapport sidste år kan ordføreren huske hvad der blev sagt om sammenhængen mellem

personer som modtager uddannelseshjælp jeg vil gerne igen sige at det

være sådan at det skal kunne betale sig

på kontanthjælp alt andet lige

at man ser det som et mål i sig selv at

men sådan ser vi det bare ikke i dansk folkeparti vi ønsker

økonomisk set men når det så er sagt

har en arbejdsevne der svarer til det arbejde

har sagt ganske tydeligt mange gange det som torben tranæs mindede os om

ydelserne så følger lønningerne i den nederste del af arbejdsmarkedet med dem med de laveste lønninger vil opleve at lønniveauet

for de store byer at mange af de mennesker der blev arbejdsløse er dem der siden er havnet på kontanthjælp fordi der blev skåret

på initiativ af dansk folkeparti

ledige danskere end der er ledige job

ordføreren vi har en arbejdsløshed i danmark

mennesker fattigere skaber ikke et eneste job mere det gør bare mennesker fattigere

vil ordføreren ikke erkende at resultatet af det her ikke er at der skabes job i danmark

man har regnet sig frem til at var over syvhundredetusind jobåbninger i danmark

vi har fremgang på det her område men det gør man ikke og man erkender heller ikke og indser heller ikke er ret mange af de her jobs der

rigere eller lykkeligere af at naboen eller den arbejdsløse kollega bliver fattigere det er da lige præcis de samme grupper som er dem der allermest udsat for selv at blive ramt af arbejdsløshed som bliver hurtigst nedslidt

jeg beder

mennesker som er syge og som er handicappede

repræsentanter for dansk døvesamfund som forklarer at de mægtig gerne

men at de har en arbejdsløshed på tres procent det der sker i det her land

er jo at når man har været arbejdsløs længe nok ender man på kontanthjælp det er så mennesker der bliver ramt

kunne arbejde sig ud af den fordi der ikke er et arbejdsmarked til dem mener ordføreren ikke at man reelt bør hjælpe de syge før man tager kontanthjælpen

så

de skal tage et arbejde og at økonomiske incitamenter er det der gør forskellen for

fru marlene harpsøe jeg tror fru marlene harpsøe skal være rigtig glad for at der bliver sendt bal hos de kongelige i tv og ikke tv

her er decideret uforskammet over for mennesker som er syge og har

og jeg ville ønske

man ikke kan arbejde

mener at man ikke burde rammes men det gør man

til at skærpe det her lovforslag

gøre noget for at handle med regeringen for at løse det problem at mennesker der er syge eller handicappede også er en del af det her lovforslag

socialt sikkerhedsnet i danmark der i den grad værner om de svageste i vores samfund

tidspunkt kommer uden for arbejdsmarkedet

blive samlet op og få den økonomi der skal til for at man kan fastholde et

så skal de slet ikke være på kontanthjælp vi taler faktisk om mennesker

de vil gerne have et arbejde men vores arbejdsmarked er ikke rummeligt nok til at omfatte dem

som jeg hører det jeg kan næsten ikke tro det jamen altså nu skærer vi jer i ydelse og så må i tage jahatten på og så er

er det det dansk folkeparti har at sige til de syge og handicappede som har en arbejdsevne og som gerne vil arbejde men som pt ikke kan komme ind på

fra talerstolen i dag så

er en gruppe af personer med handicap for

kontanthjælpssystemet men jeg troede rent faktisk at vi havde en

at hvis det

så skal man se på folks personlige ressourcer frem for bare at sige okay

at man så bare vil undtage alle som måske har et handicap eller blot er døv

svar til de mennesker er at tage penge fra dem hver måned

et yderligere incitament til at tage det arbejde

økseskaft

men siden hvornår har vi kunnet lovgive os ud

df bruger en masse myter om hvad lønnen i danmark er det har vi ikke fået afsløret endnu men jeg kan fortælle ordføreren at overenskomster i danmark giver mere end mindstelønnen og jeg forstår ikke hvorfor

har et ønske om at forsørge sig selv og sine

at der er en merfortjeneste ved det

ikke om det gør noget at bruge den jeg har set mennesker gå på arbejde uden at få noget af det hvorfor skal vi høre alle de her myter for at man skal gennemføre den mest kyniske politik vi har fået lagt på bordet mens jeg har siddet

som har en ikkevestlig oprindelse jeg vil bare ønske at man

bedste sendetid om netop den her problemstilling hvor der sidder imamer og vejleder kvinder til

at hetze mod de arbejdsløse i afmagt over at

ikke kan sørge for at der er arbejde til alle hvis der var arbejde til alle

kunne se at folk gik på arbejde det ved vi fra de gode tider og derfor synes jeg det er så kynisk og koldt

nogle kan måske få det billede at en handicappet

bevægelseshæmmet fra skulderen og

det er jo selvfølgelig ikke nogle mennesker som vi tvinger i arbejde

og jeg synes faktisk ikke at man bør se på døve mennesker som nogle personer som

at de har det her handicap og derfor

konstatere at

er steget gennem de senere år således at der i dag er tyve procent flere på ydelsen end i to tusind og elleve og antallet af ægtepar på kontanthjælp er i samme periode steget med

det skyldes jo at gevinsten ved at arbejde

vende det blinde øje til

derfor have hænderne op af lommen og med kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen får flere danskere en økonomisk gevinst ved at arbejde

som det er i dag må vi bare sande at

vi skal sørge for at det altid kan betale sig at tage et hvilket som helst arbejde også i den lave

lønskalaen det skal kunne betale sig at gøre en indsats

urimeligt og uholdbart at danskere på passiv forsørgelse har nogenlunde det samme til rådighed som eksempelvis en medarbejder i en butik her på strøget

hver dag der skal naturligvis være en balance så vi sikrer at de rigtige incitamenter er der for at ledige danskere foretrækker et arbejde frem for at være på passiv forsørgelse men samtidig skal vi bevare vores gode økonomiske sikkerhedsnet så de der ufrivilligt og uheldigvis står uden arbejde har en økonomisk sikkerhed uden at det bliver en spændetrøje for at komme i arbejde igen men kontanthjælpen

en midlertidig ydelse

også uholdbart at flere er på ydelsen i årtier det er både uacceptabelt for den enkelte men i høj grad også

udviklingen af danmark og til den sociale arv det er sundt for os at arbejde og derfor

sørge for at vi har et system hvor flest mulige bliver en del af det arbejdende fællesskab hvor den enkelte har noget at stå op til om morgenen vi er af den opfattelse at der med det moderne kontanthjælpsloft er fundet den balance der skal til når det er sagt

også lydhøre når kommunernes landsforening og danske

med videre advarer mod at mennesker der er henvist til en særlig bolig risikerer ikke at kunne betale deres husleje disse mennesker skal ikke komme i klemme

stillet forslag om at de undtages fra kontanthjælpsloftet

gerne vil vide mere om konsekvenserne indførelse af

at en familie på kontanthjælp med tre børn fremover har omkring femtentusind kroner tilbage efter skat og boligudgifter det mener jeg egentlig er et rimeligt og et fornuftigt

stadig burde være plads til

selvfølgelig kræver det en prioritering når begge forældre er på kontanthjælp det kommer vi ikke udenom men dertil må jeg igen påpege at

skal være en midlertidig situation hvor begge forældre er på kontanthjælp med regeringens kontanthjælpsloft

sikrer vi et økonomisk

sikrer samtidig et rimeligt

og fornuftigt økonomisk sikkerhedsnet hvis man skulle gå hen og miste sit arbejde

jeg skal hilse fra de konservative og sige at de desværre desværre ikke kunne deltage i

men at de også støtter op

vedtagelse som jeg vil læse op om et øjeblik

fremsat af dansk folkeparti

at færre modtager offentlig forsørgelse og flere kommer i beskæftigelse og at der er en rimelig balance mellem forsørgelsesniveau og økonomisk incitament til at arbejde at kommunerne har pligt til at sørge for at borgerne får den rette hjælp og at kommunerne

følge op på om en borger skal visiteres til for eksempel et ressourceforløb eller fleksjob

til personer med et psykisk eller fysisk handicap

visiteret og anvist en særlig bolig undtages fra kontanthjælpsloftet og at personer med en så begrænset arbejdsevne at kommunen vurderer at de pågældende ikke kan opnå beskæftigelse på to hundrede og fem og tyve timer

et år på det ordinære arbejdsmarked undtages fra to

det er ret og rimeligt af hensyn til de mange mennesker der i dag går på arbejde kan ordføreren ikke forklare mig

over for de mennesker der i dag går på arbejde bliver de rigere af at man tager seksogtredivetusind kroner fra den enlige mor får de mere til rådighed til sig selv af den grund hvori

alle sammen er bedst tjent ved altså at der er incitament

og mister seksogtredivetusind kroner om året på grund af de regler hvori består den ret og rimelighed for dem der går på arbejde hver dag ved at man indfører sådan

to tusind kroner ud af at tage selv et lavtlønsarbejde

andre håndtag men venstre har så som regering valgt at

ydelserne i stedet for

diskuterede med med dansk folkeparti

der er en række mennesker som selv om de gerne vil arbejde og godt kan arbejde ikke kan få et arbejde fordi de for eksempel er døve vi har jo siddet og lyttet til dem

da de var i deputation i forbindelse med behandlingen af

hvad hun mente om den sag sagde hun at

de skulle tage jahatten på

er venstres svar til de døve som gerne vil arbejde

nogle redskaber til den enkelte og til kommunerne

folk videre det har regeringen så bare glemt i den her situation der nøjes man jo

venstre tænker der skal til og hvornår kommer den anden del her

støtte op omkring det arbejde kommunerne allerede gør og vi har også brug for at få flere virksomheder til at melde sig på banen og tage et større socialt ansvar det er

men det ændrer ikke på at vi synes at der skal være en økonomisk gevinst

i at få bragt flere mennesker fra offentlig forsørgelse

i straffer alle de lønmodtagere der risikerer at ende på kontanthjælp fordi i skal løse det her lillebitte problem gør i tredivetusind danskere fattigere

så rammer i over seksogtredivetusind børn som rammes af den her

fordi i måske med jeres fantasifulde regnestykker kan finde en lillebitte gruppe

og sammenligner den med en gruppe på arbejdsmarkedet som får syttentusinde

og som de mennesker vi har i salen som har beskæftiget sig med arbejdsmarkedet i fagforeninger og andre steder siger den gruppe findes stort set ikke fordi de syttentusinde og syvhundrede er en mindsteløn men overenskomsten omfatter stort set altid andre tillæg

er jo fiktive grupper i sammenligner

for at man har cirka to hundrede kroner ud af det hver dag

uenige med enhedslisten om vi synes at den økonomiske gevinst skal være der og den skal være mærkbar så er vi jo optaget af

godt af at prøve at være bare et par måneder på kontanthjælp og opleve den tilværelse det er den mistillid man møder i systemet de betingelser der bliver stillet de krav man møder

faktisk ikke at man ville stå heroppe og tale sådan som man gør om de mennesker som er ramt af ledighed

anerkender den mekanisme at hvis vi sætter de her sociale ydelser ned

vil det over tid også betyde et pres på mindstelønningerne

så den der påståede omsorg

kan blive udsat af sin bolig af mange forskellige årsager

bliver syg eller i øvrigt ikke kan overskue sin situation men men kontanthjælpsloftet og to

for rigtig mange på kontanthjælp fordi den ydelse de får på kontanthjælp er lige så høj som den de vil få

synes jeg at man bør tage udgangspunkt i den viden vi har

kigge på de grupper i samfundet som har en høj kompensationsgrad altså de grupper som får lidt ud af at arbejde og som har en kompensationsgrad på over firs

konstatere at beskæftigelsesgraden

markant derfor synes jeg at et godt udgangspunkt burde være at ingen

så yderligere sættes ned for at danmark igen kan blive et vækstland det må ordføreren da have en eller anden mening om bortset fra det nu kan

er glad for at ordføreren i modsætning til så mange andre anerkender den sammenhæng der er imellem den laveste sociale ydelse og mindstelønningerne men

kontanthjælpen yderligere sættes ned for at danmark igen kan blive

det der er kilden til vores velstand det der trækker ned i danmark er at vi har så stor en andel af befolkningen som ikke er i arbejde det trækker ned og det trækker altså så meget ned

jeg anerkender jo til gengæld ikke at folk ikke vil arbejde at de ikke gider at arbejde den den har vi også haft

derfor spørger jeg hvornår begynder liberalisterne at overveje om det måske

bare ofte virkelig virkelig noget sludder altså hvis i sagde det til en eksamen i samfundsfag i gymnasiet

til at lyde som om der er et bestemt antal job i en økonomi hvor er arbejdet

skaber arbejdspladser nu og her det her er en reform der øger beskæftigelsen på sigt sådan at der til enhver tid uanset om det går op eller ned i økonomien er flere danskere der er i arbejde

ud over næste valgperiode kan have et samfund

af at enhedslisten skulle være de uoplyste

når danmark har lavvækst bliver der sagt er det fordi vi har en stor andel af befolkningen der ikke er i arbejde

bekræfte at danmark er et af de lande i verden hvor den største andel

spørgsmål var væksten højere eller lavere i danmark da vi havde en marginalskat der var betydelig højere end i dag var væksten højere eller lavere i danmark da vi havde en betydelig højere kompensationsgrad end vi har i dag det er jo komisk

de reformer som arbejdsmarkedskommissionen ønskede

høj økonomisk vækst da vi havde en høj økonomisk vækst i

jo netop et udtryk for at der blandt andet blandt mange ting kom

udbuddet af arbejdskraft en kæmpestor og

alle de mennesker der kom ud nej

meget af den politik som enhedslisten står for

gik det gruelig gruelig galt

gå bankerot eller forgælde

kontanthjælpsloftet her efter andenbehandlingen i dag sagde leif lahn jensen fra socialdemokraterne noget som gjorde stort indtryk på mig og som sammenfatter hvorfor vi synes at kontanthjælpsloftet

regnede så på hvor mange børn der ville opleve

for ledige og deres børn hvis omkring to tusind børns forældre får jobs og toogtredivetusinde og femhundrede børns forældre bliver fattigere et andet argument som jeg som jeg gerne vil tilbagevise er at dem der er i arbejde bliver

gladere for deres job hvis de ledige bliver fattigere jeg tror ikke på at danskere er sådan indrettet jeg tror ikke på at folk i lavtlønsjobs bliver gladere for deres arbejde hvis de ledige ikke har råd til

en gave til fødselsdagsbarnet det minder lidt om

fjerne toiletterne og sæderne på anden

det giver jo ikke mening og meningsløshed synes vi er nøgleordet for

moderne kontanthjælpsloft det har vi

tredjebehandlingen og det er med alternativets store beklagelse

med al sin tvang og kontrol er skruet totalt forkert sammen derfor har vi i dag

på hvordan vi kan basere vores kontanthjælpssystem på frihed og tillid og motivation i stedet for ufrihed og mistillid og tvang hele processen omkring det moderne kontanthjælpsloft har bekræftet

jo sådan set det samme der er på spil her

statsministeren på det tidspunkt formand for venstre

formanden for venstre svarede i en debat

dem kan man mene om hvad man vil jeg kommer aldrig til at føre en politik der sender børn ned under den grænse jeg synes altså fortsat

standpunkt

i valgkampen

venstre mente at venstre aldrig ville føre en politik der ville sende børn ned under

genindførelsen af kontanthjælpsloftet og

og fem og tyve timers reglen som vil gøre netop dette det er fuldstændig klart

det

jeg synes faktisk det er helt fair ikke at mene at det er en relevant diskussion

er helt fair at mene at

her man vil lægge kræfterne det er ikke det som venstre mener

at venstre aldrig ville komme til

som den tidligere regering jeg var en del af havde formuleret

det er præcis hvad venstre gør og så mener jeg bare at venstre skulle stå ved

for mig ved den her debat der er ingen tvivl om at det her kommer til at gå ud over børn vi har også sagt meget tydeligt at det vil gøre hverdagen urimeligt meget hårdere for mange kontanthjælpsmodtagere med børn det vil have en række meget uhensigtsmæssige konsekvenser for børnene det siger

en hundrede og tretten som jo er lovforslaget og

mange familier

trange vilkår forskningen på det her område viser at en tredjedel af børn med psykisk syge forældre risikerer at få særlige psykosociale problemer senere i livet det er noget af det som bedre psykiatri også gør opmærksom på

familiers økonomiske og boligmæssige tryghed og i familier indgår børn

det synes jeg er noget af det helt enormt triste ved den her lov det er det grundlæggende sikkerhedsnet vi har i danmark vi ønsker alle sammen at vi får flere i arbejde jeg tror faktisk at vi helt bredt politisk

meget forskellige syn på

at arbejde er

af de mest bidragende elementer til at få en velfungerende hverdag og være noget for sine børn det er det sikkerhedsnet som regeringen og og dansk folkeparti nu

men ellers tak for et skarpt indlæg og især for at ordføreren minder os alle sammen ligesom ordførerens

om statsministerens klare løfte i valgkampen

vil gerne støtte ordføreren i at

forfølger den sag og tak for et godt samarbejde i det hele taget i kampen mod det her elendige lovforslag når nu vi er så enige i kritikken af det

i hånden dog indtil videre minus socialdemokraterne nemlig enhedslisten alternativet og sf der jo i vores betænkningsbidrag klart har sagt

vi ophæve det her lovforslag

om ordføreren vil være med til det og om ordføreren ikke tror at det ville

tænde et håb og et lys i mørket for de mange for eksempel børnefamilier der bliver ramt så hårdt af det her

kontanthjælpsloft fordi det vil give flere fattige familier og bringe meget få mennesker i arbejde jeg synes at ordføreren sagde det

her fra talerstolen man vælger ikke

tage et arbejde det er ikke et valg man kan træffe når man er på kontanthjælp står man til rådighed

kontanthjælpsmodtagere som er vurderet arbejdsmarkedsparate men det er jo det der er den store opgave vi er ikke så optaget af at lave en lang liste over præcis hvordan

jeg tror at ordføreren er udmærket klar over

er jo ikke en lang liste jeg beder om jeg beder om ordførerens tilsagn om at det her lovforslag ophæver vi igen og så forhandler vi om hvad der

jeg tror det vil vække et håb hos de mange mennesker der bliver ramt så hårdt og her er det jo dobbelt nærliggende fordi der bliver genindført noget oven i købet i skrappere form som vi sammen har været med til at afskaffe så hvad skulle forhindre os i i fællesskab at love disse mange mennesker at det retter vi op på

opnået det mål at gøre det mere attraktivt at arbejde

et ægtepar med to børn hvor begge forældre er på kontanthjælp får næsten toogtyvetusind kroner efter skat er det så virkelig sådan

fru sofie carsten nielsen får det til at lyde som er det ikke stadig væk et ganske pænt beløb vi giver her som ikke medfører

om at udvikle danmark skabe mere social mobilitet få råd til at investere i uddannelse og forskning og grøn omstilling ikke til at afvikle danmark vi går ind for reformer

helt gennemgående under

den tidligere vk regering det er meget meget få mennesker der kommer i arbejde fordi man tager ydelser fra dem når det er mennesker der er på kontanthjælp

i stand til at få et arbejde hvis ikke de får anden hjælp inden

meget det det her handler om og derfor

at at klippe hul i sikkerhedsnettet jeg behøver ikke

overdramatisere og kalde noget armod men vi har defineret en fattigdomsgrænse i den tidligere regering og den handler jo om

kan ikke forstå at man synes at en familie med to børn som har toogtyvetusind kroner efter skat

man fattig på en måde så det

nærmest er forkasteligt

ud fra disse kriterier at en sådan fattigdomsgrænse defineres og det betyder jo hvad kan man i forhold til alle andre

jeg synes det er helt fair at ordføreren har nogle andre betragtninger

grundliggende politiske forskelle mener vi

det her kommer til at virke og at at flere børn skal leve under fattigdomsgrænsen når vi også ved at det betyder

og at man så

blev hundrede gange rigere og alle sammen kunne

have ti og de fattigste kunne have én

det er den definition indebærer

muligheder at der er mulighed for at skabe

har mulighed for at flytte sig det er faktisk for mig

selv ministeriets egne optimistiske tal viser jo ikke nogen

effekt af betydning er det for at skaffe fem hundrede million

man kan grave ned og som man så bagefter her engang til

kan grave op igen og bruge som bestikkelse

liberal alliance som de kan give til deres rige venner så vi kan få et

finanslovsforlig sandsynligvis er det for at presse mindstelønningerne nedad

jeg synes måske også at debatten nogle gange har været lidt urimelig det er

den samlede opposition sammen med stort set alle organisationer

er det jo ikke ret skal være ret

de sidder lige nu ovre slikker sig om munden

i virkeligheden bare om at når borgere der ikke

borgerlige ondt i den legemsdel der er højest når man plukker jordbær

så vil jeg sige om de her såkaldte økonomiske incitamenter

at der kan vi bare konstatere at de

og hvis man ønsker at hjælpe mennesker

sig kan det faktisk nogle gange hjælpe at give dem et skub så hvis man er i stand til at flytte sig

gør man det men hvis man af forskellige grunde ikke kan flytte sig vælter man

langt hovedparten af kontanthjælpsmodtagerne er ikke i stand til at indrette sig efter et økonomisk pres det fører bare til fattigdom apati opgivenhed

en mørk aften møder to

bredbringede rockere på fortovet og de råber

med at komme væk men hvis du ikke er i stand til at flytte dig måske fordi du er lam i benene eller

bundet på hænder og fødder

nu der er blå bøllebank på vej til de borgere der er i bunden af samfundet og på kanten

herre karsten hønge overhovedet se

er man fuldstændig blind for de perspektiver og de motiver som ligger fra

det er en af de bedste reformer som er blevet lavet i den her folketingsperiode indtil videre og det gør vi fordi vi grundlæggende er et parti som er optaget af at skabe velstand i danmark vi er

optaget af det moralske aspekt som ligger i at der er en belønning til de mennesker som

de tre mål der bliver opnået med den her kontanthjælpsreform der bliver opnået at

flere mennesker kommer i arbejde der bliver opnået at vi sparer nogle penge og der bliver

er et bedre forhold mellem hvad man har hvis man er i arbejde og hvis man er på kontanthjælp

opmærksomme på at vi selvfølgelig også skal give folk der er på kontanthjælp

levegrundlag og det synes vi bestemt også vi gør med

et meget nuanceret kontanthjælpsloft som har forskellige satser alt efter hvor mange børn man har og hvilken familiær situation man står i men for at tage et enkelt eksempel så kan vi jo tage den her familie med to mennesker på kontanthjælp der har to børn de vil have næsten toogtyvetusind kroner efter skat om måneden og det synes vi altså er et ganske anstændigt levegrundlag

være højere hvis pengene voksede på træerne og hvis vi ikke havde nogen problemer i forhold til vores arbejdsmarked

være endnu højere men vi mener altså at det her niveau

ville medføre at der er nogle mennesker der bliver nødt til at flytte og og det kan jo godt være at det gør det men der er stadig væk mulighed for at man kan

bolig af en god standard måske ikke den bolig man havde dengang man arbejdede og havde en højere indtægt der kan det godt være hvis man er på kontanthjælp gennem længere tid at man så bliver nødt til at tilpasse sine udgifter efter de indtægter som man har og som vil være lavere end da

i arbejde det kan der ikke laves om på det kan ikke være sådan at vi kan garantere at alle mennesker kan blive boende hvis de går fra at være i arbejde til at være på kontanthjælp så vil det være naturligt

det der er ansvarligt de tager fat på

vi har for mange mennesker på passiv forsørgelse vi bruger for mange penge

andre lande og vi mener ikke at der er noget at skamme sig over

det her kontanthjælpsloft vi mener at det her

er en god reform som gør danmark rigere uden at vi går på kompromis med at der stadig væk er et godt

en

der står noget forkert på beskæftigelsesministeriets hjemmeside

at det er væsentligt at der er en forskel

hvad man får når man er på kontanthjælp og

at skulle gå på arbejde man kan have behov for noget bestemt tøj man kan have nogle transportudgifter og

babysitter eller andre ting

det er bare mærkeligt at enhedslisten har den der holdning at folk der sidder og arbejder otte timer

vil den her familie have fjortentusinde og firehundrede kroner om måneden efter skat

syvhundrede kroner

med kontanthjælpsloftet sikrer vi at

fuldtid på deltid eller blot nogle få timer om ugen det er sund fornuft at der skal være en forskel på at være på offentlig forsørgelse

at forsørge sig selv og det

af det arbejdende fællesskab for hovedparten

integrationsydelse og uddannelseshjælp der berøres af kontanthjælpsloftet vil den samlede ydelsesreduktion være på under to tusind kroner den gennemsnitlige ydelsesreduktion vil være på cirka fjorten

halvtreds kroner per måned for personer berørt af kontanthjælpsloftet med loftet vil det være sådan at et typisk kontanthjælpsægtepar med tre børn fortsat vil have cirka femtentusind kroner til rådighed om måneden efter at skatten og huslejen er betalt

kroner om året i samlede offentlige ydelser

vil vi fra regeringens side gerne stå på mål for kontanthjælpsloftet ændrer ikke på satserne i kontanthjælpssystemet det vil sige at borgerne fortsat modtager den samme forsørgelsesydelse som hidtil derudover vil den enkelte borger ved at arbejde selv få timer om ugen kunne skabe plads under loftet til igen at modtage hele eller dele af den særlige støtte eller boligstøtte som vedkommende måtte have mistet retten til på grund af loftet aftalepartierne har samtidig lagt vægt på at kontanthjælpsmodtagere skal have den rette hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet derfor skal kommunerne systematisk via rehabiliteringsteams følge op på om en borger skal visiteres til for eksempel et ressourceforløb eller fleksjob og hvis en kontanthjælpsmodtager mere permanent ikke kan arbejde skal vedkommende slet ikke

i kontanthjælpssystemet endelig vil regeringen sikre at handicappede der har et særligt boligbehov undtages fra loftet det vedrører helt konkret særlig støtte og boligstøtte til stærkt bevægelseshæmmede og døgnhjælpsmodtagere i særlige boliger samt boligstøtte til personer med psykisk eller fysisk handicap som er visiteret til og anvist en særlig bolig med lovforslaget indføres også et krav om at dem der kan skal arbejde to hundrede og fem og tyve timer om året for at fastholde den fulde kontanthjælp

og fem og tyve timers beskæftigelse inden for tolv måneder kan opnås med fem seks timers arbejde per uge eller cirka halvanden måneds fuldtidsbeskæftigelse reglen skal sikre at kontanthjælpsmodtagere

kan bare fornemme at fru marlene harpsøe slet ikke har fattet det her endnu

er nødt til at spørge ministeren forskellen på det vi gjorde dengang hvor vi skar

her unges ydelse eller satte dem på en uddannelsesydelse og

meget større social mobilitet og meget positive effekter af dette både i henseende til hjælp til dem der i dag passivt er placeret på kontanthjælp

så er

beløbsgrænser det der er meget væsentligt for os med det forslag som debatteres nu er at vi skaber mere dynamik både i henseende til

få den støtte man har behov for i ressourceforløb eller i andre ordninger og det vil sige at vi ønsker at gøre op med den passive parkering

er vores hensigt ikke at mennesker skal komme under den fattigdomsgrænse

men hvis vi relaterer til den og respekterer den som en tidligere besluttet fattigdomsgrænse

kommer under den fattigdomsgrænse for vi ønsker ikke at man uafbrudt i en længere periode bare

i bestemte situationer kommer under den grænse som der spørges til men igen intentionen er jo at få brudt op i

vi har fået illustreret meget godt i de sidste måneder hvor vi har debatteret det her lovforslag

blevet placeret i kontanthjælpssystemet i årevis uden at nogen har hjulpet dem

opmærksomme på de bemærkninger vi har skrevet i lovforslaget vi ønsker at kommunerne skal tage deres forpligtelse til at hjælpe disse mennesker alvorligt og vi vil måle kommunerne på

man kan mene hvad man vil om jeres fattigdomsgrænse men jeg kommer aldrig til at føre en politik der bringer børn under fattigdomsgrænsen det er jo et løfte der er afgivet i valgkampen hvis vi nu kan dokumentere og jeg har stillet ministeren et spørgsmål på baggrund af artiklen i dag i

der rent faktisk er børnefamilier der kommer under fattigdomsgrænsen i kraft af det her lovforslag

statsministerens valgløfte og ændre

forbliver på kontanthjælp i alt for mange år og ikke får hjælp som de har krav på derfor ønsker vi at få tyndet ud i mængden af kontanthjælpsmodtagere enten gennem at de kommer i hel eller delvis beskæftigelse

at de kommer i ressourceforløb eller andre af de ordninger der er etableret for at give dem den støtte de skal have vi kan ikke være bekendt

den udvikling vi har kunnet se i de sidste år det kan vi ikke være bekendt af hensyn til deres indkomst af hensyn til deres situation og af hensyn til deres børns situation det vi gør med dette forslag er langt mere ansvarsfuldt end det der er blevet gjort i de sidste år når vi ser på hvordan tallene har udviklet sig og ser på gennemslaget i den sociale arv

passivt at opholde sig på offentlig forsørgelse i årevis uden at

føre en politik der sendte børn under den tidligere regerings fattigdomsgrænse hvis det nu viser sig at det rent faktisk er det man er i gang med vil ministeren så sørge for at regeringens

bliver overholdt sådan at lovforslaget bliver ændret det kan man for søren da

med lovforslaget så fremgår det af lovforslagets bemærkninger vi stiller krav til kommunerne om at man skal give de udsatte borgere den hjælp de har krav på det er beskrevet og vi vil følge kommunerne og vi vil måle dem på deres handlinger allerede

grupperne har udpeget følgende medlemmer

morten bødskov pelle dragsted

og josephine fock meddelelse om hvem der er valgt i henhold til gruppernes indstilling vil